pernille skipper

beslutningsforslag nummer b seks og halvfjerds leif mikkelsen

beslutningsforslag nummer b syv og halvfjerds dennis flydtkjær

beslutningsforslag nummer otte og halvfjerds henning hyllested

ni og halvfjerds martin henriksen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

samtykke som givet

og vi går til afstemning om de stillede forslag til

til vedtagelse nummer v syv og fyrre af leif lahn jensen nadeem farooq eigil andersen og finn sørensen og der kan

vi slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte to og halvtreds

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og fyrre af martin henriksen nummer v seks og fyrre af inger støjberg og mike legarth

otte og fyrre af joachim b olsen

og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og fyrre af pernille skipper ole hækkerup jeppe mikkelsen og jonas dahl og der kan

slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte halvtreds

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og fyrre af peter skaarup karsten lauritzen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

slutter afstemningen for stemte

og tres imod stemte syv og fyrre hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget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

for stemte syv og halvfems imod stemte tretten

det er ikke tilfældet så

vi slutter afstemningen for stemte en hundrede og ti imod stemte

lovforslaget er enstemmigt vedtaget

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

for stemte fem og halvfems imod stemte tretten

ønsker nogen at udtale sig

hundrede og ni stemmer og vil nu blive sendt

ønsker nogen at udtale sig fru gitte lillelund bech som

stillet af skatteministeren hvoraf det fremgår af bemærkningerne

meget lange bemærkninger at det er et forslag som er lavet i dialog med foreningen

skal jeg blot anmode om at sagen kommer tilbage i skatteudvalget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

øjeblik med at åbne forhandlingen hvis nogen har brug for at tale sammen

bede om bare en lille smule mere ro i salen tak så åbner vi forhandlingen det er fru inger støjberg som ordfører

erkende at vi står over for et dilemma på den ene side vejer hensynet til familien og dens enhed tungt på den anden side skal der sættes ind over for forældre der misbruger familiesammenføringsreglerne og sender deres børn på genopdragelsesrejser

have været konstruktivt hvis justitsministeren havde indbudt til et

bredt samarbejde på det her område

udarbejde det her nye lovforslag i en lukket kreds hvor man end ikke inviterede for eksempel venstre indenfor til forhandlingsbordet

også til information udtalt at

udlændingeloven nu bliver mere uigennemskuelig og samtidig gives

at man kan sende sine børn på

af udlændinge og integrationsloven som i dag er på tale er en lov som socialdemokraterne selv var med til at indføre i to tusind og fire

regeringsgrundlaget har socialdemokratiet sammen med de øvrige regeringspartier selvfølgelig skrevet og

lovgivningen skal indeholde klare og rimelige regler for ægtefællesammenføring ophold asyl og statsborgerskab administrativ praksis skal være gennemsigtig og forudsigelig

det nuværende lovforslag som det ligger her nærmere vil gøre udlændingeloven mere uklar og sværere at tyde

lovforslaget lægger op

forældrene jo i virkeligheden tvangsfjerner i ly af de danske familiesammenføringsregler

skønnede i to tusind og fire at to hundrede og halvtreds danske børn årligt sendes på genopdragelsesrejser uanset tallets præcise størrelse er det stadig alt for mange der sendes på genopdragelsesrejser

tidligere var integrationskonsulent i københavn kommune udtalte som integrationskonsulent

er også et citat vi svigter disse børn ved stiltiende at acceptere at de tages ud af skolen og ud af det danske samfund mange af de børn der kommer tilbage har tabt en masse både i forhold til skolen og i forhold til integrationen

enig i den nuværende ligestillingsministers udtalelser desværre

vil lovforslaget nu sikre at forældre kan hive deres børn

og så kan de alligevel få opholdstilladelse i danmark og måske endda få en familiesammenføring det er den trafik vi gerne vil have at

der er en lovhjemmel der sætter en stopper for

fortalte en hjerteskærende historie om den tolv årige somaliske pige aisha fra stenlille som blev sendt på genopdragelse i somalia for at blive renset som forældrene sagde renset for sin moderne danskhed i sådanne tilfælde er det simpelt hen ikke nok blot at holde en præventiv samtale med forældrene specielt ikke hvis forældrene kan gennemføre en genopdragelsesrejse vel vidende at de sagtens kan få barnet familiesammenført

at man så tidligt som muligt allerede i daginstitutionsalderen skal gribe ind med

kan vente helt op til otte år måske endda i nogle tilfælde

jo virkelig ødelægge det barns muligheder

med indvandrerbørn ikke alle men nogle som

og man så her siger at man

mange år med at hente børnene til danmark

der er anstændigt i den her forbindelse for jeg kan forstå at det skib som herre jacob bjerregaard taler om jo er et skib der sejler børn af

sine børn på genopdragelsesrejse uden

de børn som der er tale om og

oven i købet et svigt som den nuværende ligestillingsminister

integrationskonsulent har omtalt

mens han var integrationskonsulent i københavns kommune vi svigter disse

at de tages ud af skolen og det danske samfund

fuldstændig enig med herre jacob

herre jacob bjerregaard nej er svaret nej nej

til den gældende lovgivning men alligevel kunne jeg godt tænke mig at socialdemokraternes ordfører lige forklarede offentligheden hvordan det kan være socialdemokraternes politik at man fortsætter vkos linje

straffe børn for at de imod deres

det er jo stadig væk tilfældet selv om der bliver bedre muligheder og heldigvis for det for at man kan få opholdstilladelsen tilbage tilbage er det jo fortsat sådan

sender dem på genopdragelse og den måde de bliver straffet er ved at de får frataget deres

ikke lige redegøre for hvorfor socialdemokraterne synes

stille spørgsmålet igen hvordan hjælper det børnene at man fratager deres opholdstilladelse i danmark

det er helt klart forældrene gør noget som vi i danmark ikke bryder os om nemlig at sende børnene på genopdragelsesrejse det er vi så vrede over og det ønsker vi at gribe ind over for og den måde vi reagerer

for deres forældres handling ved at de får frataget deres

lovforslaget og baggrunden for at vi ikke

fjerner nogle af de konsekvenser der er forbundet med at sende sit barn på genopdragelsesrejse jeg synes det

at man siger til forældrene som har ansvaret for børnene

de træffer en beslutning om at sende deres barn af sted på en genopdragelsesrejse fordi deres barn

er væk i længere tid end tre måneder så kan miste sin opholdstilladelse

se at det ikke kan være en optimal situation for barnet men pointen er jo

os herinde der træffer den beslutning det er forældrene der

i den konkrete situation træffer en beslutning om at

barn er blevet for godt integreret i det danske samfund

barn af sted på en genopdragelsesrejse på koranskole eller hvad det nu kan være i stedet for at lempe reglerne sådan som regeringen

stramme reglerne jeg synes man skulle sige at

konsekvenser for barnets opholdstilladelse

få konsekvenser for forældrenes opholdstilladelse for det er nu engang forældrene

hvis man som familie træffer en beslutning om at de værdier vi har i det danske samfund

og så farlige at de ikke må præge

rejse ned til det land hvor de mener at værdierne kulturen og normerne er så meget bedre

i sender jeres barn af sted på en genopdragelsesrejse risikerer at vi inddrager barnets opholdstilladelse hvis barnet er væk i

hvis barnet har sin opvækst i danmark har sit netværk i danmark har sin familie i danmark

lidt ærgerligt at man forsøger at sælge det her lovforslag som om man

sagen er jo den at man fastholder overskrifterne

så mange undtagelser ind i forhold til det gældende regelsæt

der er tilfældet og så kan man jo

orientere dem om gældende lovgivning i forhold til

bliver gift med en herboende indvandrer eller en herboende dansker og man ønsker at få

muligheder for at du kan få dit barn fra et tidligere ægteskab

vi ved erfaringsmæssigt at jo længere tid man venter med at

jo sværere bliver det også at integrere dette barn vi har indvandrerbørn som er født og opvokset i danmark som har gået i en dansk daginstitution i en dansk folkeskole

at forældre der ønsker at hente et barn fra et tidligere ægteskab til danmark

hvis der er mulighed for det ganske kort

været nogle sager for eksempel omkring tvister om forældremyndigheden

sit barn til danmark men har været mulighed for det fordi der en tvist om forældremyndigheden

kan dokumentere at de har gjort en indsats men samlet set

retning og derfor stemmer vi nej

ellers deler jeg gerne mundvand med et tværpolitisk udsnit

utålmodigt derude fordi de har været klemt på en helt urimelig måde af de eksisterende regler

kurt der har skrevet til os nærmest på ugentlig basis

faktisk skulle finde sted i dag

sager der viser urimeligheden i den eksisterende lovgivning

sammen i danmark men vi glæder os over forbedringerne

med deres forældre i danmark

åbner mange vinduer og døre på klem for de store børn

at få deres opholdstilladelse tilbage efter genopdragelsesrejser

nogen hemmelighed at vi i det radikale venstre

i at det er rimeligt og en god løsning at straffe

forældre har sendt dem på genopdragelse

for samfundets opbakning

kompromis mellem flere partier flere holdninger flere hensyn

ønsket os mere men vi kender også godt virkeligheden i politik

rigtig godt kompromis og et stort skridt i den rigtige retning

i danmark og ude i verden tillykke

i har stillet jeres historier til rådighed for at vise hvor urimelige de eksisterende regler

at det nuværende regelsæt per automatik lukkede for familiesammenføring med børn

til oplysning orientere det radikale venstre om at det undrer mig

ministeren venligst oplyse hvor mange udlændinge under femten år der er kommet til landet som led i en familiesammenføring siden

enogtyvende januar to tusind og tolv er meddelt fire tusind otte hundrede og firs opholdstilladelser på baggrund af familiesammenføring jævnfør udlændingeloven § ni stykke en nummer to eller § ni c stykke en til udlændinge der på afgørelsestidspunktet var under femten år så står der også at

genoverveje sin udtalelse om at der

som ordføreren refererer til

hvis man har en forælder i thailand og en i danmark at det kan være vanskeligt at afgøre hvor barnet skal bo

svært hvis man bor med en grusvej imellem sig at finde ud af hvordan den helt rigtige fordeling skal være den er jo kun endnu sværere når der er mange tusinde kilometer imellem forældrene

at der er gået mere end to år før

sine udtalelser en lille smule det synes jeg er alletiders og befriende for debatten det er jo

det øger det barns muligheder for at blive godt integreret i det danske samfund det siger

i betragtning at fire tusind otte hundrede og firs trods alt

vi altså om om børn folk der er under femten år så vil jeg høre om

man har forholdt sig til under forhandlingerne internt i regeringen

og som uden problemer har haft mulighed for at integrere

fuldstændig tilfældigt hvad der kommer ud og

at gøre op med den forrige regerings unuancerede integrationspolitik målet har

at få en ny og fair balance

sikre nogle fornuftige regler for familiesammenføring hvor især barnet er i centrum den nuværende lovgivning skelner skarpt mellem om ansøgninger om familiesammenføring er sket før eller efter at forældrene har boet her i to år det afgørende for sf har aldrig været hvornår ansøgningen er sendt af sted men om familiesammenføring giver mening derfor synes vi den regel skal ændres i dag skal alle vurderes gode muligheder for vellykket integration for at kunne opnå tilsagn om sammenføring det synes vi er en ret rigid og unuanceret lovgivning vi mener faktisk slet ikke at det giver mening at lave

også derfor vi nu trækker en streg i sandet ved seks års alderen

kommer af en aftale som regeringen lavede i februar sammen med enhedslisten og liberal alliance og det der var meningen var at barnets tarv ved familiesammenføringer skulle være i centrum der har i den grad været brug for et fokus på hvordan vi sikrer at børnene ikke bliver ofre i en administrativ kamp om at få tilkendt familiesammenføring det afgørende for sf er at vi ikke opstiller unødvendige barrierer i reglerne for familiesammenføring det afgørende skal og bør være at gavne integrationen

tager med vedtagelsen af det her lovforslag det første skridt til at gennemføre en række af de elementer og vi støtter

at det er rimeligt at man straffer børnene hvis de imod deres vilje er blevet sendt på genopdragelsesrejse af deres forældre jeg spørger selvfølgelig fordi den politik jo videreføres i lovforslaget også selv om der er bedre mulighed for og heldigvis for det at få opholdstilladelsen tilbage men grundprincippet

der imod deres vilje er blevet sendt på genopdragelse af deres forældre dem straffer man ved at fratage dem opholdstilladelsen i danmark

godt ønske sig at man var gået længere det jeg synes er det vigtige er at nu har vi fået en ny regering vi har fået en ny værdipolitik og formålet med det her forslag er at sikre nogle bedre regler det glæder jeg mig over men man kan

i tvivl om hvad enhedslisten mener i enhedslisten mener vi det er forkert at man straffer børn og jeg kunne forstå på de radikales ordfører fru zenia stampe at det heller ikke er de radikales politik

man straffer børn så skal jeg bare høre om det

politik eller om sf ikke mener at en god idé

man kan sige at tingene måske kan diskuteres på et andet og senere tidspunkt jeg synes det afgørende er at nu har vi fået en ny regering som har lagt en ny kurs for værdipolitikken og det er nogle mere fair og

et notat på den problemstilling at vi allerede i dag har problemer med at integrere indvandrerbørn som er født

i otte år måske endda længere tid

var blevet familiesammenført inden for de seneste år det lød næsten også som om

ordføreren for socialistisk folkeparti fru karina lorentzen dehnhardt om man har forholdt sig til

skal en medarbejder ud fra kommunen og orientere om hvilke konsekvenser forbundet med at sende sit barn på genopdragelsesrejse altså

familie og netværk og

det skal man også orientere forældrene om og kan

konsekvenser som man senere hen ophæver hvis barnet har

sikre at børn i højere grad kan være sammen med deres familier og det skal sikre at især små børn ikke skal igennem en proces vi har set nogle uheldige sager som har været fremstillet i pressen og det skærer mig altså i hjertet at se børn som vurderes ikkeintegrerbare og det er endda meget små børn

konkrete problemstillinger i forbindelse med forhandlingerne

kan forstå at enten ønsker man ikke at lukke lidt op for

godt gøre nu for de er jo afsluttet

diskutere når man lemper udlændingelovgivningen vi ved der er lempelser

det kan få konsekvenser på meget meget meget lang sigt

det danske samfund ok

udlændingereglerne yderligere

konkret men jeg har desværre ikke deltaget i forhandlingerne jeg har været på barsel og jeg

startet lige præcis i dag så jeg kan ikke redegøre for hvad der er foregået under forhandlingerne

et samarbejde mellem regeringen enhedslisten og liberal alliance er en klar forbedring sammenlignet med de nuværende alt alt for stramme

med det her forslag vil flere børn få mulighed for at kunne leve sammen med deres mor eller far her i danmark og med det her forslag vil færre børn blive straffet for at deres forældre har sendt dem på en såkaldt

vi har set sager i pressen hvor selv ganske små børn er blevet nægtet

at vurdere om børn er integrerbare eller ej mener vi i øvrigt er temmelig absurd

haft nogen til at passe på sig i hjemlandet og alligevel har barnet ikke

at komme her til danmark til sin far eller mor den slags sager kommer vi forhåbentlig til at undgå i fremtiden med det her lovforslag men det er bestemt ikke nogen hemmelighed at stod det til enhedslisten

var der lavet væsentlig flere ændringer

reglerne end dem vi står med i

indtil de fylder atten år jeg synes det er fint at der nu ikke længere stilles krav til integrationspotentiale

børn under otte år men jeg synes ærlig talt det er temmelig tosset at man fortsat stiller krav til integrationspotentiale hos ni årige børn eller ti årige børn eller for den

skyld elleve årige børn altså at man kan stemple en ni årig som

i enhedslisten mener vi at det er ubegribeligt at man straffer børnene for deres forældres

fået regeringen med på at det skal være lettere for børn

hedder de formative år her i danmark at kunne få

men selve ideen om at straffe barnet for forældrenes handling ved at fratage opholdstilladelsen i danmark fortsættes jo og det er vi grundlæggende imod i to tusind og elleve blev danmark jo i øvrigt dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol fordi pigen ved navn

sahro osman havde mistet sin opholdstilladelse efter at

havde sendt hende på genopdragelsesrejse i

risikerer fortsat at havne i situationer som den så længe man fortsætter den lovgivning der går ud på at barnet straffes for forældrenes handling med andre ord

ville vi fuldstændig afskaffe den her idé om at straffe børnene

og at det derfor også bør fremgå af loven at hensynet til en vellykket integration aldrig må veje tungere end barnets tarv

og det påpeges blandt andet af advokatrådet børnerådet og dansk flygtningehjælp at der bør være bedre mulighed for at barnet selv kan høres altså at barnet simpelt

der er også andre punkter fra høringssvarene som jeg mener man kan se på i udvalgsbehandlingen men de her to kunne

ministeren kommenterede i sin afsluttende tale afslutningsvis vil jeg nævne at vi jo er

vi har at gøre med en lov der indeholder en masse vurderinger der vil være mange situationer hvor det vil være op til en sagsbehandler at vurdere om barnet nu skal have et afslag eller om barnet skal have lov til at komme til sin far eller mor her i danmark og det betyder

om loven rent faktisk lever op til

skal herske nogen tvivl om at stod det til enhedslisten

havde vi lavet væsentlig flere ændringer

der skal heller ikke herske nogen tvivl om at vi fortsat synes det er dybt urimeligt

for deres forældres handlinger ved at fratage dem deres opholdstilladelse i danmark men det skal samtidig siges at det her lovforslag er en klar forbedring

sammenlignet med den nuværende lovgivning og det er vi

er problemer med integrationen i danmark det har der været i mange årtier men det skyldes ikke de regler som vi nu laver om det skyldes at vi igennem årtier har

medført at vi har fået alt for mange til det her land som ikke har haft en realistisk chance for at komme ind på det danske arbejdsmarked

har været mange tilfælde hvor børn er kommet i klemme hvor børn ikke har fået muligheden for at bo med deres forældre men det at man ændrer det er altså ikke det der på nogen måde vælter læsset i forhold til at have en ansvarlig integrationspolitik i danmark

giver barnet opholdstilladelsen tilbage igen hvis det er at barnet har netværk i danmark socialt netværk og familienetværk

ikke se at det er et problem at

konsekvenser i forhold til opholdstilladelse osv når man

til udlandet under en forudsætning om at det var en anden type ferie men hvor det så viser sig at være en

det er barnet der skal straffes for det

i konsekvenser i lovgivningen var liberal

her lovforslag jeg mener at dansk folkeparti tidligere

og hvor selv herre martin henriksen var ude at sige

nu bliver de så ændret i dag

er positivt at man imødekommer nogle af

vi skal have en fair og fast udlændingepolitik vi har også tilkendegivet at hvis der er åbenlyse urimeligheder og uhensigtsmæssigheder

derfor er det da højst mærkværdigt at regeringen

i ly af nattens mulm og mørke forhandler en aftale på plads med enhedslisten og liberal alliance uden at invitere

vores positive holdning og samarbejdsvilje det undrer mig

man får ikke gjort det mere

før og så er der et element der handler om genopdragelsesrejser som vi jo meget gerne vil være med til at sætte ind over for

bekæmpe det vi ved at to hundrede og halvtreds familier

den størrelsesorden det synes vi selvfølgelig ikke er i orden det skal

og det lægges der ikke op til i det her lovforslag

blevet inviteret til en forhandling og ikke kan få indflydelse på hvordan lovforslaget kommer til at se ud

tak for det formand må jeg ikke starte med

gennemfører regeringen jo den aftale som regeringen har lavet med enhedslisten og liberal alliance her i februar måned

familiesammenføringer til familier

får forankret en vigtig del af dansk udlændingepolitik nemlig spørgsmålet om familiesammenføring med børn det er rigtigt nok som det har været fremme at det vi med aftalen og nu med

det vil sige at vi laver en seks års grænse

uden at man skal igennem integrationsvurderingen som man

kommer man så om på den anden side af to års grænsen

forældrenes integration de forældre der er her i danmark og vi lægger større vægt på forældrene i hjemlandet og deres reelle vilje og evne til at tage sig af barnet

så er der en række andre særlige ting som er med i aftalen jeg synes det er værd at være opmærksom på i debatten her ikke mindst når man hører visse partiers deltagelse i debatten

det er børn vi har med at gøre og

skal have bedre muligheder for at leve sammen med deres familie i danmark og derfor

åbner op for et hav af et genopdragelsesrejser og andet

helt ude af proportioner et godt spørgsmål til dem der er kritiske over for det er jo om de hvis de får regeringsmagten igen

men det håber vi ikke vil undlade at danmark skal indstille sig på en dom mod danmark fra den europæiske menneskerettighedsdomstol

det som regeringen med lovforslaget indfører

det som vi så at sige fik en dom imod os

barnets formative år altså eksempelvis hvilke netværk

sin opholdstilladelse igen så det gode spørgsmål er hvis

at der rent faktisk er en dom imod danmark

er godt det kommer forhåbentlig ikke som nogen overraskelse og det er også godt for de familier som er kommet i klemme

af regler som havde udviklet sig

det havde de ikke under de tidligere regler der var simpelt hen for rigide regler

en gang tak til liberal alliance og enhedslisten for

og de konservative for trods alt at kunne se noget positivt i

vil jeg sige moderate udgave af

skal genoverveje når vi kommer videre i behandlingen

er en vis idé i at man understreger

man kunne få indtryk af når man hører dansk folkepartis

klarhedens skyld slå fast at når det handler om reglerne for bortfald af opholdstilladelse for børnene

det vi gennemfører er så at sige konsekvensen af den dom som er gået imod danmark ved den europæiske

ok ét er retorik noget andet er politiske realiteter efter et eventuelt regeringsskifte

være nødt til at gøre fuldkommen det samme

mere information til forældrene om konsekvenserne

ville de jo nok påstå

er i overensstemmelse med gældende internationale rettigheder

det som en lempelse

af den såkaldte osmandom som tager stilling til hvornår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

åbnet fru karen ellemann som ordfører for venstre mangler vi en minister

til hensigt at få skabt klarhed om hvordan serviceniveauer og saglige økonomiske hensyn kan anvendes i konkrete afgørelser på hele området for anbringelser og det kommer til at ske ved at man får præciseret

lad mig gøre det ganske klart at det støtter vi selvfølgelig fra venstres side vi mener at sådan en præcision

er fornuftig da det jo alt andet lige må skabe en større gennemsigtighed i forhold til de enkelte afgørelser og også det grundlag de træffes på

at få indført grænser for hvor sent kommuner og regioner kan fremsætte krav om betaling når en kommune har købt pladser

det er også et meget fornuftigt forslag som vi fuldt ud bakker op om

selvfølgelig har til hensigt at øge retssikkerheden ved behandlingen af klager over kommunale afgørelser

meget positivt stemt over for og det femte element skal jeg så

at vi ikke støtter det men jeg har visse bekymringer for det her

det handler om justeringen af

de store søskendeflokke hvor man altså nu vil

refusion ved

at man allerede der går ind og og tæller det som en samlet enhed i udgangspunktet tror jeg vi er uenige om vanskeligheden i de her sager når kommuner står med anbringelser der økonomisk er meget meget tungt belastende for en kommunes økonomi

har af social belastning for både barnet og og familien men at

nu ved at ændre på

også glad for at der i bemærkningerne står at det er noget vi vil følge meget meget tæt

en kommune sidder med en søskendeflok lad os antage at der er fire søskende og lad os så sige at den faglige vurdering går på at det er de tre søskende der ville have gavn af at blive anbragt uden for hjemmet men at man så rent faktisk vælger

for området hvad det kommer til at skabe af måske negative incitamentsstrukturer jeg har også en bekymring i forhold til fokus på hele det forebyggende sociale arbejde altså hele hjælpen

de familier som er ramt af eksempelvis manglende forældreevne som ikke kan

kommunens incitamenter til rent faktisk

og gøre en stor indsats i

det forebyggende arbejde ved at

et større kommunalt regnestykke her hvor man egentlig ikke så at sige økonomisk kan se at der er en fordel

det ved jeg også godt er adresseret i lovforslaget men rent juridisk kommer vi måske til at fjerne nogle af de her incitamenter

det element i lovforslaget som jeg har en bekymring for

som måske i dag ikke har dyre

skulle rammes af økonomien i de kommuner som måske ikke er lykkedes særlig godt med den forebyggende indsats og det er altså det

bekymring det er det element i lovforslaget som vi mener indebærer nogle potentielle problemstillinger og som vi derfor vil

er der altså ud af de fem elementer

som jeg kort vil ridse op for det første bliver det præciseret at en afgørelse skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn så bliver det præciseret at kommunalbestyrelsen

inden for servicelovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer

bliver der indført en tidsgrænse for hvor sent kommuner og regioner

kan rejse krav om betaling

refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager når det handler om udsatte børn og unge og der bliver en

anbringelsessager som involverer større søskendeflokke jeg vil da godt starte med at sige at det er noget af det som vi i

juridiske ekspertise i de sociale nævn fordi de

ankestyrelsen udpeger

den første del af lovforslaget her

bunder jo i en aftale som den tidligere regering lavede

overholder de aftaler som er indgået

og hvornår og hvordan de kunne få lov til at fastsætte serviceniveauer og hvornår de kunne få lov til

inddrage økonomiske hensyn det har ikke været hensigtsmæssigt

vi er meget meget tilfredse som jeg også sagde før med de elementer som angår refusionsordningen jeg tror at det vil hjælpe

vi oplever at børnesager kan blive meget dyre og i de sager som jeg

helt helt forfærdelige eksempler

den juridiske kompetence i vores socialnævn og sidst men ikke mindst synes vi

det giver rigtig god mening at sige at der må være en tidsgrænse for hvornår kommunerne kan sende regninger til hinanden lovforslaget har

er ikke nogen hemmelighed en del kritik fra især

nogle af organisationerne det fremgår også

høringssvarene det er jo især spørgsmålet om at at man kan fastsætte serviceniveauer i form af generelle vejledende retningslinjer og at vi skriver ind at kommunernes afgørelser skal hvile på både faglige og økonomiske hensyn som der har været noget bekymring

det er både forståeligt og rigtigt

er optaget af udviklingen på det sociale område derfor synes jeg også det er vigtigt at sige igen her i dag at den del af lovforslaget

en præcisering af den ret som allerede er gældende for det fremgår allerede i dag af de retsgrundsætninger som man skal rette sig efter og som man er lige så bundet af i kommunerne og andre steder som den skrevne lov at hvis man står med to tilbud som

en borger så skal man da vælge det billigste det er almindelig snusfornuft

en stor fed streg under at lovforslaget netop ikke handler om at kommunerne så bare får

en fribillet til at kunne skære ned

på servicen kommunerne er

og og bundet af den praksis som bliver fastsat af ankemyndighederne og af tilsynsmyndighederne det var også en af grundene til at vi skal styrke

vi kommer også til at følge udviklingen meget nøje jeg er glad for at en del af lovforslaget jo også er at vi vil udarbejde en praksisundersøgelse her

som ikke efterlever loven eller som bruger det her som en anledning til

eller ikke overholde loven over for nogle borgere så vil vi da være de første til at slå ned på det

det der var fremme fra den tidligere regering på en lang række områder jeg er rigtig glad for

i formålsbestemmelsen i serviceloven at afgørelserne altid skal træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering

kan man sige en præcisering af gældende lov

forvejen men jeg tror det er rigtig vigtigt at vi får trukket det op og får det skrevet ind netop når vi når vi præciserer den anden del det handler om at sikre at borgerne netop får den hjælp

vi er rigtig glade for at vi får ændret på den centrale refusionsordning til gavn for de børn som vi jo alle sammen her i salen så brændende ønsker at gøre en forskel for

vi gør når vi ændrer på refusionsordningen derfor kan socialdemokraterne anbefale lovforslaget

når det gælder del af lovforslaget som handler om at skrive økonomiske hensyn ind i formålsparagraffen

serviceloven

jeg sagde meget klart i min tale at vi har haft bekymringer netop omkring

også min tale med at sige at når vi så alligevel

vi går ind og sikrer at

den konkrete individuelle vurdering ind

ankemulighederne og laver praksisundersøgelsen for det det er jo vigtigt at sige

er en ændring i forhold til hvad man allerede må i dag men vi gør det mere klart hvad vi må i dag det synes jeg på en måde

at give en ringere service eller til ikke at overholde

vil betyde et skred i forhold til hvordan kommunerne vil forstå lovgivningen

til kommunerne i stedet for at begynde at lave ny lovgivning

tydeligt der kommer så til at stå at man må tage økonomiske hensyn det synes jeg faktisk giver mening jeg ville egentlig også være bekymret hvis vores kommuner ikke tog økonomiske hensyn men det står jo netop side om side med de faglige hensyn for det er jo ikke sådan at man nu kun skal tage økonomiske hensyn og det tror jeg også at

rené christensen som dansk folkepartis ordfører

flere aspekter og flere af de tidligere ordførere har

det som dansk folkeparti glæder sig over

er blandt andet den styrkelse der er af den juridiske juridiske ekspertise i de sociale nævn og hvorfor glæder vi os over det

om refusionerne for det vi ser nu nemlig at ankestyrelsen kommer ind over de sociale nævn ser vi også som at forældrene som også er en tvangsanbringelsessagerne

en stemme i de her udvalg vi føler også at det sikrer at man træffer de her afgørelser ud fra et meget hvad hedder det objektivt synspunkt og også kigger meget nøje på lovgivningen

fordi der har været nogle onde onde forældre i den anden ende

sager der har været oppe i medierne

familier er familier der har det rigtig svært

og varetager den opgave derfor er vi glade for at man den vej igennem får styrket ekspertisen også i de sociale nævn

man kan undre sig over og det var også det der var udgangspunktet

hvordan lovgivningen er ud fra de saglige og

hvad er et serviceniveau vi har jo det

kigger man på hvad kommunerne bruger på borgerne på ældreområdet på børne og skoleområdet og på andre områder i forhold til hvad der bliver brugt på den enkelte borger

ud fra at det er det serviceniveau man sådan overfører til den her

her går jeg ud fra at man kigger på de saglige hensyn

det så for et tilbud man kan få og der har vi jo

lejligheder haft mulighed for at diskutere hvad det så er for nogle tilbud der er på

ofte til en meget meget høj pris den kvalitet

man går efter børn og unge har krav på at få det som

enkelte unge har behov for derfor skal kommunerne selvfølgelig hele tiden være på vagt

den ydelse de køber også lever op til det

kan være med til at kommunerne tænker sig lidt om

tilsyn på opholdsstederne får kommunerne

som skal have det pågældende tilbud det er sådan vi ser præciseringen her kommunerne skal være

er de køber og hvad det er de får

en anden ting som også venstres ordfører var inde på og hvor man kan blive sådan lidt

siger man jo egentlig at at kommunerne ikke vil det gode

mindre økonomisk hårdt for kommunerne at stå med en familie

som har flere børn og har mange udfordringer og derfor selvfølgelig også skal have nogle dyre tilbud fordi det drejer sig om mange individer i den pågældende familie derfor lægger man

skal ikke straffes fordi den pågældende

hjælp til familierne så kan man sige at

når tingene har kørt over en årrække og

det er gået rigtig galt der håber vi selvfølgelig ikke at kommunerne har den tankegang det tror jeg heller ikke på at kommunerne har men jeg er glad for at den socialdemokratiske ordfører sagde at det

blevet forklaret af tidligere ordførere et lovforslag med fem elementer hvor

bero på et både konkret og individuelt

skal træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn det betyder helt konkret som det også blev fremlagt af en tidligere ordfører at hvis man har to ens tilbud der opfylder en borgers behov

logisk og nødvendigt udgangspunkt dernæst præciseres det også at kommunalbestyrelsen kan fastsætte de her lokalpolitiske serviceniveauer men det er jo selvfølgelig under forudsætning af at det her serviceniveau kan fastsættes inden for de rammer

lovgivningen altså at serviceniveauet er lovligt ud over de her præciseringer

indføres der en tidsgrænse for hvor sent kommuner og regioner må rejse krav om betaling for hjælp som

set fra radikal side også giver ganske god mening til slut er der to tiltag som vi fra radikal side er rigtig glade for først og fremmest justeres refusionsordningen for de særlig

området for udsatte børn og unge og når der er tale om om store søskendeflokke det mindsker belastningen på den enkelte kommunes økonomi og det anser vi sådan set som et gode

er der som et led i satspuljeaftalen en styrkelse af den juridiske ekspertise i de sociale nævn fordi man udvider

et ekstra medlem formålet er jo at få mere kvalificerede og mere ensartede

netop imellem vores kommuner og vores ankesystem

alene en rigtig god idé fordi netop usikkerheden i sig selv kan udgøre et problem og de øvrige ændringer

støtter vi fra radikal side fordi det giver glimrende mening

særlig det her med refusion i børnesager er er en styrkelse af

hun er vikar

tilbud som er det billigste

sådan det er i dag og det er også derfor der er tale om en præcisering

er bekymret for at det at man skriver økonomiske hensyn ind på lige fod med faglige hensyn kan føre til et skred i forhold til hvordan kommunerne afgør

og derfor tror jeg ikke det vil være tilfældet ude i kommunerne men som det også er

det in mente at man har lyst til at følge forslaget fremover og sørge for at det her netop ikke bliver en fribillet for kommunerne til

udbyde en en dårligere social og faglig service

ikke afholde nogen fra at stille spørgsmål hvis skulle være nogle

vi skal sikre at kommunerne har råd til at hjælpe udsatte borgere i vores velfærdssamfund

aldrig blive sådan at hensynet til økonomien stå over hensynet til de udsatte borgere

være meget omkostningstungt for kommunerne at anbringe mange søskende på én gang men det må aldrig afholde samfundet fra at gribe ind hvis der er børn der misrøgtes

positivt at vi med dette lovforslag sikrer at kommunerne får en højere refusion

er også rigtig glade for forslagets anden del hvor der bliver indføjet en højere refusion for særlig dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge selv om det ikke løser alle problemer på området synes vi det er et godt skridt i den rigtige retning kommunerne vil fremover blive mindre belastet af de dyre enkeltsager idet udgifterne bliver fordelt alle kommuner imellem det er kun fair og vil forhåbentlig

medvirkende til at det ikke bliver den enkelte kommunes økonomi der bliver afgørende for hvilken hjælp man kan yde i de særlig dyre sager

borgerens retssikkerhed bliver forøget med lovforslaget i kraft af den ekstra juridiske ekspertise i forbindelse med klagesager

dog opmærksomme på at der i flere af høringssvarene udtrykkes bekymring for hvorvidt borgerens stemme i det sociale nævn bliver svækket det er ikke intentionen

vil være opmærksomme på i det videre arbejde

mange af høringssvarene er ytret bekymring for forslagets del vedrørende kommunernes mulighed for at fastsætte bestemte serviceniveauer

er vigtigt for mig også

jeg understreger at lovforslaget bestemt ikke giver carte blanche til kommunerne til at skære i tilbud til borgerne efter forgodtbefindende eller til at de kan vægte økonomien højere end de faglige vurderinger

udelukkende en lovfæstning af eksisterende praksis og en præcisering af den eksisterende lovgivning og det er ikke intentionen at det skal føre til forringelser for den enkelte borger som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget kan kommunen fortsat ikke undlade at iværksætte hjælp som borgeren efter en konkret og individuel vurdering har behov for med henvisning til økonomiske hensyn

dette forslag løser ikke alle

er vi bestemt glade for at der nu kommer en reel aflastning til de kommuner som møder de største udfordringer i forhold til udsatte børn

første skridt som vi er meget glade for

så skiftede regeringsmagten

socialisterne der fik magten i danmark og nu er sf med til at gennemføre selv samme lovforslag

vko lavede med kl og vi vil gerne respektere de aftaler som kl

men som parti var vi meget bekymret for det meget entydige fokus der var på økonomiske hensyn

som tidligere ordførere også har været inde på har vi jo netop lavet den

ændring i loven

understreges at de faglige hensyn på ingen måde kan tilsidesættes det er det der er sket i ordførerens eget parti var

lovforslaget blev fremsat første gang

at faglige hensyn ikke måtte tilsidesættes på på den baggrund

selvfølgelig skal man altid i den kommunale verden passe på pengene

der er ikke uanede mængder af midler til rådighed

så godt som muligt for borgerne og specielt når det handler om udsatte børn

vko fik lavet med kommunerne det var netop at man fik lovfæstet gældende retspraksis fuldstændig som det sker nu her altså lovforslaget

fuldstændig identisk men jeg vil da anbefale sfs

sfs socialordfører

så i det mindste fjernede det fra sin egen hjemmeside

går rundt og praler med at man førte en valgkamp

er ikke særlig kønt og det mindste man kunne gøre

på fru özlem sara cekics hjemmeside at det var det hun gjorde så der er lige en skævvridning der men

kommet en klar understregning af at det faglige hensyn på ingen måde kan tilsidesættes

så der er vi enige men men

i vores optik er det her lovforslag blevet forbedret

socialrådgivernes forening en lang række handicaporganisationer hk og mange mange flere

man skriver økonomiske hensyn ind i lovgivningen ikke får nogen som helst betydning for hvordan

en understregning af at så længe tilbuddene er lige gode skal der også tages et økonomisk hensyn

to tilbud er lige gode skal kommunerne selvfølgelig

i stedet for at begynde at lave ny lovgivning så

partout at ville trumfe en lovændring igennem på et område hvor bekymringen faktisk er

jeg gerne sige at ligesom vi på uddannelsesområdet og

meget klart til kommunerne at det her vil blive fulgt og

blive accepteret at serviceniveauet bliver forringet

tom behnkes første spørgsmål hvor ordføreren svarer

økonomiske hensyn i de her sager

under eksisterende lovgivning altså kun skal tages økonomiske hensyn jeg kan se på ordførerens ansigtsudtryk nu at

selvfølgelig er det blot en præcisering af eksisterende lovgivning i forhold til at der altså både ses på det faglige tilbud og også

ikke at have noget fokus på faglige hensyn men kun på økonomiske det vil jeg trods alt ikke anklage den tidligere regering for

at i vores optik er der

når vi nu sidder og kigger på de her forskellige grænser og man så taler om eksempelvis et anbringelsestilbud der koster kommunen en million

reelt kan koste altså er det rimeligt at en kommunalpolitiker eksempelvis fagligt spørger ind til

masser af faglighed om

en million kroner eller de tre

eller hvad det nu måtte være altså har ordføreren et bud på hvad der er

debat om det er det dyreste tilbud der er det bedste for vi vi bruger femten milliard

er særlig gode til det her i danmark vi bliver nødt til at blive meget bedre og der

på en helt anden måde vende bøtten på hovedet og

tilfredsstillende som det er i dag men jeg vil ikke sætte beløbsgrænser på

bruge på det jeg synes at det er en glidebanediskussion

om det så bliver for dyrt men jeg synes at det er en meget vigtig diskussion vi får

forskellige forslag og jeg vil

bruge det meste af tiden på de to første forslag som vedrører økonomiske og faglige hensyn og lokal

rådet for socialt udsatte dansk socialrådgiverforening og en lang række flere rejser i høringssvarene

og vi jo i den røde blok altså de radikale s sf og enhedslisten rørende enige om at det her forslag ville være en klar svækkelse af borgernes retssikkerhed det gør det endnu mere kompliceret at gennemskue hvad man har krav på som borger

som kaldte det samme forslag som vi behandler i dag for en frygtelig udvikling der risikerer at fratage mennesker med handicap mulighederne for et godt liv regeringens forklaring i dag lyder så at der alene er tale om at præcisere gældende ret ministeren er oven i købet så grundig at hun har understreget seks gange i lovforslaget at der alene er tale om at præcisere gældende ret det synes jeg er

præcisere gældende ret kunne man jo som jeg har foreslået tidligere i debatten udsende en vejledning hvornår er det blevet folketingets opgave at vedtage lovgivning som allerede gælder som danske handicaporganisationer

kan det jo blive en temmelig omfattende opgave hvis vi skal til at gøre det på alle andre områder jeg skulle da mene at vi har noget vigtigere at give os til så jeg mangler stadig

valgt at udsende en vejledning til kommunerne hvorfor skal man partout have det her igennem som et lovforslag og hvorfor skal man partout det når bekymringen er så udtalt som den er i værste fald risikerer vi at det ikke bare bliver ved gældende ret men at kommunerne opfatter det som et signal om at økonomi skal veje tungere end det gør i dag

desværre ikke alene med den deler professor i socialret kirsten ketscher desværre også

enhedslistens side ikke støtte de dele af lovforslaget som handler om at skrive økonomiske hensyn og kommunernes lokale serviceniveau ind i loven

sige at jeg anerkender at regeringen vil følge området tæt og jeg håber meget at hvis vi ser et skred i afgørelserne

delen omkring juridisk sagkyndige må jeg sige at vi også nærer nærer en vis skepsis

det er jo sådan i dag at de sociale nævn allerede kan trække på juridisk kompetence fra sekretariatet og vi er bekymret for at det vil undergrave det

lægmandsflertal der er i nævnene i dag til gengæld synes vi at det er positivt at man vil kigge på refusionsreglerne det er et lille skridt i den rigtige

når vi taler om finansiering af det specialiserede socialområde

endelig kan jeg sige at vi selvfølgelig også støtter den del der handler om at sætte en frist

der handler om at ændre på refusionsreglerne og sætte en frist for afregning i kommunerne men de tre andre dele kan vi ikke støtte og derfor håber vi meget at forslaget vil blive delt op i to så vi kan stemme for den del af forslaget

sagkyndige i sociale nævn forslaget indeholder som vi har hørt flere præciseringer af serviceloven blandt andet at afgørelse efter serviceloven skal træffes på baggrund af konkret og individuel vurdering samt på baggrund af faglige og økonomiske hensyn og at kommunalbestyrelsen inden for servicelovens rammer

hvor sent kommunerne og regionerne må rejse krav om betaling

en præcisering omkring en justering af refusionsordningerne for særlig dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge

liberal alliance er jo en del af satspuljeforliget og vi kan støtte

er at i forhold til kommunernes serviceniveau og i forhold til valg

det er ikke som enhedslistens ordfører fru stine brix mente at

lov nej man lovfæster retspraksis og det er noget helt andet og det er ganske hensigtsmæssigt for efterhånden som noget

kan det være godt at vi her i folketinget ligesom konfirmerer tingene og siger at det er sådan det

kommunerne handler rigtigt og ankenævn og ankestyrelser træffer de rigtige afgørelser og nu skriver vi det så ind i loven

det fordi vi synes at den praksis der er i øjeblikket

har bebudet at ankestyrelsen vil følge med i

om kommunerne nu på grund af det her lovforslag ændrer praksis derude for det er jo ikke meningen

orden tværtimod det her er en lovfæstelse af gældende praksis

når vi taler om de borgere der har brug for hjælp af den ene eller den anden art

at man laver en meget konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og at man sætter ind med den rigtige hjælp det er helt afgørende men det er også vigtigt

i det omfang der findes flere forskellige

mulighed for at vælge den løsning der også økonomisk er mest hensigtsmæssig det er ikke noget som helst odiøst i

man kunne måske runde det her punkt af med at sige at hvis det var sådan at enhedslisten virkelig fik

kommunerne ikke måtte tage et økonomisk hensyn

enhedslisten ligesom vi er indstillet på

skal fortsætte og det er det der sker med lovforslaget

har jeg tidligere givet udtryk for at jeg er

med den nuværende socialminister i at der bør være en større solidaritet mellem kommunerne når vi taler om store og omfattende

økonomisk tunge eller fordi der er tale om større børneflokke og grunden til at jeg allerede dengang var meget enig med den nuværende

det må være sådan at kommunerne i højere grad er solidariske med hinanden

en enkelt meget omfattende eller meget dyr sag i en enkelt kommune ikke skal vælte hele den kommunes økonomi der må man stå mere sammen vi har så

er tale om fire børn eller flere og spørgsmålet

mere hensigtsmæssigt at grænsen hed tre børn

og prøve at høre om der er nogle økonomiske beregninger på hvad

i forhold til hvis vi satte grænsen et andet sted

jo enige i intentionerne og vi er enige med ministeren i at

og for at sikre børnenes tarv

den rigtige løsning er en dyr løsning

enige i målet men vi vil gerne spørge ind til refusionsordningerne

er landet på fire eller flere og vi vil også

bliver sat ned fra de nuværende cirka nihundredetusind til

man kunne ønske sig men det må vi se på under udvalgsbehandlingen under alle omstændigheder

er vi fra konservatives side positive over for forslaget et forslag som alene lovfæster gældende

og også om hvordan vi kan gøre noget i nogle af de sager hvor der er særlig store søskendeflokke særlig dyre enkeltsager og hvor vi har behov for at hjælpe

set forholde mig lidt til nogle af de debatter der har været venstre nævnte at man støttede op om lovforslaget men havde en bekymring

på nogle skriftlige spørgsmål jeg har drøftet det med flere som har haft forskellige bekymringer

hvorfor det skal ramme ekstra hårdt bare fordi det er en søskendeflok og man har mange enebørn

søskendeflokken skal være for at der er behov for at vi griber ind

at sige til det er at man jo skal lægge et skøn og man skal lægge en vurdering af hvordan

balancen i forhold til at vi stadig væk har kommunernes incitament til at forebygge og til at gribe ind men hvordan holder vi med den anden hånd hånden under de kommuner og under de børn som vi kan have en reel bekymring for ikke får de rigtige tilbud fordi kommunen ikke kan overskue at gribe ind fordi søskendeflokken er for stor så det er et forsøg på at finde en balance og jeg synes at balancen er fundet men jeg vil naturligvis gerne uddybe det i skriftlige kommentarer sådan at alle kan føle at alle elementer og alle vurderinger er givet og beskrevet til fulde de konservative

herre tom behnke nævner at det vi gør ikke

vi lovfæster lovgivning men at vi lovfæster lovpraksis

det er jo præcis det vi gør når vi skriver ind i formålsbestemmelsen til serviceloven ændrer vi jo det der står i dag hvor der står at beslutninger skal træffes efter behov og forudsætninger

lovgivningen i forhold til den almindelige forvaltningsret og også i forhold til kommunalfuldmagten

i formålsbestemmelsen i serviceloven og det synes jeg giver ganske god mening enhedslisten

for mig giver det ikke rigtig meget mening fordi lovforslaget jo netop bygger på den aftale der også er indgået med kl som vi så har videreforfinet ved at skrive nogle af de ting ind og ændre nogle af de ting vi havde bekymringer for så derfor vil jeg umiddelbart afvise at splitte forslaget op men dog takke enhedslisten for at man bakker op om nogle af elementerne det synes jeg naturligvis er en rigtig rigtig god ting dansk folkeparti kommer omkring kommunernes tankegang

til hvordan man vil prioritere og hvordan man vil sætte ind

kvitterer også for at vi med ankestyrelsen følger tæt

er rigtig rigtig glad for

hvorfor at gøre det til en lov og hvorfor ikke bare at have lavet en vejledning

som enhedslisten har stillet flere gange er at det kunne man

gjort man kunne godt have skrevet en vejledning og have præciseret de samme ting men når regeringen vælger at lave det

den tidligere aftale med den tidligere regering og

vi ønskede at forfine det har vi gjort og det er de ændringer som er blevet gennemgået og som er blevet debatteret man kunne

i en vejledning det havde der ikke været noget som helst til hinder for alligevel kan man måske

det er jo to hensyn man må veje op over for hinanden jeg synes måske nok at når det så kommer til stykket

at skrive det ind i formålsbestemmelsen i serviceloven måske et endnu stærkere signal og også et signal jeg synes

handler det jo om at vi præciserer hvad det er for nogle rettigheder folk har

jeg synes at det er godt at komme ud over den situation hvor man kan være i tvivl om på hvilket retsgrundlag de beslutninger der er truffet er taget

får præciseret at der altid skal være en konkret og individuel vurdering som skal ligge til grund

økonomiske hensyn ikke må overtrumfes af faglige

på den måde gør det mere klart og det synes jeg er rigtig fint især når vi kombinerer det med at vi lægger de ting ind som vi gør og som den tidligere regering fik kritik for

alle sammen på nær enhedslisten

retspraksis og gør

der har været rigtig mange relevante og også interessante og fagligt konkrete spørgsmål

jeg har tidligere kaldt ministeren i samråd

og unge som kommer på opholdsstederne

det ene spørgsmål det andet spørgsmål som jo også kunne være indgået her når

en en realistisk vurdering af størrelsen af de udbetalinger der er til enkeltsager i de enkelte kommuner det er to konkrete spørgsmål som der jo ikke er noget om i den her lovgivning og som jeg heller ikke tidligere

enten i folketinget samråd eller andre steder

ikke at finde i det her lovforslag

i forhold til økonomien på opholdsstederne

vi haft mange drøftelser af

kedeligt men det betyder i virkeligheden hvad er det der skal til for at man kan lave et opholdssted

for en faglighed man skal kunne dokumentere at man har for at man kan blive betroet at tage vare på udsatte borgere uanset om det er børn eller voksne

med i det her lovforslag det er jo ikke noget svar

hvad har ministeren tænkt sig at gøre ved det

står vi jo i den situation at det her bare kører videre fordi ministeren ikke tager

for det andet spørgsmål jeg stillede var spørgsmålet om

man kan få en klar saglig vurdering af om det er nødvendigt at bruge så mange penge på enkeltsager der bruges femten milliard kroner på det her om året

her sag har tænkt sig at jeg som minister skulle kunne stå

et økonomisk loft over hvor dyr en plads må være

skal være til stede for eventuelt at kunne tage hånd om et barn som er udadreagerende eller voldsomt

en grænse for hvad en plads maksimalt må koste

hen ikke fordi sagerne er forskellige når det så er sagt er det da altid en god idé at man tænker sig om

man er sikker på at den faglighed der bliver

det kommer ikke til at ske at jeg indfører et prisloft for hvad private leverandører må tage for at udføre arbejdet og tilbyde de pladser som som de tilbyder

der står her er jo at man vil indføre en refusionsordning der giver kommunen mulighed for at få refusion for de samlede udgifter

som jeg sagde fra talerstolen er det jo ikke alle de her forældre der er nogle onde forældre tit og ofte

regnet på hvad det ville koste hvis man

kiggede på familien som en enhed det kan jo godt være at

fuld tid mange har måske

også blive nogle dyre foranstaltninger og så

ressourcer på at hjælpe familierne altså forældrene til at få

meget optaget af hvordan vi kan sørge for at de unge mennesker

er jo at selv om vi har mange forsøg på at sætte ind med både en tidlig og forebyggende indsats og selv om vi som system synes at

eller unge ikke oplever at det er en

at det der sker når et barn bliver svigtet er så grundlæggende og så alvorligt for det barn at der skal rigtig meget til for at rette op på

den skade der er sket og for at sikre at det barn som er

påført den tidlige smerte kommer i et livsforløb hvor

tage en ungdomsuddannelse blive aktiv på arbejdsmarkedet og få et godt liv

ikke desto mindre må det være det der er vores ambition og derfor skal vi som også dansk folkeparti nævner have fokus på hele familien på den tidlige forebyggende indsats på forældreprogrammer og på effekter der virker og det er en debat der ikke løses med det her lovforslag men

at langt de fleste anbringelser jo er

anbringelser hvor forældrene har indvilget i at

i en periode anbringes uden for hjemmet

kommer til at kigge på barnet og

også tager den beskæftigelsesrettede indsats

er en misbrugsproblematik som bliver behandlet som

jeg kan godt se at man kunne lave regnestykket på den måde at man

tage alle udgifter med og finde ud af hvor meget

den rigtige indsats men det er ikke sådan vi gør normalt og jeg tror også at ville være et vanskeligt regnestykke derfor plejer man at have nogle forskellige konteringsforhold som man tager stilling til når man træffer den her slags beslutninger

der er jo ikke nogen tvivl om som også herre rené christensen siger at selv om man har

man får et lykkeligt og godt liv derfor skal vi sørge for at styrke forældrene i så høj grad det overhovedet kan lade sig gøre og udvikle deres forældreevne og sørge for at forældrene kan varetage det forældreskab de har nogle gange er det bare nødvendigt at skride til en anbringelse fordi der ikke er noget at bygge på fordi børnene ikke kan være trygge og sikre hjemme hos deres forældre og så er det at vi bliver nødt til at skride ind også selv om det er nogle af de her dyre og store sager men jeg er enig i at vi skal

og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg

regeringen nu trækker et lovforslag

man må sige da det blev fremsat

der var ikke den dokumentation der skulle til

det lovforslag

de partier som er involveret i den her sag alle har sagt at man ønsker at trække lovforslaget tilbage

at udsætte den revision af som

to tusind og femten til seksten

man på det tidspunkt har

den viden og den dokumentation der skal til for at lave en saglig revision jeg synes at det er

det her lovforslag er blevet fremsat altså tager

skridtet fra regeringens side og siger jamen

kan gøres bedre så vi trækker lovforslaget tilbage

reglerne om hjemmetræning af børn med handicap blev ændret tilbage i

formålet med de ændringer som man lavede dengang var at give børnene nogle bedre muligheder for for deres udvikling og deres trivsel ved at man kunne inddrage forældrene mere aktivt

i træningen det skulle der så løbende løbende følges op på

med undersøgelser blandt forældrene og med undersøgelser af

børnene og så skulle der også gennemføres

nogle forskningsundersøgelser af effekten af hjemmetræningen

som sagde at den skulle revideres nu i forbindelse med at blandt andet de forskningsresultater skulle foreligge men det vi så gør nu

er at vi foreslår at vi forlænger revisionsbestemmelsen

femten til seksten

blev der sat et forskningsprojekt i gang som skulle undersøge effekterne af de

måske særligt for nogles vedkommende temmelig alternative træningsmetoder og det projekt skulle have været afsluttet i to tusind og ti men det er altså blevet

forsinket nu

en del debat om effekterne og konsekvenserne af nogle af de her alternative træningsmetoder

nogle forskellige lægefaglige bekymringer for nogle af de elementer der var i nogle af de træningsmetoder som har været anvendt

de initiativer i bero som man ellers har taget i

opkvalificering af de her træningsindsatser

vi blevet enige om at konstatere at

bedre end det er på nuværende tidspunkt det vigtigste for os alle sammen er jo at vi får sikret barnets tarv og barnets

for forældre at kunne behandle og hjælpe deres børn på den måde som de forældrene finder bedst men på den anden side

det også nødvendigt når vi understøtter den form for hjælp og behandling at vi har noget sikkerhed og noget tilsyn med hvordan vi gør det at vi sikrer at behandlingen virker og især at den aldrig skader barnet når man skal kunne få økonomisk og faglig støtte til at lave den her træning

vi mener altså at hvis vi skal give de her børn de bedste muligheder for udvikling og for trivsel og også

forældrene aktivt så er det nødvendigt med et ordentligt og nok også bedre vidensgrundlag end det som vi har i dag og på den baggrund

finder vi det vældig fornuftigt at udsætte revisionen af reglerne til

mener ordføreren at forældre med handicappede børn bevidst skader deres

det var det der fremgik af det

hvert fald en fejl selvfølgelig mener jeg ikke at der er nogle forældre som bevidst skader deres børn men jeg synes vi er nødt til at forholde seriøst til at der har været noget

nogle af de behandlingsmetoder der er og det skal vi da tage alvorligt samtidig med at jeg synes vi skal gøre alt hvad vi kan for at forældre kan bidrage lige så meget som de overhovedet

forældre der udfører hjemmetræning som de godt ved skader barnet

jeg mener at i stedet for at mistænkeliggøre de her forældre

være glad over at der er nogle forældre som har nogle handicappede børn som bruger

de her børn til at få en bedre tilværelse og så synes jeg altså det er forkasteligt at stå på talerstolen og ligesom insinuere at de forældre

af børn manglende omsorg manglende tilsyn og mangelfulde indberetninger vedrørende danske børn og unge er det vigtigt at slå fast at disse sager om

selvfølgelig er alt for mange sager der dukker op alligevel kun berører en lille del af det samlede antal børn og unge i danmark

høre i den debat der har kørt før det her forslag

at de fleste børn lever gode liv i gode familier med et netværk som elsker og støtter dem og vil deres bedste fra den dag de ser dagens lys

en stor glæde at få et barn og heldigvis er det en lykke som mange har i livet børn er forskellige og har forskellige forudsætninger på flere niveauer det kan være miljø eller arv eller begge dele som er med til at bestemme ens livsforløb nogle klarer sig godt andre skal kæmpe mere nogle endda rigtig meget

har nogle odds imod sig

nogle børn fødes med handicap

heldigvis er det i dag sådan at der er en indstilling til at disse børn skal hjælpes så de opnår en højere livskvalitet og der sker fysiske og mentale fremskridt forskningen har været med til at der arbejdes med hvorledes der kan fokuseres på hvilke træningsmetoder der kan virke positivt

noget træning finder sted i offentligt regi andet varetager forældre selv i dialog med specialister

oprindelige aftaletidspunkt omkring to tusind og tolv til folketingsåret to tusind og femten til

seksten bakker dansk folkeparti op om

samt hvorfor dansk folkeparti hele vejen igennem har været skeptiske over for at reducere forældres indflydelse på træningsmetoder af deres eget barn dette er også årsagen til at dansk folkeparti trods det at vi er en del af satspuljekredsen fra starten tog vores forbehold vedrørende

konklusion er det jo meget vigtigt at man som lovgivere har det fornødne grundlag at konkludere ud fra og ikke lader sig presse af en tidsfrist det dansk norske forskningsprojekt der skal undersøge effekten af træning med de alternative træningsmetoder doman og family hope center

afsluttet som ventet og derfor er det

afsluttes og medinddrages i en evaluering det sker først senere på året med hensyn til dansk folkepartis generelle skepsis over for at reducere forældrenes muligheder for hjemmetræning er det vigtigt at slå fast at al træning selvfølgelig skal kunne forsvares og ikke må skade barnet for dansk folkeparti er det vigtigt at vi ikke opnår en situation hvor det er sundhedsstyrelsen og ministeriet og folketinget som automatisk ved hvad der er bedst for det enkelte barn men som udgangspunkt skal det være de nærmeste pårørende

i dialog med sundhedsfagligt personale det skal selvfølgelig ikke være sådan at barnet bliver et eksperiment hvor det kan have alvorlige konsekvenser men når man som jeg har set hvordan denne hjemmetræning fungerer og lytter til forældrenes beretninger om de større eller mindre fremskridt som deres barn opnår

og får en styrket tro på at det netop er denne daglige træning sammen med ens far eller mor og ofte en hjælper der gør forskellen for nogle børn er det næsten en uovervindelig sejr at komme fra krybende stadium til kravlende og for forældrene er det en ubeskrivelig lykkefølelse som gør at de mange hårde træningstimer bliver fortrængt måske har der været en skepsis med hensyn til ordet hjemmetræning som for nogle måske har kunnet klinge lidt af noget hokuspokus men det her drejer sig om en gruppe af menneskeligt ressourcestærke forældre som sætter så godt som alt til side i tilværelsen for at hjælpe deres barn og øge dets livskvalitet hjemmetræning som ofte finder sted hvor

er sammen og støtter hinanden er vigtig og det er det som

og det var givende og også rørende

der trænede sammen med deres forældre så længe det ikke kan bevises at det er decideret skadeligt med hjemmetræning i en dialog med sundhedsfagligt personale ønsker dansk folkeparti ikke at ændre på forældrenes muligheder for at hjælpe deres handicappede børn indtil to tusind og femten til seksten er der god tid til at følge udviklingen

ordentligt grundlag for at se på loven igen måske skal der justeres noget måske viser det sig faktisk at det netop er dette arbejde der laves i samarbejde mellem forældre og barn der er med til at give det gode liv

satspuljepartierne i fællesskab har konstateret nemlig at man på nuværende tidspunkt mangler de faglige forudsætninger for at lave en revision af de gældende regler om hjemmetræning af handicappede børn derfor støtter vi at man venter med at lave en revision til at man blandt andet har de fælles dansk norske undersøgelser

få en mere fyldestgørende viden på et område som jo netop kan jeg høre på på alle de øvrige ordførere er et meget vigtigt område for os alle sammen og derfor også vigtigt at få ordentligt belyst således støtter vi altså også at man udsætter revisionen til folketingsåret to tusind og femten

fysisk eller psykisk funktionsevne sikres gode muligheder for udvikling og trivsel blandt andet ved at man inddrager forældrene mere i træningsindsatsen

er vigtigt for os at forældre til disse børn føler sig ordentligt inddraget i udredningen vedrørende deres børn og oplever at de har mulighed for at træne deres

hvis der er behov for det derfor har vi også været og er fortsat meget positive over for at se på de indsatser som der er til kvalificering af træningsindsatserne for børn med meget svære handicap

og det er også det som det her lovforslag giver gode muligheder for i år skulle vi have vurderet om der var brug for en revision af lovgivningen men som ministeren redegjorde for så er de igangsatte evalueringer og forskning endnu ikke

er vigtigt at vi ændrer i lovgivningen på et ordentligt oplyst grundlag

glade for at der bliver lyttet til bekymringerne i høringssvarene og derfor kan vi i sf tilslutte os forslaget om at udskyde revisionen til der foreligger et bedre vidensgrundlag at evaluere ud fra når vi til den tid skal revidere lovgivningen

på hvilken træning der er gavnlig for børnene og hvordan man sikrer at

udføres sundhedsfagligt forsvarligt dels at man kigger på

forældrene oplever mest tilfredshed og inddragelse ligesom det er væsentligt at en revision af ordningen stadig giver et godt råderum til metodefrihed og individuelle hensyn til det enkelte barns tarv

baggrunden for at forslaget ser ud som det nu engang gør og fra enhedslistens side synes vi

naturligvis at det er fornuftigt at vente på at den forskning som er i gang med at blive gennemført bliver færdig sådan at

mente når vi kigger på revision af loven vedrørende hjemmetræning

to tusind og femten så vi tilslutte os og kan til fulde støtte lovforslag nummer l

at vi udsætter en revision indtil vi har et bedre grundlag at revidere loven på og det er vi fra konservativ side meget tilfredse med specielt set i lyset af at vi måske var på vej til

at gøre indgreb i den her mulighed

ville vi fra konservativ side synes var rigtig rigtig ærgerligt

det er en ganske glimrende ordning vi har fået lavet i danmark nemlig at familien selv har en mulighed for at gøre en forskel

det er jo ikke rimeligt

hvis ens barn fejler det ene eller det andet så afleverer

sit barn til de offentlige myndigheder og

det bedste her er lige præcis en ordning hvor forældre selv kan gøre en forskel hvor man selv kan tage hånd om sit barn hvor man selv kan træne sit barn til at få en bedre tilværelse og det sætter de her familier enormt stor pris på

jeg godt forstå for det styrker familierne det holder sammen på familierne

bekymringer og det vi har set indtil nu eller i hvert fald det jeg har set indtil nu er at børnene

væsentligt bedre så det er godt at ordningen nu får lov til at fortsætte det er godt at der stadig væk er økonomi til det

når der er gået nogle flere år og man har fået et endnu bedre videngrundlag

kan det jo godt være at der er noget der skal revideres

godt være der er noget der skal justeres men den tid den glæde

ønsker jeg tillykke til de familier som har valgt den her ordning og som har valgt at prøve at gøre en forskel det er godt det er sundt og det

venstres ordfører der startede med at sige at

vil jeg gerne sige det er jo ikke korrekt lovforslaget har været sendt i høring det tidligere lovforslag har ikke været fremsat men grunden til at vi har

lige præcis det her forslag og om hjemmetræning og i den forbindelse havde man jo truffet beslutning om at der skulle komme en evaluering at der skulle komme en

lovprogrammet og det er derfor at det er på det er også derfor det er på nu

seksten jeg

sagt mange ting om den meget forfærdelige situation som nogle familier står i

er jo ikke nogen tvivl om at de familier som rammes af at få et hjerneskadet barn bestemt er familier som kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen det er familier som vi ved har behov for støtte ikke kun

gerne afslutte med at sige at jeg glæder mig til at vi skal have debatten på et andet tidspunkt når vi også har det videngrundlag som vi er blevet enige om i satspuljekredsen at vi bliver nødt til at have før vi træffer endelig beslutning om hvordan det skal gå videre herfra med hjemmetræning men jeg vil gerne sige at jeg synes det er lidt ærgerligt at den gode debat vi har haft i satspuljekredsen bliver afløst af at man her i salen insinuerer at der er nogle ordførere der nærmest mener at forældre

bevidst skader deres børn det er bestemt ikke den debat jeg oplever at vi har haft i salen det er heller ikke den debat vi har

vil jeg sige at jeg synes at man skal holde sig for god til at ty til sådan nogle tricks og billige kneb der er så vidt jeg ved ikke nogen der ikke synes at vi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe de handicappede børn og deres familier eller nogen der ikke synes at vi skal vælge de metoder der virker så med de ord vil jeg sige tak for debatten og jeg glæder mig til at tage

jeg har også hjulpet ministeren tidligere når ministeren har været ude at sige at

deres daginstitutioner det måtte ministeren jo beklage her i folketingssalen

og også beklager den misforståelse der åbenbart

stille op over for jeg vil sige at

forhandlingen er åbnet social og integrationsministeren

fremsat af dansk folkeparti

beslutningsforslag som går ud på at der skal nedsættes en hjemmehjælpskommission vi har tidligere

plejehjemsområdet selv om vi ikke kalder det det mere hed kommissionen vistnok

naturligt at vi nu tager skridtet videre

også kigger på nogle af de ting som vi kiggede på

ældrekommissionen hvordan er trivslen i vores hjemmepleje hvordan sikrer vi den demografiske udfordring som vi ved at vi står over for hvordan tilpasser vi plejen til den virkelighed vi ved der venter forude hvor vi vil få rigtig mange flere ældre

andre ord kigge på den demografiske udvikling

også kigge på hvordan tingene kan hænge sammen når vi får flere ældre og færre til at tage sig af dem

folketingets socialordførere og indkaldt til et møde på næste mandag til en drøftelse af hvordan vi kan

kommissorium kommissorium til

jeg glæder mig til og så mødes vi derfra og finder ud af hvad

enig med det flertal der er i folketinget i at vi naturligvis skal kigge

at høre at ministeren har nogle meget

det beslutningsforslag som dansk folkeparti har

allerede her ved førstebehandlingens start kan sige at engang er sikkert at man er nødsaget til at til anden og afsluttende behandling fordi ministeren

op om et forslag fra oppositionen

selve den her kommission og sammensætningen af

sig at den skal sammensættes

møder som ministeren inviterer til men det kunne være at ministeren

en hjemmehjælpskommission som skal kigge på hvordan vi kan gøre tingene bedre hvordan vi kan bruge ressourcerne rigtigt

er også det der indgår i dansk folkepartis forslag til en hjemmehjælpskommission

også vigtigt at vi vælger nogle mennesker som kan gå til arbejdet og afslutte det rimelig hurtigt og

behøver at sende dansk folkepartis beslutningsforslag til andenbehandling

få nedsat kommissionen hurtigere end man vil kunne få en andenbehandling på på tapetet så mon ikke vi bare skal konstatere at vi mødes på mandag vi sætter rammerne for hvad det er vi gerne vil

tidsramme der gør at vi kan få nogle svar leveret hurtigt sådan at vi bliver klædt på til at kunne tage en bedre

nok ikke nogen tvivl om at det måske også hænger lidt sammen

ældrepolitik som dansk folkeparti har

i mange år er utrolig væsentligt at sætte på den politiske dagsorden og at det her

som en anerkendelse af at alt hvad dansk folkeparti har sagt og gjort

tror jeg ikke at det vil være men jeg vil gerne sige at jeg selvfølgelig er enig i at vi skal

at vi har enorme muligheder foran os velfærdsteknologi er noget der er ganske nyt og som er i vækst det er metoder som kan hjælpe og som kan give folk en frihed som de ikke har haft tidligere og vi bliver nødt til at forholde os til hvordan man kan kvalificere den pleje som man giver ældre i en situation hvor vi ved at

så mange flere ældre og hvor der vil være færre hænder hvordan kan vi også kigge på de værdier vi gerne vil have skal ligge i hjemmeplejen når jeg nævner dem

for at der er gået en invitation ud til folketingets socialordførere nu sætter vi os ned på mandag og

alle landets kommuner derfor vil jeg takke dansk folkeparti for at vi lige får bragt det her emne til debat for venstre er fremtidens ældrepleje et emne der ligger os meget på sinde og det skyldes ikke mindst at vi er opmærksomme på at vi jo i vores store iver efter at få hjulene til at løbe godt rundt i danmark ikke må glemme at der

fortsat er persongrupper der har behov for særlig hjælp og omsorg derfor er det også vigtigt at vi kombinerer vores økonomiske udfordringer med vores motivation

der har mest brug for hjælp fortsat skal have hjælp forslaget som vi behandler i dag omhandler så hjemmehjælp

for mig lige at få understreget at de ældres hjem først og fremmest er et hjem for mange ældre er tryghed afgørende for et godt ældreliv i eget hjem og derfor skal vi altså også fortsat huske at arbejde på at alle ældre borgere skal føle sig trygge og det indebærer samtidig at de ikke bliver udsat for nogle pludselige ændringer der får meget stor indflydelse på deres hverdag og dermed også på deres oplevelse af tryghed i venstre har vi i de sidste ti år været med til at opbygge en hjemmepleje som

i top vi har har undersøgelser som jo dokumenterer og viser at cirka halvfems procent af de ældre som modtager hjemmehjælp er tilfredse eller meget tilfredse og det viser at de forbedringer som vk regeringen har lavet på området har givet de ældre en bedre hverdag det er vigtigt at vi ikke smider ti års fremskridt væk men at vi holder fast i de gode resultater og de erfaringer vi har fået men dermed ikke sagt at det ikke kan ske uden at vi

der kan laves forbedringer og det kan der altid og derfor skal vi også have det for øje en af de forbedringer

fremhævet er at hjemmeplejen skal have et frit valg vi indførte selv ordningen i to tusind og tre og det viser sig jo at de ældre er utrolig glade for den i to tusind og ti havde vi

ældre borgere som havde valgt en privat leverandør af hjemmehjælp og det er en måde hvorpå de ældre reelt har selvbestemmelse over deres

ankestyrelsen har jo for nylig været inde over en sag

hjemmehjælpen samtidig har sagen så aktualitet ved at vi dermed kommer til at drøfte kommunernes serviceniveau venstre er enig i at det er et godt udgangspunkt at kommunerne selv bestemmer niveauet for deres egen service men samtidig kan jeg meget godt forstå og følge de mange bekymringer der er om hvordan

derfor er det glædeligt at regeringen i dag har inviteret

nedsætte en hjemmehjælpskommission vi ser meget frem til de drøftelser være om formålet og om rammerne for arbejdet vi håber meget at det kommer til at munde ud i nogle gode konkrete forslag som vil være med til at forbedre og fremtidssikre den ældrepleje og hjemmehjælp som vi har i danmark vi mener i venstre at det er

utrolig vigtigt at vi holder os for øje at vi kommer til at

lægge meget energi i at nytænke hele ældreområdet og i det arbejde er det meget vigtigt at vi hele tiden har den ældre borger

er de ældres behov vi skal have ind over først det er det der bør komme først derfor skal der også være en grænse for hvor mange byrder vi kan lægge over på de ældre selv som allerede har gjort så meget for det samfund vi andre

komme rundt i der skal med andre ord være plads til at de ældre kan nyde deres otium uden at de skal være bekymret for at nu kommer politikerne igen med nogle fikse ideer som ændrer hele deres liv markant

nærværende forslags formål nemlig at vi skal kigge på hvordan hjemmehjælpen fremover kan udvikle sig i retning af at vi imødekommer det stigende antal ældres behov venstre går ind for at vi får undersøgt til bunds hvordan vi sikrer

det indebærer så også at muligheden for mere brug af velfærdsteknologi er nødvendigt at få med ind

men vi skal også gøre det bedst muligt

løsninger som de ældre naturligvis kan være trygge ved og naturligvis skal kende så godt at de ikke er

ministeren har inviteret til forhandlinger og dem glæder vi os meget til

ældre har jo en vældig stor andel i at danmark har udviklet sig til at være det samfund som det er de har med deres arbejdsindsats bygget velfærdssamfundet op og derfor

skylder vi at tage hånd om de ældre som har svært ved at klare sig selv socialdemokraterne har altid gået forrest for at sikre de ældres velfærd og en værdig alderdom og det vil vi også gøre fremover den personlige og

praktiske hjælp i hjemmet er afgørende for at de ældre kan klare sig længst muligt i eget liv er afgørende for at den enkelte kan bevare selvbestemmelse selvhjulpenhed tryghed og værdighed

vi står over for nogle ganske store udfordringer vi ved at der bliver flere ældre men færre hænder til at tage sig af dem og samtidig ser vi også en mere forskellig gruppe af ældre hvad angår ressourcer det som er helt afgørende for socialdemokraterne er at vi får taget hånd om

hvor pengene måske er mindre end hos folk flest og hvor ressourcerne er små vi bliver nødt til at gøre tingene bedre i fremtiden og bruge ressourcerne mere rigtigt i fremtiden ældrekommissionen har jo lige afsluttet deres

som ikke bor hjemme og derfor

synes vi det næste logiske skridt også er at se på de borgere som bor i eget hjem og derfor er vi glade for at socialministeren har

initiativ til det møde

vi skal have på mandag hvor vi kan drøfte hvordan vi

bakket op om dansk folkepartis beslutningsforslag så det

gerne høre ordføreren

man nu er partikollega til en minister

kan man jo tit blive hængt op på mange ting og ministeren

om det ikke er korrekt at man i socialdemokratiet anerkender den ældrepolitik

mange gode ønsker tror på vores ældres vegne

men jeg vil ikke rose dansk folkeparti for den ældrepolitik som er blevet ført de sidste ti år

jeg synes egentlig at dansk folkeparti jo også må vedkende sig at man de sidste ti år har stemt for finansloven

for en økonomisk politik som har presset

steder hvor de ældre er blevet behandlet på en måde som jeg

dansk folkeparti er enig med mig i at der er plads til forbedring

jeg da gerne anerkende at der er behov for forbedringer det er

det her beslutningsforslag om at nedsætte den her kommission

kan bruge ressourcerne på en bedre måde

ikke kan bekræfte at det er dansk folkepartis opfindelse med ældrechecken og at ældrechecken er det der har gjort en kæmpe forskel netop for den gruppe ældre som ikke har ret meget

en bedre og mere værdig pleje for for

i endnu højere grad måske havde formået også at holde den regering der var

meget godt med den der ældrecheck men nogle gange synes jeg måske

for den ældrecheck som man også bare må sige mange mennesker oplevede

jeg tror at der stadig væk er plads til at gøre en rigtig stor forskel for vores ældre og det ser jeg frem til at vi gør

være en god løsning i forhold til at øge den enkelte ældres bestemmelse og indflydelse på eget liv

også kan være med til at frigøre nogle ressourcer som så kan bruges på

tror jeg at velfærdsteknologi brugt rigtigt kan være et rigtig godt supplement til

det fremadrettet så kunne jeg godt

ordføreren om hvornår man

var en rigtig god idé er det sådan i sidste øjeblik at socialdemokraterne fandt ud

at det giver mening efter vi har fået anbefalingerne fra ældrekommissionen

og jo oven på de anbefalinger har hørt fra ganske mange både fra ældre sagen og

at det var et ønske at få en hjemmehjælpskommission så har ministeren taget

jeg er rigtig godt og jeg synes at det er foregået i en

det nogle gange er i højsædet at det er et menneske der kommer

tror jeg at det er rigtigst at man kan bruge de teknologiske hjælpemidler

være meget klar over at de mennesker

som er ældre nu men måske især den generation som bliver ældre fremover kommer til at

støvsuget og en anden vil have et behov for at der måske netop kan blive frigjort nogle hænder til den personlige pleje

mikrofonen

vældig glade for at vko sørgede for at gennemføre det det tror jeg så inden vi nu

kaster den helt på bålet eller inden socialdemokratiet gør det tror jeg man skal anerkende at der er nogle der har brug for den og at der er nogle der sætter pris på at få den

har et spørgsmål for jeg hørte også fru maja panduro sige at det under den borgerlige regering havde været helt forfærdeligt der var blevet skåret ned og skåret ned og kommunerne var holdt i så økonomisk stram snor så det var helt forfærdeligt mit spørgsmål er kan fru maja panduro bekræfte at kommunerne hvert eneste år vi havde en borgerlig regering fik

at lægge hinanden ord i munden jeg tror vi kan have en glimrende

tror jeg vi alle sammen har både set og oplevet og også været ærgerlige over

rigtig mange flere ældre og det ved vi

af tallene sparet per ældre

stemmer til det var den borgerlige fløj

for så der er lagt mange stemmer til det men jeg er glad for at ordføreren bekræfter at kommunerne hvert eneste år får flere penge det vil de også gøre i fremtiden for er det ikke korrekt at socialdemokratiet

tænkt sig at videreføre den økonomiske linje som den borgerlige regering lagde for dagen er det ikke sådan at det er tilfældet

gøre præcis hvad de har lyst til man har ikke tænkt sig at kommunerne fremover bare

slået fast nu under den her

ligesom kaster smuds på den borgerlige regering

har tænkt sig at fortsætte den økonomiske linje over for kommunerne som man har haft de sidste ti år eller i virkeligheden de sidste tyve

nogen der synes er en god idé men netop derfor er det jo også temmelig vigtigt at vi netop som vi gør nu sætter os ned og diskuterer hvordan

gøre det bedre end vi har gjort

at vi får lavet den rigtige pleje

til den ældre som der er brug for

så bare sige at når den tidligere regering jo for eksempel foreslog nulvækst og vi oplevede

ved med og at det ville være smaddergodt

ikke en økonomisk politik som jeg har lyst til at videreføre eller tænkt mig at videreføre

voldsomme besparelser og fyringer

ude i kommunerne faktisk gennemfører det her ikke frigør mere tid til personlig pleje men i stedet for fyrer hjemmehjælpere og social og serviceassistenter

mindre tid til den ældre ved ordføreren at det er sådan det foregår og er ordføreren stadig væk enig

spørgeren bliver nødt til at forholde sig til at vi fremover kommer til at mangle hænder også i ældreplejen

der vil jeg bare til enhver tid hellere bruge det sæt varme hænder

personlige pleje og til at drage omsorg for den ældre end til for eksempel at holde fast om et støvsugerrør hvis jeg har en maskine der kan gøre det lige så fint eller til at vaske op hvis jeg i stedet for kan stille en opvaskemaskine op

engang får brug for hjælp jeg vil da hellere have

kan få en ordentlig pleje og så måske faktisk selv bestemme hvornår der støvsuges fordi der

forskellige behov som der er plejekrævende ældre men det er forsimplet at stille det op som om

nogle ottearmede robotstøvsugere og at de aldrig

ikke og det ved jeg

dårlige mennesker der bare vil fratage de ældre al personlig hjælp det

støvsuger om det er lige så hygiejnisk og om den kommer lige så godt ud i krogene men det vil jeg såmænd ikke

en hjemmehjælper ude i den ældres hjem også til at gøre den her slags opgaver

sygdomsmæssigt og den kontakt vil

altså ikke få hvis man også skærer den her form for hjælp væk

har ikke noget ønske om at skære den personlig kontakt eller jeg tror egentlig også

når det for eksempel er en robotstøvsuger vi taler om at vi jo også alle sammen

er en masse ting den ikke kan men men det den kan er at støvsuge gulvet og så synes så godt den kan gøre det som at jeg skal bruge en af de sparsomme menneskelige ressourcer

de tværtimod gøre de andre ting de kan varetage plejen når de

jeg synes bare at vi skal

det svarer lidt til at man var meget forskrækket dengang der

personale til at stå og vaske folks tallerkner

i den drøftelse som skal foregå på mandag

jeg har endnu ikke set en ottearmet

støvsuger og jeg tror at vi skal lade være med at lave de store dramatiske billeder her for det handler om at der sidder nogle lyttere som

at forstå hvor det er vi ønsker

store dramaer jeg vil gerne have ordføreren til at bekræfte er

at den økonomiske styring der var i

nullerne faktisk hvert år betød at kommunerne brugte flere penge end de havde til rådighed

godt bekræfte at man lod det løbe løbsk selv om man havde alle mulige fine intentioner

det bestræber jeg mig egentlig altid på at gøre og det gør jeg også her her jeg forsøger blandt andet i mine svar netop

brugte begrebet ottearmet robotstøvsuger for det er sådan det nogle gange bliver omtalt når vi diskuterer det også her i salen og det synes jeg

det er nok egentlig bare det på at sige lad os nu diskutere det på en nede på jorden ordentlig måde heldigvis lyder det

en meget bred opbakning her i folketinget til

det glæder jeg mig rigtig rigtig meget til

det handler om mange ting ikke kun om velfærdsteknologi men nu var det det jeg blev spurgt om og det synes

at der ikke blev skåret i kommunernes

at de fik pengene de brugte faktisk flere end de havde fået tildelt i starten og vi fandt løsninger alligevel

den ordførertale fru maja panduro holdt

rart at vi her fik muligheden for at

tom behnke første gang det gjorde det ikke

på ældreplejen mange steder i de ti år hvor v

kommer hun nok i karambolage med med mange som

lavede en ærgerlig ærgerlig prioritering af økonomien

rette op på

jeg glædede mig til at vi skal se på det her sammen jeg er glad for at der er mange der vil være med til det men når jeg bliver spurgt bagefter

for det synes jeg ikke den har været og det er en af grundene til er plads til forbedringer nu men der er også mange udfordringer vi står over for

uenighed om at der siden valget knap har været en uge uden debat og udmeldinger i medierne om velfærdsydelser

særdeleshed om hvad man som borger kan forvente at blive tildelt i danmark ofte har debatten drejet sig om hvor meget man kan forlange og hvad man som velstillet borger skal kunne forvente at få der har også været en del diskussion om hvad det danske samfund byder de svagere stillede udsatte og ældre medborgere det har vist sig at være meget forskelligt fra kommune til kommune i vores lille land er det rimeligt med disse forskelle og skal man blive ved med at fremhæve vigtigheden af det kommunale selvstyre på bekostning af borgere som ikke får den hjælp de har krav på og som egentlig er afhængige af om

bor i en kommune som vælger at prioritere området eller ej når dansk folkeparti i dag ønsker denne debat om nedsættelse af en hjemmehjælpskommission er det sådan set ikke for at hænge nogen kommuner ud men for at få en saglig debat i folketinget

til at få hjemmehjælpen til at fungere bedre og ikke køre på et minimum som det desværre ses

bekymret er det fordi vi ser at man efterhånden visiterer borgere til så minimal en hjælp

der på sigt er en risiko for at borgerne vil lide for eksempel sundhedsmæssigt og socialt

kan vi vel ikke komme uden om at såfremt der kun gøres rent hver fjerde uge

risiko for at den visiterede borger vil leve i snavs og i et urent miljø som ikke befordrer et bedre helbred hvad angår det sociale er det vigtigt at fremhæve det som en væsentlig del af det at have hjemmehjælp

ad sin dør denne kan ud over den lille samtale om stort og småt også registrere hvordan medborgerens mentale og sundhedsmæssige tilstand er og vurdere om der skal en ekstra indsats til denne opgave kan en robotstøvsuger altså ikke varetage og det håber jeg meget

i deres teknologi og spareiver er sig meget bevidst jeg håber selvfølgelig også at ministeren har lyttet til de mange bekymringer der er kommet som følge af debatten om at vi efterhånden er på et minimum af service til de borgere der har brug for hjælp bekymringer som kommer fra borgere og også fra interesseorganisationer som for eksempel ældre sagen

er af den overbevisning at der skal kigges meget grundigt på hele området hjemmehjælp

foregår på plejecentre som vi også hørt om tidligere i andre rapporter

i lige så høj grad også den i de mange hjem hvor der bor medborgere som af den ene eller anden årsag har brug for mere eller mindre omsorg og pleje af fysisk psykisk eller social karakter det mener jeg at vi klart skylder den gruppe som for de flestes vedkommende har været med til at bygge vores velfærdssamfund op

tider skifter og det gør vores måde at agere på også de yngre generationer i dag har ikke svært ved at sige fra og fremkomme med

ønsker den ældre generation og dem i halvfjerdserne og

med en større ydmyghed

brokke sig om jeg så må sige

som politikere der skal være vågne og tale deres sag og ikke som vi desværre oplever for tiden tænke i kroner og øre og hvordan vi sparer mest uden at der bliver for meget brok ud af

ønsket at der med nedsættelsen af en hjemmehjælpskommission med deltagelse af fagligt kompetente mennesker

interessegrupper og organisationer vil komme forslag til hvordan hjemmeplejen kan udvikles så den imødekommer de behov som skal opfyldes for at tilgodese den gruppe af primært ældre borgere som antalsmæssigt bliver større de kommende år det er selvfølgelig relevant at have den ofte stramme økonomi i kommunerne i erindring i drøftelserne af

de relevante forslag til en forbedret hjemmehjælp men det skal også slås fast at flere ressourcer til hjemmeplejen i kommunerne ikke nødvendigvis er en forudsætning for at løse opgaven med at sikre en ordentlig hjælp i forbindelse med ældrekommissionens arbejde og rapport oplevede vi at der kom en del udmærkede forslag som vil kunne forbedre livskvaliteten hos ældre og hvor det for flere forslags gennemførelse faktisk ikke krævede flere økonomiske ressourcer på samme vis skal det være dansk folkepartis ønske at vi når en hjemmehjælpskommission

det bliver inden nytår vil kunne se en lysere fremtid i møde som vil øge livskvaliteten og sundhedstilstanden og give et bedre fysisk miljø for de medmennesker som har behov og som vi som lovgivere og beslutningstagere har en pligt til at tage vare

jeg mener det er folketingets opgave at deltage i sådanne diskussioner når nogen mener at det er nødvendigt derfor kan det radikale venstre støtte forslaget og jeg skal sige at sf også støtter

selv om vi nok synes at det det kunne være mere konkret med hensyn til hvad kommissionen skal beskæftige sig med og hvordan den skal sammensættes

derfor synes jeg også det er rigtig godt at ministeren allerede nu har taget initiativ til at nedsætte kommissionen

og indkalde ordførerne til en drøftelse om det så

og med de positive meldinger der kommer fra alle sider selv om vi jo lige skal skubbe og mase lidt

er også tilfreds med at ministeren lægger op til et noget bredere felt der skal undersøges

umiddelbart efter ordlyden ligger i dansk folkepartis forslag men nu har vi jo alle sammen forberedt os til debatten og jeg synes da det er fint at vi hver især kommer med nogle udmeldinger om hvad vi synes kommissionen skal beskæftige sig med med baggrunden for

jo bla at der har været alt for mange sager om at kommunerne skærer ned på rengøringen hos de ældre

alt for mange tilfælde hvor ankestyrelsen giver kommunerne ret

og om der nu også ydes den tilstrækkelige hjælp og pleje

det overordnede mål med kommissionens arbejde

være at det munder ud i nogle konkrete anbefalinger og løsningsmodeller der sikrer de ældres rettigheder til pleje omsorg

er disse rettigheder faktisk i dag truet af de nedskæringer i den kommunale velfærd som vi har set igennem mange år og derfor

er vi heller ikke uden videre enige med dansk folkeparti

at problemerne kan løses uden at man tilfører flere midler til området det er jo ret selvmodsigende at man på den ene side konstaterer at vi

at en stor gruppe ældre vil have et større behov for hjælp og pleje i fremtiden

side går ind for meget snævre rammer for kommunernes økonomi sådan som

meget tyder på at den siddende regering vil fortsætte med der er et skisma der

bør det være et tema for sådan en kommission hvordan man sikrer de ældres rettigheder med de retningslinjer

med hensyn til lokalt fastsatte serviceniveauer som jo blev debatteret lidt tidligere på eftermiddagen

efter vores opfattelse er behov for at tilføre ældreområdet nogle flere penge udelukker selvfølgelig ikke

og kan vi ikke få flertal for det der med at bruge flere penge

vil vi jo meget gerne arbejde sammen med alle andre om den anden løsning der kan uden tvivl frigøres mange ressourcer til bedre hjemmepleje hvis man afskaffer alt det minuttyranni det bureaukrati

opstået igennem den sidste halve snes år der må også kigges på den store udfordring vi har med den forventede stigning i antallet af ældre med demenssygdomme og såkaldte livstilssygdomme som kol og diabetes i dag lider femogfirstusind danskere af demens

og tyve forventer man at antallet er steget til ethundredetusind

er der spørgsmålet om brugen af faguddannet personale ifølge foa

består femten procent af ældreplejens personale af ufaglærte

bør kommissionen efter vores opfattelse se på om det nu også er hensigtsmæssigt hvis man vil vil forfølge målsætningen om længst muligt i eget hjem og den er alle kommuner jo sådan set enige om at man skal prøve at efterleve den målsætning kræver jo en langt større forebyggende indsats som nu engang bedst varetages af faguddannet personale

kan holde øje med andre ting end om der lige ligger nogle nullermænd i krogene de kan nemlig også langt bedre end uuddannet personale holde øje med hvordan

er det meget vigtigt at repræsentanter for de ældres organisationer og for de ansatte inddrages i arbejdet de har skoen på og ved hvor den trykker

kan bruge den model der er blevet brugt i forbindelse med ældrekommissionen som vi jo alle sammen

kvittere for den gode debat vi har haft jeg synes at alle ordførere

bidraget med nogle gode synspunkter som alle sammen bør

på sin plads at vi kommer til bunds i de her ting at vi måske får sat

hvordan vi kan få implementeret brugen af de her teknologiske hjælpemidler på en måde så vi har glæde af dem og uden at det får den betydning at vores

svageste ældre pludselig står i en situation hvor ensomheden som er en utrolig farlig

menneske som er omkring en og nogle gange er hjemmehjælpen hjemmehjælpen den eneste

besøg af i løbet af en

at vi får den her hjemmehjælpskommission

de forhandlinger der måtte komme om kommissoriet

hvor vi må se i øjnene at vi har verdens største

i øjnene at vi har verdens højeste

vi står over for en udfordring i fremtiden i forhold til sammensætningen af befolkningen som kalder på at

der blive øgede udgifter i fremtiden det vil betyde at

de verdensrekorder vi har i forvejen vil blive endnu større derfor bliver vi nødt til at finde ud af hvordan vi indretter vores velfærdssamfund på en sådan måde

vi i fremtiden sikrer at dem der har brug for hjælp

får den hjælp de skal have men at vi andre får lov til

i det omfang vi kan på den måde kan vi målrette hjælpen og ydelserne

uden at skære i velfærden

om det er rimeligt at bare fordi

skal man have gratis influenzavaccination ordningen er endda

at hvis man beder om at få lov til at betale for influenzavaccinationen

vide nej det kan ikke lade sig gøre det er en gratis ydelse

det er altså ligegyldigt om man som folkepensionist har en million i indtægt

kunne godt diskutere om ikke de penge mere hensigtsmæssigt kunne gå til nogle andre som har et reelt behov for at få

det kunne være mange af de handicappede som vi har diskuteret tidligere i dag

ikke får tilstrækkelig hjælp i dag

vi nemt kunne gøre det bedre så at målrette hjælpen bedre ville løse rigtig rigtig mange af de udfordringer vi står over for

diskussion synes jeg at vi skal turde tage og i den diskussion kommer vi selvfølgelig også til at diskutere

hvad er det for en størrelse hvordan skal det se ud i fremtiden hvordan skal vi sørge for at løse den opgave i forhold til de mennesker der har et behov for at få hjælp

der er det helt rigtigt set at vi skal have en hjemmehjælpskommission og det er godt at ministeren allerede nu har fulgt op og inviteret til

vi i øvrigt er enige om alle sammen så lad os nu sætte os om bordet og finde ud af at få lavet et kommissorium og få sammensat en gruppe af mennesker som har den viden og den ekspertise der skal til

at dem der har brug for hjælp får hjælp hvordan sørger vi for

i kommunerne støder man jo på supergode løsninger på

smartere mere hensigtsmæssigt og måske oven i købet billigere uden at servicen bliver forringet uden at velfærden bliver sat til side

brug for hjælp rent faktisk får hjælp hvordan sørger vi for at

bliver bredt ud til alle andre kommuner således at alle kommuner kan gøre det som er det bedste for borgerne

vi for at indtænke nye muligheder

være teknologiske muligheder men det kan også være nye muligheder nye måder at gøre tingene på hvordan får vi diskuteret den måde man tilrettelægger arbejdet på og hvordan sørger vi for at ikke mindst

det kommunale niveau bliver supergod jeg tror at

tilrettelæggelse og ledelse i sig selv vil gøre at vi kan yde meget mere hjælp for de samme penge fordi man ikke skal løbe hurtigere

gøre det smartere jeg tror ikke på at vi kan få de offentligt

til at løbe hurtigere de løber hurtigt nok i forvejen men det der skal til er selvfølgelig at man arbejder på en mere smart og hensigtsmæssig måde således at vi får mere værdi således at vi kan hjælpe flere for der er selvfølgelig nogle der har brug for hjælp og de skal have den hjælp og det skal de også have i fremtiden så det er nogle af de ting vi håber at den her hjemmehjælpskommission kan komme til at se på men vi vil også som konservative holde fast i at vi har kommunalt selvstyre her i landet og det betyder altså at kommunerne

kommunerne skal lære af hinanden så bevarer vi det kommunale selvstyre så afslutningsvis sige tak til ministeren for invitationen

for der var også relevante problemstillinger om work smarter not harder hvis vi skal sige det på engelsk

der hvor jeg ikke rigtig kunne

jeg synes at ordføreren fremstillede det som om det nuværende system forhindrer dem der kan klare sig selv i at klare sig selv

at den nuværende lovgivning forhindrer dem der kan klare sig selv i at gøre det jeg ved ikke om ordføreren kan uddybe den

man ikke har behovet vi har for

en ordning om at alle er berettigede til at få et brilletilskud hvis man har børn under femten år der

brilletilskuddet er så lille

administrationen af ordningen koster fem eller seks gange mere end at udbetale pengene

har indtægter ved siden af og har gode pensionsordninger så må man ikke betale for en influenzavaccination og sådan findes der ydelser i vores samfund der ikke er behovsbestemt men som man får fordi man

lov til at diskutere om vi ikke kan gøre det på en smartere måde

i højere grad hjælper dem der har brug for hjælp

og enhedslisten for vi mener faktisk at det er en styrke i vores samfund at vi har det som vi kalder nogle universelle velfærdsydelser og rettigheder og at det er med til at skabe lighed i samfundet og også skabe grundlag for den merværdi som

særlig godt fordi systemet

for ældre mennesker og selv et velbeslået

men hvis vedkommende får vaccinen

eller om dem der har råd til at betale for det skulle have lov til at gøre det for det er jo trods alt stadig op til dem selv at vælge om de vil have en influenzavaccination det jo heldigvis ikke sådan heldigvis ikke sådan at vi lever i et samfund hvor vi tvinger pensionisterne til at de skal have en influenzavaccination fordi vi tror at det sparer penge i den anden ende af systemet sådan hørte jeg næsten herre finn sørensen give udtryk for

en influenzavaccination og jeg hørte næsten at der

det er det vi taler om her taler vi om betalingen for det det vi taler om

er om ikke vi skal sørge for at målrette hjælp og ydelser til dem der har brug for hjælp

andre tage vare på vores eget liv tage ansvar for vores eget liv der ved jeg godt at enhedslisten har en helt anden politik det er en helt anden socialistisk politik der går i retning af at jo mere vi kan køre ind over statskassen og politikerne kan bestemme hvem der skal have hvad jo bedre

det er jo kun sundt for det videre forløb i forhold til det vi skal drøfte og det som

skal arbejde med der kan blive rigtig mange gode input

gå videre med med det spændende arbejde som det bliver

kigge på fremtidens hjemmehjælp og komme med nogle gode forslag til os

en situation hvor jeg ikke engang skal vurdere om jeg skal sende forslaget til andenbehandling på dansk folkepartis vegne fordi ministeren jo nu har lovet at kommissionen faktisk vil arbejde meget

dansk folkepartis store fokus en af vore store mærkesager er

hele ældrepolitikken og hvordan vi behandler de ældre medborgere i vores samfund vi har jo netop i dag også hørt at

er rigtig mange andre der også er optaget af

venstre siger at man har lavet noget der har været i top i ti år og så videre

de øvrige partier bakker også op og og jeg er glad for nogle af de kommentarer

lidt mere konkret jeg tror faktisk at

af meget få linjer så er der netop rigtig åbne rammer for hvordan det videre forløb

jeg da selvfølgelig enig med herre finn sørensen

hvad der er sket i fortiden altså om det er synder eller

gode gerninger det er jo altid det

gå ind og påvirke en regering det har dansk folkeparti gjort i adskillige år og det kan enhedslisten jo så også gøre fremadrettet i forhold til

jeg fremførte i i min tale fordi jeg synes det er så utrolig vigtigt at vi ikke i en

hvad skal man sige tid hvor vi er meget optaget af teknologien vi kan ikke undvære teknologien det

stadig væk hele tiden har fokus på

den menneskelige kontakt er så utrolig vigtigt fordi det faktisk kan gøre at man på andre områder kan spare rigtig meget hvis det fungerer

det med at målrette hjælpen bedre

er det jo en diskussion som er vældig interessant og som dansk folkeparti er enig og vi selvfølgelig gerne

når man i politik ofte taler om vinder og tabersager

synes jeg egentlig ikke at det er så interessant jeg synes det der er det primære er at man får ført noget godt igennem

jeg selvfølgelig glad for at vi nu kan arbejde videre med at kigge på fremtidens hjemmehjælp i danmark og skulle der så udpeges en vinder

faktisk være de fremtidige og også nuværende brugere af hjemmehjælpen som vil kunne se at de får nogle

forbedrede vilkår så

at vi skal prøve at kigge fremad jeg forsøgte da også efter bedste evne at skrue min egen ordførertale sådan sammen at den pegede den vej

at fru karin nødgaard siger at enhedslisten skal bruge sin magt og vælde til at påvirke den siddende regering i den retning vi gerne vil det vil vi meget gerne men nu er det jo sådan at på det punkt vi lige taler om nemlig rammerne for kommunernes økonomi er der

at den siddende regering er mere enig med det tidligere folketingsflertal end den er med enhedslisten altså når vi taler om at tilføre flere penge

det er jo så dér hvor jeg vil sige at for at kunne påvirke en regering er man jo nødt

andetsteds i salen

på baggrund af en grundig undersøgelse af hjemmeplejen at der er behov for at tilføre området flere penge og da vi jo nødig vil gå ud og stjæle dem fra nogle andre der også trænger

for at vi henter pengene hos de rigtig velbeslåede og meget rige mennesker i det her samfund

ved vi at den er meget bekostelig vi ved også at kommunerne er trængt i deres økonomi det havde jeg også med i min egen ordførertale jeg tror at vi skal tage et skridt ad gangen i forhold til det her og jeg tror faktisk at i forhold til nogle af de ting som kom fra ældrekommissionens rapport

lave rigtig mange gode ting for de samme midler nogle kostede måske ikke noget

kan vi også prøve at kigge på det i forhold til det her område

ske at man siger at man kan omprioritere nogle ting

som ældreplejen og ældreområdet men vores grundholdning er at vi

udspil vi kommer med det jeg spurgte om var jo rimelig konkret

jeg går ikke ud fra at fru karin nødgaard mener det er en god idé for eksempel

her område hvad vi tror det er

at finde pengene hos de ti procent rigeste i det her samfund der jo har nydt godt

meget store skattelettelser de har fået gennem de sidste ti års

der skal tages højde for jeg vil ikke sige hvor pengene skal komme fra hvis det er lige nu men vi vil gerne kigge på hvordan man kan prioritere hele det her område meget højt og også højere end det bliver gjort i dag

konkret og sige ja til det som herre finn sørensen

det er enhedslistens politik ikke dansk folkepartis politik

fra starten har været meget positive over for vores beslutningsforslag det sætter jeg stor pris på men på det økonomiske område er vi nok ikke helt enige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

lovforslaget ministeren har vist sig som et af lyspunkterne i en regering der ellers er i tvivl om hvad den vil på de fleste områder det kan man ikke sige om

udviklingsministeren selv om vi ikke altid er enige men når der er holdninger til stede

også noget at spille bold op ad noget at diskutere og det er der her ministeren har mødt meget andet end ros for sit

til den nye lov om udviklingssamarbejde i venstre har vi delt mange af de bekymringer som de danske ngoer fagforeninger og erhvervsorganisationer er kommet med og jeg har derfor været i dialog med ministeren i processen og der er blevet lyttet til nogle af bekymringerne men desværre står regeringen stadig stejlt på nogle helt centrale dele af lovforslaget som generer både venstre og mange af de kritiske organisationer problemets kerne er åbenhed og inddragelse som en selvudråbt fanatiker på området har ministeren lagt stor vægt på at åbenheden øges

og hvordan fremgår ikke af lovforslaget det er op til ministeren at afgøre ved en senere lejlighed nedlæggelsen af styrelsen hvor man fjerner en platform for inddragelse af blandt andet civilsamfund og erhvervsorganisationer kompenseres i nogen grad med et nyt udviklingspolitisk råd men nervecentralen bliver tilsyneladende bevillingskomiteen som

lige så mange af ministerens egne embedsmænd som den har eksterne stemmer og formanden er såmænd ministerens egen direktør for udviklingsbistand det er skam dygtige og kompetente folk men det er jo et reelt flertal og med det

kan ministerens ministerens eget embedsværk

det forekommer overflødigt at have en bevillingskomite når man i virkeligheden dårligt har behov for at holde møder

er en stor tilhænger af at sikre menneskers basale rettigheder på hele kloden men jeg mener ikke at alt hvad der kaldes menneskerettigheder er lige vigtigt man skal kravle før man kan gå så danmark bør prioritere de basale frihedsrettigheder højest også i udviklingsbistanden for disse rettigheder er forudsætningen for at mennesker kan skabe udvikling og fremgang for sig selv og deres samfund det er ikke realistisk at ulande skal sikre tredive forskellige menneskerettigheder med ét slag uanset hvor meget bistand vi så tildeler landene man kan endda forestille sig bizarre situationer hvor diktatorer misbruger de mangeartede menneskerettigheder til at undertrykke deres befolkninger under paroler om at man fokuserer mere på de sociale rettigheder såsom arbejde ferie med løn

sikre kvinders etniske mindretals seksuelle minoriteters eller andre gruppers helt fundamentale frihedsrettighed den diskussion tør

være med at lytte til de forslag til forbedringer af loven vi er kommet med

for som lovforslaget ligger kommer ministeren til at udpege snart sagt alle der får betydning på området ministeren kommer til at bestemme spillereglerne som de udpegede skal arbejde efter og ministeren bliver også den der bestemmer hvor meget og hvilken åbenhed der skal være omkring arbejdet

for ministeren men jeg tror

hvis vi finder en løsning på de knaster der udestår og jeg har stor tillid til at vi kan finde hinanden i de her spørgsmål dialogen har været fremragende indtil nu og venstre vil gerne det brede kompromis på det her område det kræver lidt fleksibilitet fra regeringens side her i slutfasen

jeg stor tillid til at ministeren vil udvise

ordføreren nævnte er den

er vigtigere end andre hvis det er tilfældet er

hvis man først begynder at gradbøje menneskerettigheder

man ude på et skråplan

nu vil være med

deler den holdning man er nået frem til på det pågældende tidspunkt

handler om henholdsvis liv frihed fra slaveri og frihed for tortur jeg synes ærlig talt at de er vigtigere end nummer syv og tyve der handler om deltagelse i det kulturelle liv for det er en forudsætning for at kunne deltage i det kulturelle liv at man er i live der må altså være en prioritering

de her menneskerettigheder for vi kan ikke stille krav

prioriterer ferie med løn og deltagelse i kulturlivet men i øvrigt

folk blive underkastet tortur hver gang de bliver smidt i fængsel for et eller andet det mener jeg ikke er i orden

om menneskerettigheder

menneskerettigheder politiske frihedsrettigheder og økonomiske og

svært at deltage i et politisk demokrati hvis man ikke

forbløffende for mig at høre i dag at venstre

nemlig basale politiske menneskerettigheder

jeg håber ikke at det er udtryk for

den politik som danmark

at der er en principiel sidestilling af menneskerettigheder men selv om ting er principielt sidestillet så bliver man nogle gange nødt til at træffe nogle valg og skal man vælge mellem tredive rettigheder menneskerettigheder så er det altså frihedsrettighederne som man nødvendigvis må prioritere det tør jeg godt tage stilling til jeg vil gerne høre herre jeppe kofods holdning til hvordan man skal prioritere

det her med at sige at uha det må man ikke det er da

hvis venstres ordfører mener vi skal prioritere i menneskerettighederne handler det så om at det er folketinget ministeren eller måske venstres ordfører

afgøre rækkefølgen af af den prioritering der skal være er det nogle gange sådan at sundhed retten til sundhed

over en anden rettighed kunne man forestille sig

danmark så naturligvis er det ikke mig der skal stille mig til dommer og gud ske lov for det men det jeg siger er at vi skal være opmærksomme på at hvis vi stiller de her tredive

vil der være mulighed for at misbruge det og sige jamen vi kæmper for den og den rettighed uagtet at vores befolkninger enten dør af sult bliver tortureret lever i slaveri eller andet og det synes jeg ikke er rimeligt

venstre hvor man går meget op i

individets frihedsrettigheder eller frihed i det hele taget kan man jo spørge om det ikke er meget rimeligt at

at det er mig der bestemmer

vigtigst for mig og at det er

at bestemme hvad der er vigtigst for mig

meget glad for i dag at få muligheden for at udtrykke socialdemokraternes støtte til det nye

en hjørnesten i danmarks udenrigspolitik på mange måder er vi jo et lille land men når det gælder udviklingsarbejdet

vi altså på mange måder også en global stormagt danmark giver mere bistand end grækenland portugal sydkorea og new zealand tilsammen derfor bliver der lyttet til os ude i verden når danmark taler om udvikling

en og halvfjerds og har længe trængt til et omfattende serviceeftersyn der er sket utrolig meget i verden i de en og fyrre år der er gået siden den oprindelige lov blev vedtaget dengang var verdensordenen styret af den kolde krigs logik aids var ukendt og kina var endnu et udviklingsland

stormagt i dag er dagsordenen

fattigdom og for mere retfærdighed

at vi har fået en rigtig god formålsparagraf

at menneskerettighederne er styrket

så vi står med andre ord i dag over for andre

som har været meget debatteret nemlig hvordan vi styrer og administrerer bistanden herhjemme i alle de år jeg har arbejdet med

var skabt i forbindelse med den formuleringerne

rammerne for en bedre organisation og en stærkere debat om bistanden og det synes jeg er meget godt for det tredje

mere åbenhed om hvilke projekter bistanden støtter med hvor store beløb og hvordan vi støtter en af de ting jeg særlig har savnet i mine år som

de gamle strukturer med styrelsen var for bureaukratiske

den strategiske dialog om bistanden nu får vi altså en struktur der inddrager både eksperter embedsmænd arbejdsmarkedets parter og de mange organisationer der arbejder med bistanden hver eneste dag det gamle system havde

bevillingskomité kan være en dynamo for håber jeg nytænkning og diskussion af hele vores bistand et andet af nøgleelementerne er mere åbenhed som også den

ordfører var inde på jeg synes egentlig at ordfører skulle have kvitteret for

her lovforslag sammenlignet med da venstre var i regering vi

sikrer også at alt mødemateriale fra rådet og bevillingskomiteen herunder bevillingsoplæg dagsordner diskussionsoplæg og referater offentliggøres

på den måde får folkelige

erhvervsorganisationer eksperter borgere og så videre mulighed for at tilkendegive deres synspunkter forud for beslutninger om bevillinger

også bedre rammer for i fællesskab at skabe

vi håber også på en bred opbakning i folketinget og glæder os til

spændende diskussion der blev startet før

af menneskerettigheder hvad man synes er værd

menneskerettighederne de økonomiske sociale

end de politiske rettigheder nu er det så med omvendt fortegn

er lidt ærgerligt lad os da slå fast at de grundlæggende menneskerettigheder der gælder politiske frihedsrettigheder og

vi kæmper for ikke mindst i vores udviklingspolitik

en mere rettighedsbaseret tilgang efter min opfattelse en meget stor styrkelse af hele det område

jeg hørte herre jeppe kofod før men det var med et andet fortegn pudsigt nok

at ordføreren mener at det er lige så vigtigt

deltagelse i kultur som at kæmpe for retten til sit eget liv

ikke hvis man ikke har nogen uddannelse

deltage i demokratiet og være med til at beslutte fremtiden for sit eget land for sit folk og så videre

er ærgerligt og det er det der minder mig om

sovjettiden og den kolde krig når ordføreren nævner at nogle af de politiske

over alt andet altså så er det bare sovjetunionen med et omvendt fortegn lad os da erkende i fællesskab at vi har nogle grundlæggende menneskerettigheder

derfor skal vi sikre at folk har adgang

vi har i danmark tilsluttet os menneskerettighedserklæringen der står at rettighederne er udelelige og den måde det er lagt ind i regeringsgrundlaget

strategi for en ny udviklingspolitik

så bliver vi også nødt til at have den jordnære pragmatiske tilgang til tingene det vil sige at når vi kommer ud og laver konkrete aftaler i

fordi vi som jeg sagde ikke kan gøre alting hele tiden over alt og

have forskellige omstændigheder

snarere end at de får adgang til at

ikke fordi det andet ikke er vigtigt men hvis de dør af sult så kan de jo ikke stemme så på den måde er vi fuldstændig enige

udgangspunkt i de omstændigheder der er

at rettighederne er udelelige og lige vigtige

hvis man ikke på nogen måde kan læse skrive eller regne

bekymret når jeg hører ordførerens udtalelse omkring uddannelse selvfølgelig er uddannelse vigtigt men de argumenter ordføreren fremfører her

på linje med alle de bekymringer der var i de vestlige liberale demokratier da vi skulle til at implementere demokratiet var folk nu veluddannede nok havde de stor nok indsigt kunne de virkelig påtage sig dette ansvar

deltage i beslutninger omkring ens eget liv og ens lands udvikling

men lad være med at give udtryk for at det er en forudsætning for at kunne deltage

at det er en forudsætning

deltage i demokratiet at man har en uddannelse jeg siger at

deltagelse i demokratiet hvis de har adgang til uddannelse det styrker deres

for at udøve deres rettigheder så skal vi støtte det element det betyder ikke at dem der ikke har uddannelse

det er en vigtig del af strategien det er ikke nogen nedgørelse af

forhandling her i folketinget men det var det jo så ikke det er jo

har mulighed for at debattere den danske udviklingspolitik

en og halvfjerds der har måske nok været nogle modificeringer af

den nye udviklingsminister skal have ros for at have fremsat dette lovforslag

som det danske samarbejde med andre lande skal foregå i

forhold til at bruge danske skattekroner på udviklingstiltag

fjerne lande hvis man kigger på de skriftlige kommentarer der er kommet fra

at det jo er ganske flotte ord

målet med danmarks udviklingssamarbejde

menneskerettigheder skal stadfæstes som det helt centrale omdrejningspunkt for dansk udviklingssamarbejde det er også derfor formoder

de to ordførere før mig brugte relativt meget tid på at diskutere

udviklingsministeren og der skal også være plads til kritik

centralt og integreret element i danmarks aktive udenrigspolitik

at problemet er er at hvis man kigger på den

indsats der så har været igennem det seneste

mente at vi skulle tilføre zimbabwe og robert mugabes halvmilitære

stillede vi nogen krav om øget demokrati

i forhold til at gøre opmærksom på at

de her lande skal det selvfølgelig også være sådan at vi får noget igen

blandt andet at se på menneskerettigheder

de rige og dem der er med i mugabes parti

ved muffen et anden eksempel vi har haft og

udviklingsmæssigt kunne have gjort en forskel er i forbindelse med uganda

kunne dømmes for at være homoseksuel

kunne dømmes hvis man ikke angiver

ikke gøre jeg synes godt at vi i danmark kan tillade os

større krav til vores udviklingspolitik og til hvordan pengene bliver forvaltet

at man er indstillet på at lave en massiv lovomlægning hvor man vil lave et nyt udviklingspolitisk råd

den strategiske dialog med de her mange donorlande som vi

det er tre fra fagbevægelsen tre fra erhvervsorganisationer eller virksomheder

fire fra universitetsmiljøet og fem fra folkelige organisationer

have stillet nogle større krav til

at folk fra fagbevægelsen og erhvervslivet og

desværre vil

mest indtryk af at der er tale om gammel vin på nye flasker vi har svært ved at se den helt store demokratiske revolution i det her lovforslag og vi er umiddelbart til

men vi vil selvfølgelig følge lovarbejdet og være pragmatiske i den dialog og den forhandling

den nuværende lov er fyrre år gammel og afspejler ikke de former og den kontekst som danmarks udviklingssamarbejde foregår

derfor er det jo en glæde at kunne få lov til at være med til at

forny den hvem ved om den næste også varer i fyrre år

venstre har danmarks engagement i verden ikke mindst den fattige del af verden altid haft høj prioritet og vi finder det afgørende vigtigt at fattigdomsbekæmpelse står tydeligt i formålet med loven selv om fattigdomsorienteringen altid har været fundamentet

det første gang det kommer til at stå eksplicit i lovteksten lige så afgørende er fremme af menneskerettighederne som bliver lovens centrale omdrejningspunkt den rettighedsbaserede tilgang har længe været benyttet i internationalt udviklingssamarbejde og med loven bliver rettighedsbaseret udvikling både et mål og en metode for dansk udviklingspolitik menneskerettighederne er universelle individuelle og udelelige det betyder at der tages udgangspunkt i at fremme det enkelte individs rettigheder såvel de politiske som de sociale og kulturelle rettigheder dels ved at udbrede kendskabet

ved at hjælpe stater til at kunne indfri disse

vigtigt for radikale venstre er også den specifikke henvisning til bæredygtig udvikling det vil sige socialt miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling bæredygtig udvikling er et helt central begreb i udviklingspolitikken som stammer fra brundtlandrapporten syv og firs og i det begreb ligger også en mere retfærdig og lige adgang til verdens ressourcer en forpligtelse

at beskytte naturgrundlaget og sikre fremtidige generationers muligheder

forfølges målsætningen gennem et samarbejde med udviklingslandene og det er vigtigt

at det sker i partnerskab med udviklingslandene det er derfor godt

præciseres i selve teksten ligesom der henvises til internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejdet hermed er der taget højde for at der løbende sker udvikling i de internationale aftaler og erklæringer andre høringssvar peger på at bistandsprocenten burde fremgå også her er henvisningen til de internationale aftaler en sikkerhed for at danmark holder sine løfter det ændrer naturligvis ikke ved at det konkrete niveau fastsættes i de årlige finanslove men heller ikke ved at der i det nuværende regeringsgrundlag står at danmark vil opjustere udviklingsbistanden så den over en årrække kommer op

forslaget siger klart at udviklingssamarbejdet er en integreret del af dansk udenrigspolitik der sigter mod at fremme en mere fredelig og demokratisk verden som det fremhæves

lovforslaget viderefører også muligheden for at yde tilskud til oplysning

for udviklingslandene kan fremme investeringer i udviklingslandene sammen med dansk erhvervsliv afslutningsvis vil jeg hæfte mig ved den øgede åbenhed der er lagt op til med lovforslaget den folkelige opbakning til udviklingsbistanden er stor i danmark men indsigt og forståelse er en forudsætning

krav som skal honoreres frem for den nuværende organisering med danidas styrelse lægges der op til et mere strategisk udviklingspolitisk råd som en bevillingskomité der bliver åbenhed om bevillinger af en vis størrelse men også

udvikling af strategier det mener vi fra radikal side er meget væsentligt

dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at

som internationalt er blevet indgået

at ulighed stadig er en af verdens største udfordringer

de konflikter

verden er et mål i sig selv eller er det et mål

rigere mener jeg men det er også et mål

i forhold til at det avler meget store konflikter og og at der

som jeg tidligere var inde på er

et hensyn til at en mere bæredygtig verden

at der er en mere lige adgang til verdens ressourcer og derfor spiller det selvfølgelig også ind

side har vi ønsket en moderniseret lovgivning i lyset af at gældende lov er fra nitten en og halvfjerds

en lang række høringssvar også har hilst velkommen i lovforslaget står to ting helt centralt menneskerettigheder og fattigdomsbekæmpelse jeg er meget glad og taknemmelig for at danmark har fået en udviklingsminister med en stærk faglig baggrund en dyb interesse for verdens fattigste og deres udviklingsmuligheder og

et udviklingspolitisk syn jeg og sf deler

er den foreslåede lovgivning i uganda hvor de homoseksuelles grundlæggende rettigheder er truede ministeren opfordrede folketingets partier

der kæmper for menneskerettighederne i uganda

i uganda i påsken blev den tilgang i stedet for en automatreaktion

at styrke demokratiske rettigheder så verdens fattigste selv får en reel chance for at kæmpe bedre livsmuligheder hjem sammenhæng inden for de forskellige politikområder er vigtige for at vores udviklingspolitik skal virke derfor er vi ambitiøse på klimaets vegne

hårdest derfor strammer vi kravene til virksomhedernes samfundsansvar ude i verden

for bedre lovgivning for at kunne komme illegal kapitalflugt til livs sammenhæng og overensstemmelse i politikken er afgørende

de rosende ord der kom om hvad ministeren og regeringen har gjort i forhold til netop de her planer som der er i uganda

stor en fantastisk nyhed

lidt om de rigtig mange møder vi holdt

advokater højesteret en menneskerettighedskommission og så videre og

enstemmigt sagde

sker der én ting og det er

fem og halvfems procent af befolkningen i uganda som har et negativt syn på homoseksualitet på grund af uvidenhed og andre ting

for uddannelse og så videre er truet

endnu større polarisering i samfundet

og til de mennesker der arbejder med det her i praksis i uganda ville ordføreren

frem for selv at drage mine konklusioner

er store problemer i uganda med menneskerettigheder

ikke vedtaget men der er tilsyneladende et som vil indføre

glemme at angive en nabo som man tror er homoseksuel det skriger

menneskerettigheder og det skal vi da ikke præmiere ved at give en

budget som har et minus på hundrede milliard

udviklingslov i dag men men lad os tage uganda jeg synes at man skal lytte til de folk som risikerer liv og lemmer

vi håber i vil tage de bilaterale snakke med de parlamentsmedlemmer med

hvis i råber højt op om at fjerne

spiller i os ud mod hinanden og så står vi endnu svagere da den her lovgivning kom op første gang i to tusind og ni og verdenssamfundet netop reagerede meget skarpt skete der kun én ting og det var at de fattigste vendte sig imod den her gruppe

til dem der arbejder med det dem der selv er homoseksuelle dem der bliver ramt af de her ting når de siger vil i ikke bede jeres ministre jeres

bilateralt med vores politikere i stedet for

udviklingsstrategi som er så stærkt rettighedsbaseret som den er og

ordføreren at det bakker ordføreren hundrede procent op men kan ordføreren ikke

det at denne nye strategi er så stærkt rettighedsbaseret betyder

også skal stille krav når vi kommer derud

udkastet til udviklingsstrategien på den måde at vi nu skal sætte disse rettigheder

anbefaler ordføreren at det ikke får konsekvenser

hvis man i uganda vælger det ved vi jo ikke endnu at indføre dødsstraf over for homoseksuelle som

konsekvenser så skal man måske

så de står endnu stærkere og kan kæmpe endnu bedre for deres egne rettigheder

modstanden mod homoseksuelle i uganda faldet fra otte og halvfems procent til tre og fire og halvfems procent

over en kort årrække det betyder at når der er at når der er oplysning at når der er kampagner som de mennesker laver og som vi

støtter dem i at lave så bliver folk mere

intolerante over for de mennesker men må jeg ikke også lige sige at de lande vi opererer i

diktatorer med nogle fede bankbøger i schweiz

altså ikke super bekymrede for deres egen levestandard i

en rettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistanden

at vi skal stille krav om opfyldelse af nogle rettigheder før vi går ind og leverer bistand eller hvad

skal vi understøtte fagforeningers mulighed for at lave deres arbejde så skal vi understøtte seksuelle minoriteters mulighed for at lave oplysningskampagner så skal vi understøtte kvinders ret til sundhed så de ikke en efter en dør i barselsengen det er de

kan slå nogle af de her diktatorer

de her mindre demokratiske statsledere andre steder oven i hovedet det jo ikke sådan det fungerer ministeren og sf støtter en politik

styrke de mennesker der arbejder med de her ting

giver udviklingsbistand ikke som budgetstøtte overordnet men blandt andet til menneskerettighedsorganisationer og

kl i uganda de penge

der blev givet dertil går til oplysningsarbejde så analfabeter og andre der aldrig har haft mulighed for at komme i skole får nogle redskaber til at blive lokalpolitikere det var fantastisk

en dommer fra højesteret og med formanden for

menneskerettighedskommissionen som fortalte om at det

dommerprogram som vi yder støtte til sender dommere til danmark så de kan få nogle redskaber til at gøre deres retssystem endnu bedre og så videre og så videre

så mange fantastiske programmer dernede og det var så livsbekræftende at komme derned og se

helt konkret gik til rent vand projekter uddannelsesprojekter og så videre og det giver de her mennesker nogle redskaber til

haft en række svagheder og det er dem der er ved at blive taget fat på i den her nye lov om

aktivt i den det har været frugtbart

også været frugtbart at se en minister kunne indgå kompromiser og give indrømmelser undervejs det bør der kvitteres for problemerne er jo ellers store fyrre procent af hele verdens befolkning har kun en indtægt på tolv kroner at leve for om dagen det er ikke ret meget og selv om vi nu i halvtreds år

udviklingspolitik på mange niveauer ja så er fattigdom og ulighed i verden jo stadig væk et stort problem

uligheden vokser rent faktisk og til dem der måtte være i tvivl uligheden er

er faktisk årsag til de fleste krige og konflikter danmark sakker agterud vi har før haft en meget meget stor og central placering og vi er gået fra at bruge en

procent af bruttonationalproduktet i to tusind til nu kun at bruge nul

procent og så skal vi jo huske at danmark

blevet stoppet ind under udviklingsbistandens

læse i regeringsgrundlaget at der står at regeringen vil opjustere udviklingsbistanden så den over en årrække kommer tilbage på en procent af bruttonationalproduktet vi skal have fundet ud af hvor lang den årrække så er og jeg foreslår at vi siger at

og jeg mener også at målet på en procent bør stå i loven eller lovens

sådan at vi går fra

ligger i dag globalt set på en hundrede og tyve milliard us dollar og samtidig med at de rige lande giver det her beløb

en hundrede og tyve milliard us dollar til bistand de samme lande bruger

tænk hvor mange der kan lære at læse blive vaccineret få sig en uddannelse eller et arbejde eller gå mæt i seng hver dag for de mange penge der spildes på militæret en anden genvej kunne være at vi indførte den såkaldte robin hood skat tobinskatten den kunne give et helt astronomisk beløb den kunne nemlig give bare med en forsigtig indførelse på

fire hundrede og fyrre milliard us dollar

styrket fn det står ikke direkte i loven men der står

at fn er den centrale organisation og det er enhedslisten fuldstændig enig i nogle tror at det er det verdensøkonomiske forum i davos der er den centrale organisation men det er jo ganske forkert hvis man vil kigge på

have sammenhæng i politikken det hedder med et fint ord kohærens

strammet op på den formulering der er i loven sådan at der er direkte forpligtelser

at vi skal lytte lidt til de kritikpunkter der har været af hvordan tingene skal styres der er sket meget under debatten og udviklingspolitisk råd er jo et godt eksempel på en del af et kompromis men jeg synes at samspillet mellem bevillingsnævnet

råd skal vendes en gang til og at vi skal lytte til de mange protester der har været i de bidrag der har været

godt stykke med den nye lov og jeg ser frem til udvalgsarbejdet hvor jeg håber at vi kan få de sidste ting på plads så vi får danmarks bedste

indtryk af at enhedslistens politikere lever lidt i deres egen lille verden og det skal de

på det her med at vi skulle sætte vores

en manko på i nogle milliarder kroner

på bundlinjen i den danske samfundsøkonomi

også give et større milliardbeløb så nævner ordføreren at

det er såmænd et fint resultat men vi skal op på den ene procent som

når ordføreren spørger om hvor pokker vi får det flertal fra

tror at det ligger lige foran os det er jo regeringens målsætning og ikke kun enhedslistens vi lever ikke i en lille lukket verden vi lever

i den store verden hvor vi kan se hvad der er brug for

en rigtig god indtægt og den tages fra et ganske unyttigt sted nemlig

skader ingen overhovedet at tage pengene

vildfarende økonomer der har sagt det modsatte men det er ikke rigtigt ud over det så så jeg gerne at vi

oppe på en procent så er der ingen

tobinskatten at at den ikke er en udgift

det er jo nogle som aktionærer og investorer kommer til at betale i ekstra skat

virksomheder der gerne vil udvikle deres produkter og generere job

at det ikke er en en udgift

særlig produktivt og jeg kender ingen almindelige direktører eller virksomhedsejere som synes at det er et spændende område at

det er de mest unyttige og de mest døde penge vi har når aktiespekulanter

at handle med værdipapirer nu

men på en computer og det er derfor at det er genialt tænkt af tobin at man kan tage skatten

fra den mest unyttige samfundsaktivitet hvad angår

drømmer jeg om at unge danskere kunne slippe for

destruktivt arbejde som at være i militæret vi har jo set eksempler fra irak og afghanistan på hvor ødelæggende det er for mennesker jeg ser meget meget hellere to tusind mennesker tage ud som ulandsfrivillige i de fattigste dele af verden end jeg ser

i rwanda i sin tid for at forhindre folkemordet

er så forelsket i afrustning og skatteforhøjelser og bruttonationalproduktet

vores bruttonationalprodukt stige

ikke blevet rigere af at vi har mistet en skov

man får en kæmpe oliekatastrofe kommer der en masse oprydning i gang og det vil sige at man får en masse oprydningsarbejde

stiger men vi er reelt blevet miljømæssigt fattigere hvis vi ansætter en masse flere mennesker på hospitalerne eller i folkeskolerne

et ret tilfældigt begreb men det er det

ordføreren er så forelsket i det her det er da beregnet i

med dohaforhandlingerne at hvis man indførte reel frihandel ville det give mere end verdens samlede overførsel igennem

nu har jeg arbejdet en del med bananarbejderne i mellemamerika hvordan de er blevet forhindret

sælge deres bananer til europa

handelspolitik især eus handelspolitik er decideret skadelig for fattige mennesker i verden

mange steder hvor især eu laver noget der ødelægger udviklingsstrategierne hvad angår de tusind soldater synes jeg nu at hvis vi skal skrive historie på et tidspunkt over danmarks krige

jeg gerne stort set hver eneste gang have sagt der ville jeg hellere have haft udviklingsbistand og genopbygning

soldater vi kan jo se på skandale som nu er ved

det er dog den største skandale ikke

for det land som nu efterlades med en bundkorrupt regering

på afghanistan og det var for at fremme en genopbygning af afghanistan så terroristerne ikke skulle få en kolossal masse fattige at arbejde iblandt og rekruttere iblandt vi har sørget for at børnedødeligheden

piger er kommet i skole samtidig med at den militære indsats har været der for det havde ikke været muligt uden en militær indsats uden en militær tilstedeværelse i helmand ville der ikke være en skole hvor der kunne gå piger jeg har også konstateret at regeringen siger at

militær bistand er enhedslisten imod at den civile bistand kan garanteres

gjort at udviklingsarbejdet har haft en sekundær rolle kan man sige det sådan

fn styrke desværre nedlagde vi jo den fine styrke vi havde i nordsjælland for nogle år siden den slags ting vil jeg gerne være med til jeg vil ikke være med til nato krige krige som jo

målet for dansk udviklingsbistand og dansk udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom i udviklingslandene og at fremme menneskerettighederne men vi er sådan set også af den helt klare overbevisning at mens nødhjælp kan bekæmpe lidelse i konkrete situationer

bedre uddannelse økonomisk udvikling øget frihandel og etablering af en selvstændig produktion i udviklingslandene det synes vi skal fremgå meget

tydeligt af de fremlagte papirer og ikke mindst selvfølgelig

det forslag til en ny udviklingsstrategi som netop er sendt i høring jeg synes også at man i svage stunder

reflektere lidt over den store bue i udviklingen i dansk udenrigspolitik i det hele taget altså fra en småstatstilgang fra de pinagtige nederlag i slutningen af atten hundrede tallet til en ligge død politik under besættelsen til en fodslæbende fodnotepolitik

firserne og så til en bragende og tiltagende aktivisme kan man næsten kalde det her i nullerne som nu får endnu et nøk fremad

faktisk kommer til at nærme sig

moderne imperialisme

det grundlæggende tankesæt i den fremlagte strategi men jeg synes at man bliver nødt til at være mere realistisk og pragmatisk i sin tilgang så idealismen i virkeligheden ikke kommer til at slå over i sin egen modsætning nemlig en knægtelse af de liberale grundværdier som vi ønsker at fremme og som jeg tror der er bred enighed om

foreslår vi også at det tydeliggøres at de udviklingspolitiske mål man skal have i danmark i høj grad skal tilpasses modtagerlandenes ønsker og

i modsat fald faktisk risikerer at fastholde udviklingslandene

uafhængighed og ligeværdighed

den humanitære bistands særlige målsætninger skal præciseres og at den humanitære bistand skal holdes adskilt

hundrede og tre og halvtreds lægger op til en forenkling af den gældende lovs bestemmelser om udmøntningen af udviklingsbistanden og vi er i liberal alliance altid positivt indstillet over for forenklinger og over for en større åbenhed

også positive over for en modernisering og dermed for nedlæggelse af henholdsvis rådet for internationalt udviklingssamarbejde og styrelsen for internationalt udviklingssamarbejde

i udgangspunktet meget kritiske

er det altså udviklingsministeren der suverænt skal foretage udnævnelsen af rådets medlemmer det er udviklingsministeren der skal udpege formanden og det er udviklingsministeren der skal fastsætte forretningsdagsordenen her mener vi altså at der er et klart behov for en præcisering af hvilke kriterier der skal ligge til grund for udnævnelsen og hvilke kompetencer det nye råd skal have

har vi altså brug for nogle præciseringer

ønsker vi en grundig drøftelse af

vi ønsker også en grundig drøftelse af bevillingskomiteens kompetence det vil for os være meget afgørende

folketinget sikres en reel kontrolmulighed og at udviklingsministerens reelle kompetence vedrørende udmøntningen af den danske udviklingsbistand sikres en grundig politisk

stig møller som ordfører for det konservative folkeparti

internationale udviklingssamarbejde

både gjort det bilateralt og vi har gjort det multilateralt vi har hele tiden været blandt de fem lande i verden som giver mere

men det synes at have lange udsigter vi har givet hundredvis af milliard kroner til udvikling og beløbet er nu årligt cirka femten

nytte mange udviklingslande har i de senere år vist at de kan sætte skub i deres udvikling og komme op i gruppen af mellemindkomstlande som ikke længere har behov for vores økonomiske støtte og derfor glider ud som partnerlande

og vi kan heldigvis konstatere at de fleste af dem vil blive nået men det betyder ikke at den fattigdom som udviklingsbistanden især skal sætte ind over for er forsvundet den er der

ligesom den er en politisk risiko fattigdom og store samfundsuligheder kalder ofte på opstand og uro som kan sprede sig regionalt derfor skal man forsøge at stabilisere skrøbelige stater at bekæmpe fattigdommen og fremme en social udvikling med vores udviklingsindsats har vi gjort en betydelig indsats og i det danske samfund har vi haft og har en række civilsamfundsorganisationer som dygtigt har virket i ulandene for at virkeliggøre vores målsætninger for ulandsarbejdet tusinder er de danskere som har gjort en indsats ude og herhjemme har de medvirket til den brede folkelige accept af de store beløb vi rent faktisk afsætter til det

det lovforslag vi behandler i dag fremhæver regeringen i § en

at målsætningen er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder

er fremsættelsesskrivelsen lidt mangelfuld for her nævnes kun menneskerettighederne som det helt centrale omdrejningspunkt nej det centrale var og er fattigdomsbekæmpelse den fattige har ikke overskud til at kæmpe for sine menneskerettigheder selv om menneskerettighederne skal bekæmpe hans udstødelse og fattigdom man har klassisk

set delt menneskerettighederne op i dem der hedder frihed til det vil sige for eksempel frihed til at ytre sig og dem der hedder frihed fra

fattigdom det er derfor vigtigt at der er frihed til at påpege urimeligheder i et samfund ting man gerne vil være fri fra grunden til at ministeren er kommet med sit lovforslag er jo ikke kun at modernisere loven og få den her diskussion

at han vil nedlægge styrelsen som hidtil har udmøntet bistanden konkret og i stedet lade lade budgetkomiteen tage sig af dette han vil også ændre rådgivningen så han nu indfører et råd som han suverænt udnævner der ligger i disse forslag stærke tendenser til en magtkoncentration hos ministeren som med tiden kan formindske det folkelige engagement igennem civilsamfundsorganisationerne det skal vi se nærmere på i udvalgsarbejdet skal ministeren og ministeriet i stedet for styrelsen have en bevillingskomite som den selv udnævner og selv har halvdelen af pladserne i skal ministeren selv udpege medlemmerne af det råd der skal rådgive ham risikerer han ikke kun at høre et ekko af sig selv det minder mig lidt om de gode gamle dage med charlie chaplin der stod altid instruktion charlie chaplin manuskript charlie chaplin hovedrolle charlie chaplin

gælder så her ministeren

er disse ændringer lovforslaget er skabt for at gennemføre men dem må vi se nærmere på for at undgå en centralisering på

ellers hidtil har været præget af decentralisering og folkelig

har ministeriet halvdelen af pladserne det der kan være vigtigt vi skal drøfte i udvalget er jo hvordan civilsamfundsorganisationerne ser på det

fortsat er meget væsentligt til stede

engageret første behandling

godt grundlag for gode drøftelser i udvalget det vi i regeringen vil med dette forslag er at sikre at formålet med dansk

udviklingssamarbejde står helt klart fattigdomsbekæmpelse og en rettighedsbaseret tilgang menneskerettighederne

fra retten til mad og skolegang til retten til at kunne ytre sig

forbud mod diskrimination blandt andet på grund af seksuel orientering de rettigheder skal udgøre et stærkt fundament for vores udviklingssamarbejde vi vil fremhæve at fred og fremgang i verdens fattige lande bestemt også er i danmarks interesse vi vil anerkende

ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske tiltag men også af tiltag på øvrige områder vi vil sikre

sker i stærke partnerskaber med respekt for internationale principper og mål også de humanitære principper vi vil styrke inddragelsen omkring udviklingssamarbejdet

råd der får styrket indflydelse en bredere

udpeges af ministeren vi vil sikre øget åbenhed så alle borgere med interesse for udvikling og repræsentanter i partnerlandene kan følge med og give inspiration og ideer til samarbejdet ministeren får ikke mere magt det vil blive mere åbent det vil blive mere inddragende og det vil blive

og kan vi gøre det endnu bedre så ser vi positivt på det jeg håber også her på en styrket dialog med folketinget og udenrigsudvalget

var der jo også en pressemeddelelse se fra udviklingsministeren hvor

tilbageblik omkring noget med gamle dage

massive svindel der også er med danske støttemidler

initiativer altså går til korruption nepotisme og svindel

donere penge til en række donorlande

indstillet på at nogle af pengene havner hos nogle korrupte mellemled i

at få bugt med det her misbrug af danske skattekroner

en stærk forkæmper for nogle af de samme principper vi prøver at udtrykke i lovforslaget

korruption og kampen mod korruption er helt afgørende i det danske udviklingssamarbejde vi har nul tolerance

og til den sidste krone er overført sikrer vi ikke bare muligheden for at man kan få indsigt i hvordan pengene bruges men bestemt også muligheden for at kontrollere

det gælder den kontrol vi selv ihærdigt kæmper for og arbejder for og det gælder den kontrol som fattige mennesker ude i landene så selv kan føre for at sikre at udviklingssamarbejdet går ordentligt og at hver eneste krone bliver brugt rigtigt det er en meget lille del og meget mindre

hvor der er tale om uregelmæssigheder men vi skal styrke kampen mod korruption der deler jeg ordførerens

er det jo mange penge og det er da også et milliardbeløb jeg kan huske

går til nogle ting som vi måske ikke selv synes de skulle være brugt på

hvis man er i et fattigt land og får dansk udviklingsbistand

det som eksemplet skulle illustrere og det var et britisk eksempel var at den primære måde at holde øje med at en regering ikke

er at sikre at de mennesker der bor i landet kan holde øje med regeringen at de kan holde øje med

det er jo den form for kontrol der i sidste ende sikrer at landene fungerer og

indsendte høringssvar fra amnesty ngo forum lo og dansk røde kors at man er noget

en ting er at ministeren er uenig med venstres ordfører det er jeg helt sikker på ikke er noget som ministeren ligger søvnløs over det burde den anden uenighed måske være

ministeren at det ikke kun er i venstre at vi er bekymret for det som som bliver set som en centralisering af

yderligere formuleringer omkring åbenheden og en styrkelse af inddragelsen lad mig slå helt fast

som i langt højere grad kan holdes i ørerne og holdes ansvarlig fordi der i modsætning til tidligere hvor

processen foregik i lukkethed

og i en styrelse nu sikres åbenhed helt fra

det bliver mere inddragende med et udviklingspolitisk råd som kan tage initiativ og få

stærkt kan deltage i de strategiske

repræsentation så det bliver mere åbent det bliver mere inddragende og det bliver

det bliver en demokratisk åben og inddragende proces

omkring de steder hvor det af loven fremgår at

en åbenhed der ligger ud over hvad der er krævet af

vi ser i dag det det vil jeg gerne også i et samspil med udenrigsudvalget

det har det nye råd

en ny retning i dansk udviklingssamarbejde skal drøftes af det udviklingspolitiske

råd sikres også en en initiativret så det selv kan tage initiativ til at fremme denne type drøftelser

sikres der med ekstern repræsentation i bevillingskomiteen

et fagligt stærkt input til bevillingsbehandlingen men ideen i den nye konstruktion er jo i højere grad at sikre det administrativt faglige

vi får en mere inddragende og åben

drøftelse af de store strategiske og udviklingspolitiske pejlemærker

dansk udviklingspolitik

deltager gerne i en drøftelse også i udvalgsbehandlingen af hvorvidt vi yderligere

den bedste administration der mener jeg at vi måske kunne arbejde med en model

også berolige alle organisationerne

koble

men tværtimod at styrke den inddragende og

for verdens fattige lande og så søreme også til gavn for

for spørgsmålet og tak for

ved min debut debut på

ti minutters taletid da der er to punkter på

lad det være sagt med det samme der er mange fornuftige tanker i de to forslag som vi nu skal behandle og

ikke ridse alle de fornuftige dele af forslagene op det er jeg sikker på at ministeren og andre vil gøre her om lidt

vil koncentrere mig om et par elementer i lovforslagene som

er vi i venstre ikke enige i konstruktionen med ministerielle observatører i bestyrelserne

vi mener ikke at ministerier skal se bestyrelsen over skulderen hverken hos dansk institut for internationale studier

der bør man sikre at forskningen er uafhængig eller hos institut for menneskerettigheder hos institut for menneskerettigheder

gælder det i særlig grad om at vi sikrer hundrede procent uafhængighed for at stille instituttet stærkest muligt

skal instituttets bestyrelse ikke have en observatør med taleret fra udenrigsministeriet fra dansk side

vil vi forhåbentlig og i øvrigt med rette sætte spørgsmålstegn ved uafhængigheden af lignende institutter i lande der har en knap så demokratisk tradition som den danske hvis regeringen sad og lyttede med og endda argumenterede med når den her såkaldt uafhængige vagthund tog sine beslutninger så skal instituttet være frit så lad det være frit vi står os bedst over for omverdenen ved at vi har orden i eget hus

finder vi det i venstre positivt at de arktiske forhold fremhæves som et

det besynderligt at mens man finder plads til observatører fra både udenrigs og forsvarsministeriet i bestyrelsen

ikke fundet det nødvendigt at have grønland repræsenteret det mener vi man bør rette op på

det venstres opfattelse at man bør gennemføre en analyse af om det i længden er den mest effektive brug af ressourcerne at have dansk institut for internationale studier liggende helt selvstændigt givet at mange af de funktioner som instituttet ifølge lovforslaget skal varetage

på universiteterne og her findes der stærke forskningsmiljøer

vi i venstre at udenrigsministeriet og ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser

for hvilke fordele og ulemper der vil være forbundet med at fusionere dansk institut for internationale studier med et universitet som bekendt

stort set alle landets øvrige sektorforskningsinstitutioner blevet underkastet en lignende analyse for at vurdere hvordan vi sikrer størst samfunds og forskningsmæssig nytte af midlerne så hvorfor ikke også diis

se på muligheden redegørelsen som vi foreslår

skal naturligvis se på mulige synergieffekter ved en eventuel fusion herunder om sådan nogle bedst opnås ved at man deler diis op i forbindelse med sådan en fusion vi tager ikke stilling til hverken fusion eller opdeling eller hensigtsmæssigheden

en redegørelse afsluttes allerede næste år i to tusind og tretten

fornuft i de forslag jeg har skitseret og at regeringen er klar til at tage en åben og konstruktiv dialog herom

tilbage på debatten i to tusind og to hvor venstre var regeringsparti og var med til at lave

arbejdet for menneskerettigheder både i danmark og ude i verden jeg siger det bare som en fodnote jeg var selv ordfører dengang så jeg husker tydeligt debatten med venstre konservative og dansk folkeparti men jeg glæder mig over i dag

interesseret i at sikre en stærk dansk

l en hundrede og fem og halvtreds er at vi selvstændiggør institut for menneskerettigheder det skaber klarhed og sammenhæng i forhold til ansvar opgaver og økonomi som

været tidligere som jeg nævnte

da nogle ville have

konstruktion hvor man så stadig havde en

særlig glad for i dag at os der advarede mod strukturen dengang fik ret og jeg håber at vi får vedtaget de to lovforslag så

råd nævn og institutter der ikke mente det samme som regeringen og dansk folkeparti

man sætter pris på at man har en stærk uafhængig national

selv over skuldrene i forhold til vores

er vigtigt at notere sig at den model vi også har i danmark med institut for menneskerettigheder er en model

mange steder i verden til at oprette lignende

borgernes retssikkerhed og rettigheder så derfor

den stærke henvisning til fns såkaldte parisprincipper det tror vi er vigtigt der netop også sikrer uafhængighed og selvstændighed i forhold til arbejdet

konsekvenslovforslaget om at dansk institut for

studier også bliver oprettet som et selvstændigt institut fremover så med disse ord

sammenlægningen af de to institutter for ti år siden og det glæder mig at man kan komme med

når det er sagt

vil være interessant at høre ordførerens holdning til punktet omkring ministerielle observatører i såvel

at vende tilbage til den mere saglige del af debatten som i

fin tale som herre jakob ellemann jensen holdt på vegne af venstre men jeg tillod mig at klandre venstre

haft en anden holdning for ti år siden da vi debatterede det her jeg

og derfor håber jeg så også at de kan støtte det

ministrene vil besvare det om uafhængigheden

tage højde for de bekymringer som herre jakob ellemann

at vi har et selvstændigt og uafhængigt menneskerettighedsinstitut

heller ikke at min taletid vil blive fuldt udnyttet

lovforslag og det ene af dem kan vi støtte og det andet af dem kan vi ikke støtte vi kan sagtens støtte

dansk institut for internationale studier men

de her ændringer i forhold til institut for menneskerettigheder

er jo at at vi synes

vi skal prioritere de offentlige udgifter det gør vi andre steder

mangel på likvider og det skal vi også gøre i forbindelse med det her vi mener at det

institut for menneskerettigheder og vi synes også at det er en dårlig beslutning at vi vælger at bidrage med endnu flere millioner af kroner til instituttet

en gevaldig pine gennem en periode fordi det jo kom frem at

igennem flere år har begået omfattende konteringssvindel med betroede midler man har jo ifølge de

og også efterfølgende med en opfølgning fra rigsrevisionen kunnet se

man har haft fiktive projekter med konti hvor man har fiflet med konteringen af de her forskellige beløb for at dække over

synes ikke at det er en baggrund som så skal gøre at man skal præmieres med at have endnu flere penge til sin rådighed vi har styr

der er ikke så særlig meget at komme efter og vi har også tilstrækkeligt med midler på budgettet til at man kunne lave den

hvis vi skal blande os i andre landes brud på menneskerettigheder og så videre vi synes at det er en dum beslutning en dårlig beslutning at vælge at lægge flere penge og flere opgaver og mere kompetence over i institut for menneskerettigheder vi har jo blandt andet

i udenrigsudvalget tidligere og vi har også haft et samråd med

grove regelbrud men det gav ikke anledning til at man havde den mindste grad af

selvransagelsesiver i den nye regering man anså det ikke som rimeligt at gå ind og se på når der nu har været den her

gået med de her penge og hvorfor det gik sådan som det gjorde det var der ikke nogen politisk forståelse for man ønskede ikke

undersøgelse af den tidligere direktør morten kjærum og man ønskede heller ikke at lave en undersøgelse af den nuværende direktør

ganske underligt for når der bliver begået

med betroede midler med danske skattekroner synes vi også når vi kan dokumentere det

i det mindste skulle have en undersøgelse af

der kunne gå så mange år uden at det kom frem det synes vi at

regeringen skulle have været lidt mere velvillig over for og så ville vi måske også have været lidt mere velvillige over for at se på hvordan det skulle gå med det her institut men der var ikke nogen som helst håndsrækning fra regeringen man valgte

den tidligere leder og også over den nuværende leder

kan ikke støtte det her lovforslag om øgede kompetencer flere midler større bevillinger og så videre til institut for menneskerettigheder derfor agter vi at stemme nej til

støtte l en hundrede og fem og halvtreds om ændringerne af

det ene handler om et selvstændigt institut for menneskerettigheder og det andet handler om et selvstændigt dansk institut for internationale studier og herved

bliver de to institutioner skilt ud fra det nuværende dansk center for internationale studier og menneskerettigheder der jo som vi allerede har hørt blev oprettet under den tidligere regering i to tusind og to nogle har åbenbart fortrudt det andre

at institut for menneskerettigheder nu gøres til en selvstændig institution og

danmarks nationale menneskerettighedsinstitution netop for at gøre det tydeligt at det er en uafhængig institution i overensstemmelse med parisprincipperne den administrative konstruktion hvor fagligt og økonomisk ansvar ikke følges ad har må man sige været medvirkende til de uregelmæssigheder vi har set i instituttets regnskaber dem er der nu heldigvis helt styr på og derfor er det et godt tidspunkt at vende tilbage til en enstrenget ledelsesstruktur ved den seneste akkreditering i to tusind og syv af institut for menneskerettigheder blev der peget på nogle punkter som kunne forbedres herunder tilstrækkelig finansiering af institutionens nationale kerneopgaver mangfoldig repræsentation i de styrende organer og et lovfæstet mandat til at udgive rapporter

som en national menneskerettighedsinstitution med et bredt mandat til at fremme og beskytte alle menneskerettigheder bliver institut for menneskerettigheders rolle styrket med den nye lov instituttet skal varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i danmark det er ifølge parisprincipperne en kerneopgave for en national menneskerettighedsinstitution og nu bliver det præciseret i loven der er altså tale om en selvstændig rapportering

ikke det samme som regeringens rapportering på danmarks vegne hvilket også er præciseret i bemærkningerne herudover ændres bestyrelsens sammensætning med henblik på at sikre en repræsentation af personer med handicap øge afspejlingen af mangfoldighed i samfundet og styrke

om danmarks deltagelse i det internationale menneskerettighedsarbejde

institut for menneskerettigheder har allerede i den gældende lov kompetence til at varetage danmarks forpligtelser på ligebehandlingsområdet det vil sige at fremme ligebehandlingen af alle uden forskelsbehandling at offentliggøre rapporter og at komme med henstillinger om forskelsbehandling disse opgaver videreføres ligesom forskernes og institutionernes forskningsfrihed inden for de forskningsstrategiske rammer også videreføres hvis vi så kigger på lovforslaget om dansk institut for internationale studier

den nuværende diis også gøres til en selvstændig institution hensigten med lovforslaget er at man grundlæggende kan fortsætte uændret med det primære formål at udføre uafhængig forskning og analyse på internationalt niveau inden for det udenrigs sikkerheds og udviklingspolitiske område men fremover vil også forskning i arktiske forhold og demokratiudvikling blive dækket demokratiudvikling har ikke tidligere været et selvstændigt forskningsområde selv om der også tidligere fra diis har været bidrag

på området men det synes vi fra radikal side er rigtig rigtig værdifuldt

fremover en selvejende institution hvor bestyrelsen har ansvaret for spørgsmål inden for instituttets økonomi og forvaltning

står der at den gældende konstruktion er uhensigtsmæssig og fører til uklarhed i ledelsen af de to underlagte underlagte institutter og den synergieffekt der var tilsigtet ved sammenlægningen af de to institutter i to tusind og to har aldrig kunnet lade sig realisere fra radikale venstres side støtter vi vi således

menneskerettigheder og i stedet gøre institut for menneskerettigheder danmarks

studier til to selvstændige institutioner har til formål at styrke begge centres stilling som henholdsvis national menneskerettighedsinstitution

det udenrigs sikkerheds og udviklingspolitiske område

i dag er derfor at genskabe en bedre rolle

ansvarsfordeling mellem de to centre for at tydeliggøre og styrke deres respektive formål og kompetencer i sf mener vi at opsplitningen er bedre end den nuværende samlede konstruktion eftersom der i praksis ikke har været andet til fælles

er med på proceduren

institut for menneskerettigheder

valg af repræsentant til det råd

den repræsentant der skal være der fra udenrigsministeriet hvis det er instituttets økonomiske problemer man

i bestyrelsen kunne man jo løse det på

nemlig ved at man havde et særligt udvalg for økonomi og budget hvor

de politiske ting omkring menneskerettigheder

med den bestyrelse der nu er uden at den bliver kigget over skulderen skulderen af regeringen

det er en rigtig indvending og jeg synes at vi skal prøve at finde en løsning på det

udvalgsarbejdet så er det vigtigt at institut for menneskerettigheder ikke kun beskæftiger sig med individuelle rettigheder det er mindst lige så vigtigt at kigge på de kollektive rettigheder

det bør med i grundlaget for institut for menneskerettigheder når vi nu er i gang med

diis indeholder dele af det som kunne blive

på en ikkevoldelig og ikkemilitær måde jeg synes at

en del af diis arbejde har peget i den retning og har givet nogle af de kvalifikationer

skal man når man snakker om om diis også huske at

arbejde da det også netop kan være med til at fremme

synspunkterne og nuancerne i vores politik

ikke glemme at arbejdsmarkedsforhold også har en stor udenrigs og sikkerhedspolitisk betydning tænk blot på det arabiske oprør

som spillede den helt afgørende rolle og hvor det jo netop bliver arbejdsmarkedets parter som kan danne grundlaget for at der igen kan blive ro og orden i de lande efter

vi ser meget positivt på opdelingen og synes også at der i det store hele er et godt grundlag for at få to gode love lavet ud fra det fremsendte

nogle fik på et tidspunkt den mærkelige idé at slå institut for menneskerettigheder og dansk institut for internationale studier sammen

begik man den fejl at man tillagde institutbestyrelsen det faglige ansvar mens centerbestyrelsen fik det budget og regnskabsmæssige ansvar enhver der har prøvet at arbejde med bestyrelser vil vide at sådan et delt ansvar vil føre til uklarhed og usikkerhed jeg skal ikke grave yderligere i motiverne for den mærkelige konstruktion der blev lavet dengang men nøjes med at glæde mig over at skaden nu igen bliver gjort god liberal alliance er derfor positive over for de to forslag dog har vi en enkelt men ret væsentlig anke vi er skarpe modstandere af at en repræsentant for udenrigsministeriet skal deltage i bestyrelsesmøderne i de to nye institutioner som observatør nu kan man jo ikke vide hvad der ville være sket hvis vi havde haft en borgerlig regering og de røde partier i opposition men hvis det var tilfældet og det her forslag

lagt frem tror jeg vi havde set en skarp kritik af at der skal være sådanne observatører baggrunden er formentlig et ønske om sikkerhed i forvaltningen men det holder ikke

sikre den meget meget væsentlige internationale troværdighed omkring institutternes uafhængighed det glæder

meget at der lægges op til at dansk institut for internationale studier skal fortsætte som en selvstændig institution for i en tid med mange fusioner i universitetsverdenen

måske have været fristende at lægge instituttet ind under et af de eksisterende universiteter vi ved imidlertid at de organisatoriske forhold på universiteterne endnu ikke er faldet på plads

der er om diis aktiviteter

finder vi det faktisk væsentligt at instituttet bevarer sin selvstændighed medmindre bestyrelsen selv skulle fremsætte ønske om en sammenlægning med et universitet det ligger dog næppe lige for helt generelt er vi også skeptiske over for de meget

bestyrelser der skal nedsættes jeg ved godt at det skyldes ønsket om bred repræsentation men rationelt og effektivt er det ikke

vi skabte den konstruktion vi diskuterer i dag og der vil jeg godt sige at vi oprettede i to tusind og to dansk institut for internationale studier og i det institut indgik en række separate centre der hidtil

fungeret forskellige steder i byen og uafhængigt af hinanden det var dansk udenrigspolitisk institut center for udviklingsforskning dansk center for holocaust og folkedrabsstudier center for freds og konfliktforskning samt det danske

ville vi bringe sammen for at give en samlet større vægt og en værdifuld tværgående sammenhæng i deres forskning folkedrab kan jo ikke ses uafhængigt af konfliktforskning og har store

implikationer og meget af alt det som foregår

har menneskerettighedsdimensioner

god mening i at bringe disse sammen i stedet for

og laver deres arbejde hver for sig uden at man har en tværgående vurdering af mulighederne for at se tingene i sammenhæng derfor besluttede vi for at opnå denne synergieffekt at slå alle disse institutter sammen i dansk institut for internationale studier

så dette institut som denne regering nu foreslår at bryde op ved at skille instituttet for menneskerettigheder ud begrundelsen

det anfører regeringen også korrekt nok i sine bemærkninger til lovforslagene det har a status begrundelsen

nok også lidt vel tung når det forholder sig

at menneskerettighedscenteret ikke har leveret synergi sammen med de andre som regeringen anfører tager vi dette til efterretning og når også paraplyen var blevet for tung er

denne konstellation og derfor kan vi så støtte at instituttet nu skilles ud og gøres til en selvstændig institution vi lægger meget vægt på at danmark fører en opmærksom og grundlæggende menneskerettighedspolitik og vi udnævnte derfor også en særlig menneskerettighedsambassadør hvis dette arbejde kan gøres bedre og bredere gennem en selvstændiggørelse

skal det selvfølgelig gøres under udvalgsarbejdet vil vi bore i om det er en rimelig konstruktion at bestyrelsen for menneskerettighedsinstituttet

udpeget af rådet der jo skal være en kritisk og ansporende instans i

eftersom det jo skal være uafhængigt men det har de andre ordførere også været

men jeg medgiver regeringen at økonomisk rod tilsiger en større indsigt i instituttet men det kunne jo så ske gennem en plads i økonomi og revisionsudvalget vi konstaterer at udskillelsen af institut for menneskerettigheder ikke påvirker samarbejdet og konstruktionen mellem og med de øvrige centre

institut center for udviklingsforskning center for freds og konfliktforskning bliver fortsat sammen og der

vi skal se synergier dér og jeg tror også det er rigtigt

er at vi her har udviklet opstillet og opbygget en tænketank

og bidrager til tænkningen og kan være med til at anspore tænkningen og få glæde af den det var hvad vi tilsigtede og derfor kan vi med nogle af de anførte modifikationer

bemærkninger undervejs og dem skal jeg vende tilbage til men jeg har lyttet mig frem til at

alle partier med undtagelse af dansk folkeparti

fire og halvtreds og at dansk folkeparti

fem og halvtreds så det er lykkedes at lave noget der samler bredt

lovforslaget om institut for menneskerettigheder danmarks internationale menneskerettighedsinstitution sikrer det nuværende institut for menneskerettigheder uafhængighed

fortsatte virke som en effektiv menneskerettighedsorganisation et menneskerettighedsinstitut der lever op til fns parisprincipper om nationale

række krav til menneskerettighedsinstitutionernes mandat uafhængighed og ekspertise det er krav som er centrale for institutionens troværdighed

så været en debat hvorvidt det var en god idé at udenrigsministeriet havde en observatør det har både herre jakob ellemann jensen herre christian juhl fru mette bock og herre per stig møller været inde på

vi vender tilbage til det under udvalgsarbejdet

observatøren i bestyrelsen ikke kompromitterer institutionens status tværtimod vil observatøren ikke alene kunne bidrage til en større økonomisk sikkerhed men også bidrage til faglighed og til arbejde med demokrati og menneskerettigheder samtidig med at det efter vores vurdering sikrer uafhængigheden men vi vil gerne vende tilbage til det under udvalgsarbejdet jeg har hørt de bemærkninger der er faldet i den

lovforslaget sikrer at institutionen også fremover leverer et solidt og vigtigt stykke arbejde et stykke arbejde som med værdifulde aktiviteter bidrager til at opnå målsætningen om at danmark til enhver tid efterlever sine internationale forpligtelser og derudover bidrager til aktivt at fremme både demokrati og menneskerettigheder såvel herhjemme som

selvstændig platform

herre jakob ellemann jensen om vi ikke kunne vurdere fordelene ved

med en anden uddannelsesinstitution et universitet og fru mette bock talte imod det jeg tror det er noget af det vi også skal kigge nøjere på i et udvalgssamarbejde også

om en høne og en gris

for at vi ikke kommer til at lave noget der betyder at noget af den dynamik der er er i

bliver svækket i den her konstruktion men jeg hørte også herre jakob ellemann

at det var noget vi skulle overveje og tænke igennem og

og det er vi helt helt åbne

herre jakob ellemann jensen argumenterede specielt for grønland

uoverstigelige ting vi er uenige om

klart at færøerne måske vil synes at de så også

det tror jeg helt rigtig vurdering og det vi får reetableret med den konstruktion vi laver nu er jo en sikker overensstemmelse mellem det faglige og det økonomiske ansvar herre christian juhl var i sit ordførerindlæg inde på nødvendigheden af freds

det arbejde der foregår der vil jeg henvise til bemærkningerne i

styrke freds og konfliktforskningen det betyder at vi giver det en stærkere status end den status

skade god igen jeg underkender dermed ikke at andre udenrigsministre før mig også herre per stig møller

vidt angår det første lovforslag at det ser overkommeligt ud at undersøge de

det er jo ikke bare et tilbehør til lovforslaget om

efter vores bedste vurdering vil styrke

den uafhængige forskning og analyse

brede udenrigs sikkerheds og udviklingspolitiske område det vil skabe en ramme for et tæt samarbejde mellem både forskere analytikere politikere embedsmænd og praktikere samtidig styrker lovforslaget instituttets uafhængighed i forhold til udfærdigelse af redegørelser og udredninger lovforslaget skaber derved mulighed for at instituttet bedst muligt kan understøtte udviklingen af dansk udenrigspolitik

skulle være med til at løfte fagligheden altså er

at udenrigsministeren er at det kan være utrolig vanskeligt at forklare ude i den store verden at vi har nogle uafhængige institutioner her hvor der så skal sidde en repræsentant for et ministerium som observatør

et utrolig dårligt signal at sende og at vi må klare

institutioner på anden vis jeg synes virkelig det er en meget meget meget dårlig konstruktion

for nødvendigheden af at der også er en tættere økonomisk tilknytning

klares på anden måde men det bliver det ikke nødvendigvis nemmere af heller ikke bureaukratisk

for udenrigsministeriet ville kunne bidrage

i instituttet men jeg tror at man ville kunne bidrage med faglige synspunkter som også ville have vægt men igen det er jo noget af det vi må se på undervejs i udvalgsarbejdet

men summa summarum er jeg også glad for

det tror jeg også var starten på herre jakob

og det er jo stærke ord fra en venstremand sidst på sådan en tirsdag eftermiddag at der var rigtig mange gode

det er faktisk ret sjældent at det er indledningen

at hvis man har den slags observatører siddende sker der det at hvis man når til kritiske punkter foregår forhandlingerne uden for bestyrelsesmødet

tid være enhver bestyrelses ret at indkalde faglig ekspertise herunder ekspertise fra udenrigsministeriet hvis man skulle have behov for det så lad os nu lige

at klargøre under udvalgsarbejdet at det her lever op til parisprincipperne men selv om det gør det kan der være

regionale sikkerhedsorganisation med seks og halvtreds deltagende stater fra europa centralasien og nordamerika organisationens hovedaktiviteter omfatter konfliktforebyggelse krisestyring og reformstøtte inden for demokrati og menneskerettigheder samarbejdet i osce

foregår inden for tre dimensioner den militære den menneskelige og den økonomiske

der afspejler den grundlæggende opfattelse af at sikkerhed afhænger af en lang række faktorer herunder både

økonomisk udvikling miljø demokrati og ikke mindst overholdelse af

og samlede over fyrre udenrigsministre der var mange emner på dagsordenen samarbejde med de nordafrikanske lande øget osce

engagement i forhold til partnerlandet afghanistan konflikthåndtering herunder tidlig varsling ikkespredning af nukleare biologiske og kemiske våben samt en opdatering af wiendokumentet om tillidsskabende foranstaltninger alt dette fremgår af redegørelsen vi behandler her i dag men det fremgår også af redegørelsen at det var inden for den menneskelige dimension hvor det var sværest at finde fælles fodslag ved osce

debatter om menneskerettigheder og det var det forhold at flere lande

de mest basale af dem demokratiet har svære vilkår i rusland

havde observatører både ved valget til dumaen og til det efterfølgende præsidentvalg ved dumavalget den fjerde december fandt vores observatører en klar sammenblanding mellem staten og det regerende parti samt en ganske ulige adgang til pressen dette forhold gjorde det sværere for oppositionens partier at konkurrere på lige vilkår med regeringspartiet yderligere havde autoriteterne nægtet at registrere de mest vidtgående oppositionspartier hvilket reelt betød at udvalget af partier blev begrænset på valgdagen var tingene godt organiseret men under optællingen blev det klart for vores observatører at tingene ikke var som de så ud på overfladen tredive procent af de optællinger vi observerede var problematiske

fandt indtil flere eksempler på at der var proppet ekstra og endda sammenklumpede stemmesedler i urnerne og de var alle for putins parti united

hele pointen med et valg er

ikke er givet på forhånd og dette var ikke tilfældet i rusland hvor det største problem var mangel på konkurrence vilkårene var ikke lige idet magt og administrative midler

og europarådets udtalelser nævnes også problemer med registrering af kandidater

og så var igen cirka tredive procent af vores observatører utilfredse eller meget utilfredse med den måde de observerede stemmer blev optalt på der er desværre også stor grund til at være bekymret over situationen i hviderusland efter præsidentvalget i to tusind og ti er der stadig væk mange af oppositionens politikere og

som sidder i fængsel ved osce

vintermøde i wien stødte vi på andrei sannikovs søster som meget bevæget fortalte hvordan hendes bror blev mere og mere syg og kontinuerligt er blevet flyttet fra fængsel til fængsel uden ret til at se hverken advokat eller familie hun udtrykte frygt for og usikkerhed om hvorvidt sannikov

eller medier der er blevet nægtet udrejse af hviderusland

af bilen ved grænseposter eller kontrolposter inde i landet der menes at være en hel liste over mennesker der har fået

eller rettere landearrest på den måde jeg håber den danske regering og det danske formandskab vil blive ved med at finde måder at lægge pres på hvideruslands regering og præsident

for befolkningen et vigtigt aspekt i osce

regi er at hviderusland må leve op til sine osce

uden at begrænse dem til deres parlamentsvalg senere i år men alt dette finder vi jo først ud af i september når vi her i dag debatterer de interne forhold og samarbejdsrelationerne mellem seks og halvtreds lande vil det blive enkeltnedslag jeg har valgt at stille skarpt på den menneskelige dimension da jeg mener det er en forudsætning for et liv i fredelig sameksistens

ikke er et besluttende organ det er osce

staternes stats og regeringschefer der har den opgave og i de år hvor der ikke

afholdes topmøder mødes osce

udenrigsministrene i ministerrådet det er i de organer man skal forfølge

grundlæggende menneskerettigheder jeg håber og ser frem til at ministeren vil tage de kritiske bemærkninger der er faldet her i dag

næste ministerråd og sætte fokus på de brud der sker på de basale menneskerettigheder med disse bemærkninger

venstre ministerens redegørelse over for folketinget

da vores ordfører desværre ikke kan være til stede i salen har jeg lovet

læse talen op på ordførerens vegne fra socialdemokratisk side vil vi gerne takke for redegørelsen som vi mener giver et godt indblik i de sikkerhedspolitiske udfordringer som ikke blot danmark men hele

regionen står over for i dag vi socialdemokrater synes samtidig at redegørelsen skaber et stærkt grundlag for de fremtidige beslutninger som må tages og det ansvar vi påtager os

samarbejdet

side synes vi vi at der er god grund til at være stolt af danmarks indsats på

området og samtidig er der under det irske formandskab fundet nogle stærke og fornuftige prioriteter

fremhæve vigtigheden af beslutningerne om at styrke samarbejdet

regionen og sikre medlemslandenes efterlevelse af deres forpligtelser i alle

mener vi at vi er godt på vej som også udenrigsministeren fremhæver er det helt essentielt at fokusere

og den manglende efterlevelse af menneskerettighederne i visse medlemslande jeg kan kun sige at

støtter stærkt op om disse prioriteringer og ser frem til det fortsatte samarbejde i to tusind og tolv nogle af de lidt mere problematiske debatter på ministermødet omhandlede

samarbejdet som redegørelsen afspejler står vi stadig væk over for voldsomme udfordringer på demokrati og menneskerettighedsområdet

at der ikke blev opnået enighed på dette

samarbejdet er et essentielt element i danmarks udenrigspolitiske værdigrundlag derfor mener vi

må fortsætte med at kæmpe for at styrke menneskerettighederne og grundlaget for demokrati i nogle af de lande hvor dette desværre halter vi socialdemokrater mener at vi især må hæfte os ved den fortsat uholdbare situation i hviderusland

stoppes det er derfor vigtigt at vi fortsat som vi også diskuterede sidste år vil kæmpe for befolkningen i hviderusland og for deres rettigheder vi kan ikke blot se passivt til fra grænsen til hviderusland mens

i at udføre dets arbejde og hensynsløst bryder retssikkerheden

valgobservationerne udført

delegerede er et vigtigt redskab i den demokratiske maskine i tråd med

fortsat at styrke samarbejdet mellem de to hovedaktører

parlamentariske forsamling vi må også fortsat kæmpe for

uafhængighed hvis vi skal sikre at de principper og målsætninger vi har kan opfyldes

og neutrale kriterier

deler også udenrigsministerens holdning til spørgsmålet om ngo deltagelse

større møder i den menneskelige dimension selv om rusland finder dette problematisk mener vi

ngoernes tilstedeværelse manifesterer et udtryk for demokrati og åbenhed prioriteter

menneskerettighederne og vores ønske om demokrati må aldrig kunne anfægtes

udgør fundamentet for fred og stabilitet imellem stater samt markerer beskyttelsen af borgernes fundamentale rettigheder dette er hvad vi kæmper

ministeren for redegørelsen om

er en organisation der på mange måder har mindre betydning i dag end den havde tidligere tidligere var den det eneste fælles forum hvor øst og vest kunne mødes til samtaler om verdens gang derfor blev osce

også et vigtigt organ for nedrustningen og våbenkontrollen i europa samt for demokratiudviklingen i de nye lande efter

sammenbrud i dag står organisationen mindre centralt men den har bibeholdt en vis betydning i demokratiudviklingen via de meget vigtige valgobservationer og via sine aktiviteter og sin opsamlede viden om sng landene desuden gør organisationen fortsat en indsats for stabilisering og våbenkontrol og dansk folkeparti ser derfor fortsat positivt på organisationens arbejde sådan som det beskrives i redegørelsen som

i stedet for herre rasmus helveg som

desværre er på rejse i sin egenskab

nævne at jeg selv var i rusland i december i forbindelse

det var godt nok på vegne af nordisk råd men vi samarbejdede

der skal i hvert fald lyde en stor tak for det gode samarbejde vi havde der og en tak for deres meget ambitiøse indsats med at få afdækket eventuel valgsvindel nu til talen fra rasmus

tilslutter os redegørelsen vi er fra radikal side glade for denne årligt tilbagevendende mulighed for at drøfte osce i folketingssalen det er særlig glædeligt i årets redegørelse at notere at missionen i zagreb kan lukkes baggrunden er den simple at missionens formål

på alle måder er i god gænge

fra radikal side jævnligt at kunne fejre lukningen af osce missioner men

må også erkende at der fortsat er meget arbejde at tage fat på lukningen i zagreb er illustrativ for den generelle udvikling i balkanregionen der jo traditionelt har fyldt meget

der er færre konflikter og bedre samtale landene imellem til gengæld har vi

side brug for et fortsat stærkt engagement ikke mindst i de centralasiatiske lande og i hviderusland som redegørelsen viser

er hviderusland for tiden det mest problematiske land på det europæiske landkort når det gælder demokrati og menneskerettigheder og vi vil opfordre såvel osce som udenrigsministeren til at

arbejdet med at påvirke styret i minsk for så vidt angår de centralasiatiske lande er osce jo afgørende vigtig osce leverer en ramme om demokrati og menneskerettigheder som ikke leveres af andre aktører i to tusind og elleve har der været særlig fokus på kirgisistan hvor en osce politimission bistår regeringen med at dæmpe de interetniske spændinger i landet det er godt arbejde og præcis den slags ting der gør osce til en vigtig og afgørende institution i redegørelsen fremgår det også at ukraine vil overtage formandskabet i to tusind og tretten

det nuværende irske formandskab udløber

fra redegørelsen ukraine vil overtage osce formandskabet den første januar to tusind og tretten det må ventes at ville udgøre en særlig udfordring ikke mindst i lyset af de aktuelle eksempler på tilbagerulning af

timoshenko sagen fra eus og dansk side vil man gøre det klart over for ukraine at det forventes at et osce

forpligtigelserne vi kan fra radikal side også tage denne del af redegørelsen til efterretning og vi vil følge udviklingen i ukraine

og gennemgangen af de udfordringer som osce landene står over for i dag

at forhindre globale konflikter og kriser vi er også meget glade for det øgede osce

fokus på de nordafrikanske lande der er i transition i forhold til det arabiske forår

de valgobservatører der er rejst til blandt

frem til et styrket samarbejde i forbindelse med afghanistan ligesom lukningen af kontoret i zagreb må siges at være en succes for

på linje med

styrket samarbejde og støtter den

udviklingen i hviderusland jo noget der optager os alle

og danmark har med til at iværksætte udsendelse af rapportører til hviderusland for at undersøge brud på menneskerettighederne den efterfølgende rapport viser at der foregår grove brud på menneskerettighederne det litauiske formandskab har ikke haft held til at iværksætte en opfølgende undersøgelse

vores medlemskab af osce skal lægge et maksimalt pres på den hviderussiske regering for at stoppe de modbydelige handlinger der finder sted

vores alles ansvar at vi gør alt der står i vores magt for at løse den uholdbare situation i europas sidste

udenrigsministeren også påpeger at kontroversielle emner som torturbekæmpelse og

forsamlingsfrihed har været på dagsordenen i to tusind og elleve

menneskerettigheder og demokrati er nogle af de fundamenter som vores samfund er bygget på osces virke er en beskyttelse af disse rettigheder og det vil vi

som ofte skaber nye problemer nemlig krig og magtanvendelse

det som i danmark har heddet en aktivistisk udenrigspolitik

er taget ud i verden for at se om de kunne styre den som regel har de måttet opgive

vi har tidligere i dag talt om både irak og afghanistan som dårlige eksempler på

jeg synes vi skal betegne den slags

hvor forhandling dialog konfliktløsning og internationalt samarbejde er

og grupper af villige vi har nemlig fn vi har osce

vi har nordisk råd og vi har europarådet som arbejder på helt anderledes måder end de gamle koldkrigsorganisationer

og forhandling er vigtige elementer hvis vi skal skabe en bedre verden og ikke bare skabe nye konflikter menneskerettigheder og demokrati og de processer der følger med er vigtige og derfor er osces arbejde

at overvåge hvordan staterne behandler minoriteter og håndterer menneskerettigheder vigtigt lige så vel som at

det har også meget stor betydning at der bliver sat fokus på undertrykkelse af oppositionen i nogle af landene

vigtigt at man hele tiden fokuserer på den søjle der handler om krig og afspænding

økonomi miljø og klima som jeg ser det er

væsentlige områder som spiller godt sammen med de meldinger som vores nye regering har spillet ud med

indsatsen mod fjernelse af atomvåben på den her klode kunne vi komme så langt at vi også på den nordlige halvdel af kloden kunne

ville det være en rigtig rigtig stor mulighed for

meget mere fredelig udgang på de konflikter der måtte være det er påfaldende at se på på kortet over kloden at stort set hele den sydlige halvkugle har fået fjernet atomvåbnene hvorimod der

grimme pletter endnu hvor våbnene stadig væk står nedrustning bør være en del af dansk udenrigspolitik og jeg

glad ved at udenrigsministeren i anden sammenhæng

nedrustning et andet område som jeg synes vi bør tage op i osce sammenhæng

våbenhandler også våbenhandler der ikke følger de normer som vi synes er gode

der er også våbentransporter hvor selv danske skibe deltager

at vi diskuterede med osce landene

hvordan vi kunne fremme kontrollen med våbentransport og kontrollen med våbenhandel hele afghanistanspørgsmålet

også et væsentligt spørgsmål i osce

direkte konflikt men fordi nabolandene der ligger op til jo er påvirket af den konflikt der har været i afghanistan generelt

vi bør nedprioritere de gamle koldkrigsorganisationer som nato

de visionære og mere moderne samarbejdsorganisationer som osce

læsning jeg synes at det i en verden hvor de politiske og økonomiske konfliktlinjer flytter sig og flytter sig meget hurtigt er væsentligt at have en organisation som

at organisationen faktisk har formået at

de meget store ændringer som er sket

i forhold til det sidste møde må vi jo fra liberal alliances side

bliver styrket det er et fantastisk spændende område og det der kommer til at ske i det område får naturligvis også rigtig stor betydning for hvad der kommer til at ske i europa derfor synes vi at

prioriteres men samtidig er det også væsentligt at holde fast i at det skal være en organisation som kan træffe beslutninger som kan implementere beslutninger og som kan holde fast i beslutninger herunder at medlemslandene selvfølgelig skal leve op til deres forpligtelser også hvad angår menneskerettigheder

nærmeste omkreds kan man sige og der bliver der i det arbejde der er blevet lavet indtil nu af gode grunde selvfølgelig lagt utrolig stor vægt på

kigger på de økonomiske rettigheder fordi vi ved at i et samfund hvor også økonomien er fri

en større sandsynlighed for at vi også kan se dette

retning af liberale værdier som vi jo sætter pris på i vores del af verden herunder i

ønsker naturligvis at støtte

er skabt for at sikre tillid og afspænding mellem alle europæiske lande uanset styreform og det særegne er at den samler alle op og har udstrakt sit område til centralasien

som har en særlig opgave i forbindelse med de frosne konflikter i europa dette er det ikke gået særlig godt med til gengæld er der fremgang i samarbejdet med de centralasiatiske republikker og det lægger jeg meget vægt på centralasien er klemt mellem rusland og kina

vi gik derfor ind i et konkret og bilateralt samarbejde

især i forbindelse med arbejdet vedrørende grænsen til afghanistan tadsjikkerne har tilbudt at levere billig energi til afghanistan for den store mængde vandkraft

derfor gerne medvirke til at udvikle den nordlige del af afghanistan desværre er tilbuddet endnu ikke blevet modtaget i stedet for vandkraft fra

samtidig er der en latent risiko i flere centralasiatiske republikker for islamisering og for terror de kan blive mål for en destabiliseringsbølge

det vigtigt at europa har et tæt og konstruktivt samarbejde med dem dette samarbejde kan

vi opfattede dem som ligeværdige partnere i

andet hovedområde de frosne konflikter går det derimod ikke særlig godt det er ikke kommet længere hverken i spørgsmålet

nagorno karabakh transniestre abkasien

ikke mindst fordi nødderne slet ikke vil knækkes

en stærkere indsats for menneskerettigheder og demokrati må også gøres i hviderusland hvis opposition er grundigt knækket og hvis tøbrud er frosset til is igen det er også vigtigt at man følger europarådets

retssikkerheden for politikerne jo er noget

på grund af beslutninger hun traf i sin ministerperiode nødvendige beslutninger i forbindelse med gasleverancer fra rusland de var selvfølgelig dyre men hvad kunne hun gøre det kan vi ikke afgøre og det bør ikke afgøres i en retssal og slet ikke ved at fængsle hende i forbindelse

formål som er tillid og afspænding i europa er det vigtigt at

traktat end tilfældet er i dag det forhandles fortrinsvis i nato rusland rådet

jo ikke særlig godt at de slet ikke er enige om hvilke behov en sådan aftale skal opfylde så længe man ikke er enige herom kommer man jo ingen vegne til gengæld er det et væsentligt plus at danmark under vk regeringen fik vedtaget en hensigtserklæring om destruktion af overskydende konventionel ammunition som ellers let lander i konfliktområder det vil være velkomment om den nuværende regering kan komme længere med en aftale vedrørende små og lette våben som er skyld i de fleste ofre og dermed fortsætte det arbejde som vi støttede i osce vi ser også gerne at

at samarbejde med de nordafrikanske lande ikke mindst efter det såkaldt arabiske forår men vi konstaterer at disse lande ikke hidtil har vist sig interesserede men de og vi

bør derfor gå i tættere dialog med disse lande og høre hvad de kan ønske sig af et samarbejde med

som i endnu større stilhed støttes

forsamling vi ville blot gerne se nogle flere resultater af dette arbejde

tilfredse med den prioritering af arbejdet

interesse men også opbakning

danmarks deltagelse i arbejdet

et unikt forum til at diskutere et bredt spektrum af demokratiske menneskeretlige og sikkerhedspolitiske udfordringer i to tusind og elleve var arbejdet fortsat præget af uenigheder mellem deltagerstaterne om hvor meget vægt osce

skal lægge på arbejdet med menneskerettigheder og demokrati det kom blandt andet til udtryk

ministerrådsmødet i vilnius i december hvor jeg selv deltog de vanskeligste forhandlinger på ministerrådsmødet var netop på menneskerettighedsområdet hvor der ikke blev opnået enighed om nye beslutninger men i lyset af de vanskelige forhandlinger er det dog værd at hæfte sig ved at der ikke skete en tilbagerulning af tidligere indgåede forpligtelser fra dansk side finder vi det afgørende at opretholde presset for at alle osce

lande respekterer og efterlever alle deres

er derfor en af danmarks mærkesager flere af ordførerne har været inde på situationen i hviderusland danmark var i april to tusind og elleve blandt de fjorten vestlige lande

rapportører til hviderusland med henblik på at undersøge landets brud på sine

den udvikling vi ser i hviderusland

den sammenhæng sidst vi havde udenrigsministermøde i eu kredsen besluttede vi at skærpe sanktionerne mod den gruppe af personer i hviderusland der også erhvervsmæssigt er tæt forbundet med oligarkiet derovre den

mod de forhold i hviderusland der desværre indtil nu er gået i den forkerte

rapportens konklusion var

en høj grad af tillid

have en observation i forbindelse med valget her jeg vil svare ordførerne på

hviderusland på samme måde som jeg var ude med kritiske bemærkninger i forhold til det afholdte valg til dumaen i

også enig med dem som har sagt

som nævnte en række organisationer der arbejder i det stille og jeg tror også

hvis det lykkes at løse et problem der ellers ville eksplodere så eksploderer det jo netop ikke og får ikke den opmærksomhed det ellers ville have fået

med flere er undervurderet i forhold til den betydning det faktisk

i forhold til ukraine vi er ligeledes meget bekymrede over den bevægelse der foregår i ukraine i forhold til tymosjenko men også i

færdiggøre den teknisk men kæder den jo så sammen med fremskridt på demokratifronten i forhold side at underskrive en endelig aftale

folketingets osce parlamentarikere gør en stor indsats og

om forskellige emner anbefalingerne til regeringsdelen af osce og ikke mindst den aktive deltagelse i

gør tit en afgørende forskel

gerne takke for og jeg håber at man vil kunne fastholde aktivitetsniveauet i to tusind og tolv med de bemærkninger sige tak for en god debat tak for

det er vigtigere end det måske umiddelbart syner i den offentlige

og regeringen naturligvis ser positivt på ethvert tiltag

sympatiske forslag om krav om sikkerhedsseler i busser og andre køretøjer der transporterer børn og unge da det er praksis at

stor fokus fra forældre og medierne og det er jo altså sådan

at kommunerne ved udbud af skolekørsel har mulighed for at kræve sikkerhedsseler i

mange kommuner bruger det som et kriterium i

rent faktisk er det så

sådan at der forekommer meget få uheld med busser men det skal selvfølgelig ikke forhindre os i

gøre noget yderligere på området ressortområdet for sikkerhedsseler er delt imellem transportministeriet som jo fastsætter de tekniske krav til sikkerhedsselerne i køretøjet og justitsministeriet der fastsætter krav om anvendelse af sikkerhedsseler

er det sådan at busser der er registreret første gang

er ældre og der må man sige at vurderingen

er at det ikke yder den samme sikkerhed fordi en eftermontering

installation i busserne og så videre ikke yder den samme sikkerhed det er den vurdering trafikstyrelsen har

styrelsen oplyser også at eu lovgivningen på området sætter nogle begrænsninger netop når det gælder eftermontering af sikkerhedsseler min umiddelbare opfattelse er derfor at den bedste løsning ville være en ændring af justitsministeriets anvendelsesregler det har jeg som sagt

ikke ressortansvar for men jeg vil meget gerne hvis man

der er nogle ting vi kan gøre her og så i forbindelse med udvalgsarbejdet

til justitsministeriet vil også være

ikke skal omfatte almindelige bybusser og rutebiler med ståpladser

tror jeg vil være til skade for den kollektive transport men mere specifikt der hvor den kollektive trafik altså busserne også bliver

vi skal prøve gennemgå kravene for som jeg startede med at sige

men det her beslutningsforslag er heldigvis vil

lidt som at sparke en åbenstående dør ind

og det er jo også godt vi skal løse problemerne før de opstår og derfor er det helt fint

at få den debat som vi har nu men men jeg vil i hvert fald gerne i første omgang sende en meget meget stor tak til busvognmanden carsten rasmussen fra vedde turistfart

fordi en personbil kørte ind foran

en og fyrre børnehavebørn der heldigvis alle sammen sad fastspændt i i sikkerhedsseler for ellers kunne det

men det vi skal se på i første omgang er at

i forhold til beslutningsforslaget og

sørge for at der bliver taget initiativer for at sikre at institutioner foreninger med videre udelukkende

set beder om i det her beslutningsforslag er at vi skal vride armen om på ryggen af foreninger og institutioner

nu har i bare kun at bestille en bus

der er sikkerhedsseler i

gør det skal vi komme efter jer og det kan man vel egentlig kun gøre med bøder og og bål og brand men vi kan jo heldigvis konstatere at det der rent faktisk sker i virkeligheden er

sådanne busser altså ansvarlige institutionsledere og ansvarlige skoler

bestiller heldigvis kun sådanne busser

meget der tyder på så så her

vel ikke at vride armen om på ryggen af nogen som som gør det helt frivilligt så kan man endelig sige jamen hvis

undersøgt hvor mange der kører rundt med busser der er registreret første gang før nitten ni og halvfems altså hvor mange der kører rundt uden at have monteret seler

bliver færre og færre af dem og der bliver flere og flere med sikkerhedsseler

nu laver vi lovgivning med tilbagevirkende kraft og så siger vi at nu

nu tager vi de sidste tyve procent og vrider armen om på

er nemt nok at håndhæve et påbud om at have sikkerhedsseler monteret men så kommer

rent faktisk bliver brugt

arbejde foran os og vi skal lige tænke os om inden vi bare kaster os ud i lovgivning

vi skal have vores ryg fri og

stå som som de initiativrige folk

at busvognmændene er nået langt

parate til at levere varen og

busser er verdens mest sikre transportmiddel der er ikke

sket busulykker med tilskadekomne de

sidste fire fem år og går vi tilbage og ser

med en ung pige der mistede livet fordi

mødte en rendegraver og den havde løftet skovlen op i vindueshøjde så skal det jo gå galt med eller uden sikkerhedssele men jeg synes vi i første omgang lige skal se på hvor stort

så finde ud af der fra om vi skal

det til et egentligt lovkrav i forhold til busserne for jeg synes ikke som der lægges op til her i beslutningsforslaget at vi skal

til et lovkrav og komme efter institutionsledere og foreninger altså

være en forening som folketingets øl laug der var taget på tur

og så skulle formanden for øllauget jo have en bøde hvis han havde taget en bus

som at sidde på den flade i tre timer i frostvejr

fik vi ligesom det på plads

vi i stedet for at stille kravet til

busselskaberne at de har

jo dem der kører busserne

det bare er sådan faktum er

om at dokumentere under udvalgsarbejdet at alle

kan vi godt tage en snak om jeg synes bare det er vigtigt at vi får et krav om

karsten nonbo ikke at

at sige at alle bestiller busser med seler og

vil gå konstruktivt ind i at lave et egentligt påbud

hvis vi bare siger at der skal en sele i

institutionsledere skoler foreninger

bliver der jo ikke noget at lave for det busselskab der ikke har sikkerhedsseler i

konstruktive i udvalgsarbejdet og der vil jeg blandt andet stille det spørgsmål hvor mange busser har vi tilbage fra tiden før nitten ni og halvfems

kan være enige om at hvis der er noget vi vægter højt

navnlig når man hører om de her ulykker der kan ske indimellem på tragisk vis så tror jeg at vi alle sammen tænker nu må vi søreme gøre alt hvad vi kan for at sikre at vi kan undgå ulykker der får alvorlige konsekvenser

det også positivt at herre kim christiansen og dansk

fremsætter et beslutningsforslag hvor vi får lejlighed til at diskutere det her vigtige emne nemlig børns sikkerhed når man befordrer sig med bus jeg synes

nogen tvivl om at man skal anspore

og gøre alt hvad man kan for at institutioner og andre vælger busser der har sikkerhedsseler men som ministeren var inde på

lovkrav siden nitten ni og halvfems at alle nye busser skal være påmonteret seler så det må være sådan at langt langt de fleste busser der kører rundt med børn rent faktisk er monteret med

der gør sig gældende som hvis det er

så må sige er født med seler

at vi skal passe på at

institutioner og andre til at køre med busser som har fået påmonteret seler men lad os kigge på det

sammenhæng lad os få undersøgt omfanget af problemet

der også er eu regler der spiller ind i forhold til hvad man kan stille af krav og andet fra socialdemokratisk side

det lyder meget fornuftigt at transportministeren nu går ind i et tæt samarbejde med justitsministeren der jo har hele ansvaret for anvendelsesreglerne og få diskuteret hvad man kan gøre for

er sådan at når man kører rundt i bus med børn så skal

en aftale kunne opnås jeg synes også at det er vigtigt at understrege at

kim christiansen og dansk folkeparti er indstillet på når jeg stiger på bus 2a ude ved lergravsparken og kører ind til

lige lovlig nidkært og uhensigtsmæssigt

der i øvrigt er lagt op til at tyve procent af dem der befordrer sig med

og befordre sig med den uden at der er

som også venstres ordfører var inde på er det faktisk sådan med buskørsel at det er en af de mest

sikre måde at transportere sig på

øge sikkerheden og derfor er det positivt at herre kim christiansen

er vi overordentlig tilfredse med at transportministeren tager det så alvorligt og vil gå i en tæt dialog med justitsministeren så vi sikrer

herre

lige kommentere med hensyn til at det

socialdemokraternes trafiksikkerhedsordfører herre jan johansen når han udtaler til

færdselssikkerhedsordfører herre jan johansen og når han giver udtryk for at det er en god idé når man laver udbud i kommunerne

er det fordi det er socialdemokratisk politik som jeg også som transportordfører bakker op om jeg tror at at langt de fleste hvis ikke alle socialdemokratiske kommuner selvfølgelig

har det her som et krav i hvert fald er man stærkt stærkt optaget af at børnenes sikkerhed er i top så det er en vej at gå at man har det som et krav når

jeg tror så heller ikke at de

busvognmænd som byder ind på de her opgaver har ret mange busser hvor der ikke allerede er etableret seler

institutioner og andet som har deres egen bus hvor man måske kan se at der ikke

have udfaset og have et anvendelseskrav

vi kan sikre at der bliver kørt med sele

det sikrer loven i dag dansk folkepartis forslag vil betyde at kommuner og regioner der har busser af ældre dato eller benytter busser af ældre dato skal udskifte busserne det vil koste penge samtidig ved vi at kun ét barn er omkommet ved en

de sidste ti år derfor synes vi ikke det er nødvendigt

sådan med den lov vi har

før nitten ni og halvfems selvfølgelig bliver skrottet på et eller andet tidspunkt derfor kan vi ikke støtte

også at det beredskab som man stillede til rådighed fra regionens side var meget meget

det naturligt at dansk folkeparti her bringer spørgsmålet ind

justitsministeren for at se om kan lave et eller andet omkring anvendelsesområdet

vi brugte udvalgsarbejdet til at finde ud af hvor mange kommuner

det vi i hvert fald kunne se i de fynske medier umiddelbart efter den her forfærdelige ulykke skete som ikke gik så galt som vi kunne

en kommune der måtte finde en ny bus fordi forældrene ikke ville acceptere at børnene kørte i den gamle bus og det tror jeg er sket rigtig mange steder jeg synes vi skal bruge det her beslutningsforslag til at finde ud af hvad

af sig selv taget initiativer nemlig at når de laver udbud

krav om at at der skal være

i dag ikke bruger seler jeg synes dansk folkeparti skal have ros for det

godt jeg kan rose transportministeren for at han nu også

ikke sørgede for at der var seler på når øllauget tog på tur

at ringe til danske busvognmænd og de oplyser at det

fra før nitten

at bussen er et af de mest sikre transportmidler der findes og

statistisk set er busserne jo med eller uden seler i

rammer lidt forkert jeg er meget enig med herre karsten nonbo i at

til de der under to hundrede busser

er ikke i alle tilfælde godt nok har man konstateret men

for køretøjer og vejledning om syn af køretøjer i virkeligheden ikke beskriver hvordan man eftermonterer den slags seler

at langt de fleste kommuner hvis ikke alle det

som transportministeren lægger op til at tager en drøftelse med justitsministeren og ser om der er nogle muligheder for

er til sinds at stemme for det her beslutningsforslag i

for at have bragt det her alvorlige

ministeren tager det alvorligt der er brug for at få afklaret hvad omfanget af det

formulering om at det skal pålægges kommuner og andre

at det er et problem af den her størrelse

at der skal være seler i busser sådan at det ikke pålægges alle andre at bestemme hvad man skal og så er

i udvalgsarbejdet og det synes jeg jeg kan høre der vil blive stillet spørgsmål om

vi også fælles vurdere om ikke tiden

jeg ser frem til at vi i udvalgsarbejdet får afklaret problemets omfang

tilkendegivelser er der vel også en vilje til at gøre noget ved det hvis

sådan at der var seler i den bus der forulykkede

en alvorlig sag som vi bør se alvorligt på

at institutioner og foreninger som rekvirerer busser til at transportere børn og unge

naturligvis stiller krav om at der skal være seler i busserne

det er jo også det der gør sig gældende hvis ikke i alle tilfælde så i hvert fald i langt de fleste tilfælde som vi har hørt i debatten her i dag det er også helt naturligt for mig som forælder at jeg påtager mig det ansvar at jeg har meddelt den institution hvor mine børn går

men de institutioner hvor ungerne går er med på den her politik

med til at gå den anden vej rundt nemlig at se på busserne og bussernes indretning og der har vi jo allerede en lovgivning i dag der hedder at nye busser

så det må være begrænset hvor mange busser der er tilbage nu som er fra før den tid og som stadig væk er i stand til at køre og som ikke har påmonteret seler så fra konservativ side

nu er vi klar til at stille kravet til bussernes indretning altså ikke at rekvirenten af en bus skal sikre sig at der er sikkerhedsseler men at alle busser der transporterer skal være udstyret med sikkerhedsseler det krav vil vi gerne være

forfølge altså at vi stiller krav til busserne i stedet for at stille krav til rekvirenterne men målet er jo naturligvis det samme nemlig at når børn og unge er på tur

med de konservative i at hvis man er ansvarlig

fragter børn på sikker og betryggende vis det er også helt naturligt for medlemmer af dansk folkeparti

så lovgiver vi jo altid herinde i folketinget desværre for de få der ikke rigtig kan finde ud af at følge de regler som alle vi andre følger det meste lovgivning er jo faktisk

at tage de her brodne kar så jeg køber ikke den der præmis med at man siger

nogle få steder altså en bus hvor børnene ikke er spændt fast

en bus for meget hvis den vælter om på taget så simpelt er det

jeg sikker på forældrene vil være enige med mig i så man kan ikke simplificere tingene på den måde med at det kun er et barn og

når det så er sagt

jeg selvfølgelig glad for tilkendegivelserne både fra ministeren og fra andre som har sagt at

være med til at kigge på det her område jeg har altså ikke nogen religiøs holdning til om vi gør det på den ene

da vi fik pillet lidt af den barske politimand men når vi nu nævner at det skal være institutioner og foreninger

vi stiller indretningskrav til busserne og så

jo også institutioner og foreninger der selv anskaffer sig en bus og der er vi så bare nødt til at sige

fair nok hvis vi stiller kravet til køretøjerne

og sige at jamen hvis de skal anvendes til det og det formål

rent lovgivningsmæssigt kan løse det her og hvem er det ansvaret for jeg ved godt at kommunerne

jo i dag har mulighed for at kunne bygge det her ind når de udliciterer kørselsopgaver

også nogle der undlader det derfor kan jeg altid

skal i stedet for kan men det er jo så måske det vi kan nå frem til

sidste ende måske i et udspil fra justitsministeriet fordi det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

kan være et spændende bud på et projekt som kan bidrage til

vejforbindelse vil potentielt kunne aflaste de indre dele af københavn for trafik vel ikke mindst for den tunge trafik og den ville uden tvivl også kunne skabe bedre adgang til en række centrale områder i byen som for eksempel lufthavn og

positivt indstillet over for den debat men men men jeg ved også at så stort et projekt ikke er noget man bare sætter i gang med

en ny tunnelforbindelse er anlægsteknisk meget omfattende

liberal alliance er med i aftalen om en grøn transportpolitik fra to tusind og ni og dermed har liberal alliance også

sætte strategiske analyser

med til at se på hvilke muligheder der er for at udbygge infrastruktur også i hovedstadsområdet i analyserne indgår som bekendt en undersøgelse af

og hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt i forhold

anlægsøkonomi miljø og så videre de igangværende undersøgelser gennemfører

analysen ser netop på muligheden for at finde alternative finansieringskilder i form af indtægter fra både brugerbetaling fra bilister og fra byudvikling med videre samtidig ses der i analysen på alternative finansieringsformer herunder

er en spændende måde

og det vil jeg gerne være med til at undersøge nærmere men der er bare tre ting som er

finansiering fra eksempelvis pensionsselskaber er jo ikke guld man finder på gaden

løsning ikke betyde at man smider regningen i børneværelset

liberal alliance er villig til at se på alternative måder at finansiere

men en havnetunnel er der tale om en meget store finansieringsmæssig udfordring

er det selvfølgelig uvist om det er muligt

privatfinansiere et så omfattende projekt i forhold til andre steder hvor vi har finansieret det det gælder ikke mindst vores broer

det betyder at der er en nøje sammenhæng imellem den pris man skal betale for at benytte en eventuel havnetunnel

incitamentet til at vælge andre veje at køre det i sig selv synes jeg er en kompleksitet som kræver en meget grundig undersøgelse kan man ramme et niveau som gør at det er attraktivt er det niveau så højt nok

jo blandt andet det de strategiske analyser skal svare på

jeg synes det er godt at der er sat et mere grundigt arbejde i gang som kan give os nogle bedre svar på

udfordringer som også liberal alliance kommer med her

vi alle meget mere kvalificeret være med i den her debat så på det grundlag må jeg afvise beslutningsforslaget

meget at ministeren slet ikke i dag nævner trængselsproblemerne i københavn som jo var af en så

med stor styrke i hele valgkampen nemlig en betalingsring en betalingsmur eller hvad

sad på hænderne og ikke kom med nogen løsning

trængslen er forsvundet som dug for solen eller om det nu sagtens kan vente og ikke har det hastværk som jeg fornemmede at ministeren nævnte

at liberal alliance havde et større møde her for

årsmøde landsmøde og ligesom skulle bruge det til

måske er lidt mere komplicerede end som så og derfor var det i øvrigt en klog beslutning som

mikkelsen og liberal alliance var med til nemlig at få en grundig undersøgelse af det her

duede betalingsringen jo ikke og så skal der findes andre løsninger hvis ellers man skal

det er sådan set derfor vi nu kommer med et konstruktivt

en række signaler om mulige finansieringskilder

vigtigt at vente på de her analyser hvad var det så der gjorde at

men at den her sag skal

med til at løse problemet nemlig i forbindelse med milliarden som vi havde en diskussion om her for ikke så

to andre partier som var villige til nemlig

vi nu har fået mulighed for fordi vi havde modet til også

liberal alliance holder et meget meget præcist fokus på på det her spørgsmål som jo

er et meget vigtigt spørgsmål for hele hovedstadsområdet

optager ganske mange lokale beslutningstagere

men også i lokale regionale organisationer virksomheder og

en østlig ringforbindelse også kaldet en en havnetunnel vil være en

fantastisk saltvandsindsprøjtning for trafikafviklingen i københavn som

bilist eller for den enkelte erhvervsdrivende som har en eller

form for nord syd gående ærinde

er helt oplagt at se på og analysere

forskellige former for kombinationer af privat finansiering

her peger liberal alliance jo på pensionskasser som en mulighed og vi er enige i at den mulighed

skal være bleg for at pensionskasser i lighed med alle mulige andre

og private kapitalindskydere jo skal have en

form for afkast af deres investeringer

diskussionen mellem herre leif mikkelsen og transportministeren

dette beslutningsforslag kommer på det fuldstændig korrekte tidspunkt netop fordi

i forbindelse med den grønne transportaftale i to tusind og ni faktisk blev lagt op

der blev iværksat et strategisk analysearbejde med henblik på især at få fastlagt hvilken linjeføring

man skulle arbejde videre med der synes jeg godt at vi kan bruge liberal alliances beslutningsforslag her til at gå lidt tættere på

hvor langt er man egentlig nået med det strategiske analysearbejde hvor tæt er man kommet på at

ud over den vi fik her i slutningen af 2011 hvor langt er man nået i i form af at kunne få den konklusion på hvad

en af linjeføringerne man skal arbejde mere detaljeret videre med så under alle omstændigheder

leif mikkelsen og liberal alliances forslag her

anvendes som løftestang for at få sat fokus på hvor hvor

for venstres vedkommende indtil vi får en eller anden form for klarhed

hvor højt man prioriterer det her spørgsmål i transportministeriet vil jeg ikke afvise

venstre finansiere de der fem og tyve til fyrre milliard kr

for en linjeføring som man skal arbejde

skal se på hvad det er for nogle forskellige former for finansieringsmodeller som

se nærmere på er det

i en kombination med med brugerbetaling er det ren offentlig finansiering eller hvad er det for nogle forskellige kombinationer man kan

baastrup meget præcist på det spørgsmål

hvor mange penge venstre forventer at bilisterne skal betale når man

så til at koste at køre under havnetunnelen

det er jo vores alle sammens penge som vi meget gerne vil have

for en linjeføring vi arbejder med

økonomiske analyser som skal ligge til grund for at

få en eller anden form for beslutning om om

mere detaljeret analyse af havnetunnelens fremtid så

gå hurtigt nok med at transportministeriet får lavet de her beregninger færdige så vi kan få truffet en beslutning om en havnetunnel der må jeg sige til fru anne baastrup

tvivl om hvor sf lå henne på spørgsmålet

om at vi også fra socialdemokratisk side ser etableringen af en havnetunnel som en utrolig stærk vision det at etablere en havnetunnel vil være af overordentlig stor betydning for københavn og københavnsområdet i det hele taget vi har tidligere lagt os i selen for

bekæmpe den alt for store trængsel der er i hovedstadsområdet

almindelige lønmodtagere håndværkere

alle mulige forskellige grupper sidder og spilder en masse tid bag rattet til og fra arbejde det at etablere en havnetunnel vil kunne nedbringe den trængsel

komme hurtigere til og fra arbejde og komme hurtigere hjem til sin familie det er positivt det vil sikre vækst det vil sikre mobilitet og det vil også sikre et langt bedre bymiljø for det vi skal tænke på

borger med sin barnevogn med et lille barn i

får man udstødningen lige ind i ansigtet simpelt hen fordi der er utrolig meget bilkørsel i den indre by så det at få en havnetunnel vil også den effekt

vi ved jo af bitter erfaring at der faktisk er en overrepræsentation af folk der er syge som konsekvens

utrolig meget biltrafik i den indre by så visionen om at få en havnetunnel er fuldstændig rigtig og god en anden dimension der også spiller ind i forhold til det her er at jo før vi kan få sat det her i gang jo før kan vi også skabe nogle job

følge efter det at lave så stort et anlægsprojekt

ledige håndværkere fra arbejdsløshedskøen over i aktiv beskæftigelse det er socialdemokratisk politik og det vil vi rigtig rigtig gerne

er det jo altså ikke så simpelt som liberal alliance får det til at lyde

en slags politisk knaldperle på liberal alliances landsmøde hvor man gerne ville have et alternativ til den trængselsring vi fra

det lyder jo rigtig godt og når man læser om det tænker man hvorfor gør man ikke bare det hvorfor knipser man ikke bare

og gennemfører det her men liberal alliance og liberal alliances ordfører herre mikkelsen ved jo udmærket godt

man bare lige kan slå et enkelt slag og så drysser det ned med pengesedler

kan godt være det er sådan når liberal alliance skal have finansieret sine mange store helsidesannoncer så er saxo bank der på banen men det er ikke sådan at der findes nogen som helst som vil gå ud og fuldstændig finansiere en sådan havnetunnel der vil være nogle

brugerbetaling på vejene

man godt kan forestille sig det i nogle sammenhænge hvis man får en hurtigere adgang til nogle ting kan

set også lidt det der lå i den trængselsring som liberal alliance var stærke modstandere af vi sagde man kunne godt forestille sig at man kunne betale for noget hvis

man kunne komme hurtigere frem der var liberal alliance jo stærke modstandere men hele forudsætningen for at man kan finansiere en havnetunnel ved brugerbetaling er jo

tilstrækkeligt med bilister der vil vælge den vej når der

der altså ikke noget der tilsiger at man uden videre kan få så stort et antal bilister

kan finansiere det her der er ikke nogen der har fået det regnestykke til at gå op endnu men vi vil gerne

er åbne over for enhver dialog vi tager det her forslag som en positiv anledning til at få diskuteret den stærke vision som havnetunnellen er det er vi jo enige med liberal alliance

i et offentligt privat partnerskab det står

vi gerne vil være åbne over for der er en analyse i gang embedsmændene sidder og knokler og regner så de får svedskjolder på ryggen for simpelt hen at finde frem til en løsning på det her område men det er ikke så nemt som liberal alliance får det til at lyde

sikre at man hurtigst muligt kan komme i gang med det her havnetunnelprojekt det er bare desværre ikke helt så nemt som liberal alliance får det til at

og vi er nødt til at vente til vi har en løsning som

i den indre by emissioner og så videre

nu mener at en havnetunnel mere eller mindre

at selv om at vi faktisk var nogle der lagde et ihærdigt stykke arbejde i at få gennemført den her trængselsring så blev det aldrig nogen

der var en voldsom modstand imod det og derfor tog

indgå i en trængselskommission hvor de kan sidde og komme

er vi jo netop i de her timer i gang med at forhandle om at lave den her

at vi er meget tæt på at finde den endelige løsning på hvordan den skal sammensættes den kommer med en række anbefalinger

lidt over et år som vi selvfølgelig skal følge op

den trafikmilliard vi har og som vi skal være med til at udmønte sammen med herre henning hyllested fra enhedslisten

at man kunne supplere de

det kunne være med til at lede trafikken uden om byen sikre mindre forurening i byen sikre større mobilitet sikre mindre trængsel og sikre at der bliver vækst og beskæftigelse derfor synes vi at det indgår som et

i i vores trængselsbekæmpelsespolitik

for så vidt erstatter betalingsringen for ellers hørte jeg

er derfor det er en stærk vision og noget man skal give sig i kast med og hvor er de undersøgelser henne der viser at havnetunnelen er en populær sag og er det i virkeligheden det der skal afgøre det

en havnetunnel og dermed gøre plads til flere biler

er det jo ikke ikke nok i sig selv det er jo ikke sådan

trængselsproblemer der skal en række andre tiltag

og det er jo derfor vi har

vi skal have hyppigere metroafgange vi skal have flere tog

supercykelstier der er masser af tiltag der skal til men hvis vi får en havnetunnel også bliver det endnu bedre og det er det

nogle af de andre store infrastrukturprojekter

en form for kludetæppe altså se på metroen

i høj grad også er baseret på at man har

en model som

i en eller anden form som en måde at

man prøvede nye veje

vi kan være enige også med venstre om at det kan være en stærk vision med en havnetunnel så skal vi da også sætte os sammen og tænke på tværs tænke nyt tænke kreativt og se om vi kan gøre nogle forskellige ting for at kombinere tingene

at man som liberal alliance foreslår bare kan knipse med fingrene og lave det brugerbetalt

så man er nødt til at gøre noget nyt man er nødt til at gøre noget anderledes

så må vi prøve at kombinere forskellige modeller

som jeg forstår under en eller anden form jo er ved at være lige på trapperne for så vidt angår den her såkaldte trængselskommission kan den socialdemokratiske ordfører henholdsvis be afkræfte om der i det kommissorium

står noget som helst om

det kunne være et interessant svar til herre henning hyllested

så arg modstander af at man overhovedet diskuterer spørgsmålet om ringforbindelser på vejområdet så går jeg

står noget om ringforbindelser i det kommissorium

på mange forskellige varianter af tiltag som man kan bekæmpe trængsel med og der har vi et rigtig stærkt og fornuftigt samarbejde med enhedslisten og herre henning hyllested

igennem det her samarbejde på den bedst tænkelige måde hvor vi får taget en masse initiativer jeg tror ikke at vi skal sætte næsen op efter

det bliver sammen med enhedslisten at vi løfter forslaget om en havnetunnel men der er masser af andre stærke visioner vi kan gennemføre sammen med enhedslisten

vi vil gerne samarbejde bredt og når vi kan få supercykelstier bedre busser hyppigere metro og bedre tog igennem sammen med enhedslisten

henning hyllested så gør vi gerne det kan vi sikre at der bliver vækst beskæftigelse bedre mobilitet og mindre trængsel ved at lave en havnetunnel så samarbejder vi gerne også med den højre side i folketinget sådan er vi socialdemokrater vi er løsningsorienterede vi får ting til at ske

tak til liberal alliance for at bringe det her

der står i forslaget at man vil pålægge regeringen at tage de nødvendige skridt og det kan

at få den her proces ført videre frem

største faktor i forhold til at reducere trængselen i den indre by når vi taler biltrafik det er der flere rapporter der har fastslået

det er altid farligt men en havnetunnel ville være en rigtig god spiller i forhold til at mindske trængslen og

sammen med alle de andre gode tiltag som vi jo

temmelig langt i det her forberedende arbejde

valg af linjeføring og

privat finansieret foretagende og det kan vi heller ikke have noget imod i dansk folkeparti

jo bare selvfølgelig nødt til at tage det lille

tror at der kommer nogen og forærer os en gave

tvivl om at dem der kunne være interesseret i at finansiere

vil det jo afføde en brugerfinansiering og der kender vi ikke størrelsen men

køre i den her havnetunnel

igen dansk folkeparti støtter varmt

med et trylleslag kan etablere en havnetunnel men man kan i hvert fald komme

alle sammen bliver lidt klogere på hvad det egentlig er der skal til for at kunne finansiere den her tunnel og hvis det er private midler

i dansk folkeparti nogen religiøse forbehold over for brugerbetaling det har vi heller ikke haft i forbindelse med broprojekter og så videre

at prisen skulle være

en havnetunnel der bliver sagt

det er jo kvit og frit og det er bare privat finansieret

forrentes fuldt ud af et privat firma kan jeg da godt

bud på det men når nu der står i det her forslag at man vil pålægge regeringen at tage de

nødvendige skridt kunne der jo fra liberal alliances side uden at

at man fik analyseret hvad brugerfinansieringen ville blive per køretøj der skulle passere den her

hyllested ved jo lige så godt som jeg at når vi taler

flere ting vi kan skrue på der er jo selvfølgelig betalingen

vil jeg ikke stå og gøre mig klog på her i dag

betalingsringen var på sit allerhøjeste var det jo et af de

betænker hvad det egentlig vil koste altså hvad investeringen i virkeligheden er og

enhedslistens ønske om at alle biler skal skal jages ud

man ville så ikke få noget provenu at bruge så det her er jo en afvejning og jeg tror at diskussionen om hvad det vil koste at køre igennem

kneb med at komme til enighed om hvad det i grunden skulle

lægge mig fast på hvad et rimeligt beløb kunne

skulle gøre mig en overvejelse om enten at holde i kø uden for københavn i to timer eller betale ti eller femten kroner for at komme igennem en havnetunnel

jeg nok vælge at betale de femten kroner men jeg skal

en tunnel man bygger fra københavns nordhavn

igennem havnen og som så kommer op

helt store fordel at man så undgår at folk kører ind igennem byen og det er især lastbilerne

udenom indre by og direkte ud på amagermotorvejen det vil give rigtig meget i forhold til luftforureningen jeg undrer mig en del over at liberal alliance kommer med det her forslag

jo sat en masse undersøgelser i gang ikke kun af en havnetunnel men også af en kattegatbro en ny lillebæltsbro og alt muligt andet og de analyser

en analyse af hvordan man kan etablere

de analyser er færdige i to tusind og tretten

kreds af partier og fået information om hvordan

tolvte januar at vide at kun halvtreds procent af det her projekt kan finansieres via brugerbetaling

at liberal alliance i dag foreslår at den bare kan fuldt brugerfinansieres så man er altså med i en undersøgelse

den ikke kan fuldt brugerfinansieres og som siger at

træffe beslutning om noget som vi lige har fået undersøgt ikke kan lade sig gøre

vores indstilling er at vi venter på de analyser vi alle sammen undtagen

i øvrigt skal det her jo ses i sammenhæng med at vi også har bestilt en masse analyser

der skal jo foretages en prioritering engang næste år derfor kan vi ikke støtte

at dansk folkeparti synes det er fuldstændig

ligegyldigt for den enkelte

betalingsringen

kan jeg så forstå på herre martin geertsen at han synes det er helt i orden at det bliver dyrere at være bilist bare man kan komme igennem med en havnetunnel

kommunalbestyrelse om hvilke muligheder de selv kan se for at få en

da vi jo nu her taler om et beløb der er i størrelsesordenen ti gange så

fem og tyve og fyrre milliard kr

i orden at man

brugerfinansiering af en havnetunnel lægger op til at den enkelte bilist skal betale et sted mellem hundrede og

er mulighed for at køre en anden vej jeg vil i hvert fald sige at fra sfs side kan vi ikke se at det er det

skal bruge et sted mellem fem og tyve og fyrre milliard kroner på vi skal sikre

der kører på el hvis jeg havde fem og tyve milliard

fluks forbedre de der forslag vi har nu og som skal i gang omkring letbanen der er mange steder hvor man kan lægge en rigtig fornuftig letbanering

vi synes det er urealistisk og vi synes det er en anelse træls

sidder og diskuterer i forligskredsen hvordan man skal prioritere når nu de strategiske analyser rent faktisk foreligger

liberal alliances så hopper over hvor gærdet er lavest og kommer med det her forslag får lidt omtale og så er det ikke

bilist at man kommer af med et sted mellem ti og femten

tænker på den diskussion vi havde om

da var der jo ikke den katastrofe den enkelte bilist ikke løb ind i

en havnetunnel det kunne man jo også vælge i forhold til en

ikke enig med mig i at

christiansen at vi kan finansiere med et beløb der er ret meget mindre end et sted mellem hundrede og

at man kan finansiere et sted mellem fem og tyve og fyrre milliard kroner

havde fem og tyve milliard kroner stående på

diskussionen om betalingsringen og det oprindelige forslag hang også sammen med et forslag om at droppe betalingsringen det blev så uaktuelt i mellemtiden men man har så fastholdt den her del

en erkendelse af at der er et trængselsproblem

ordfører har redegjort for at man altså allerede har haft møder i forligskredsen

et resultat af det i i to tusind og tretten vi snakker om en investering til mellem fem og tyve og fyrre milliard kr og det er en ganske ganske voldsom

investering hvis der allerede på nuværende tidspunkt foreligger ganske vist foreløbige undersøgelser der siger

for at løse trængselsproblemerne og skabe en by københavn

en by hvor borgerne kan opholde sig også i de smukke og dejlige byrum som københavn jo blandt andet består af man kan enten gøre plads til flere biler

udvikle den kollektive trafik den er mindre pladskrævende

er en miljømæssig gevinst på alle leder og kanter i forhold til biltrafik vi ved utallige undersøgelser det er et

gang på gang at hvis man skaber

flere biler så det kan godt være at man i forbindelse med en havnetunnel vil mindske trængslen i det indre københavn men man flytter bare problemerne og på et eller andet tidspunkt sander selv en havnetunnel til ligesom

hovedstadsområdet at lige meget hvor meget hvor mange man bygger og hvor meget man udvider dem

der kommer bare flere og flere biler til jo bedre plads man gør til dem så man flytter i virkeligheden bare problemet

og det vil man også gøre i københavn de der

nogen som har et ærinde i en tunnel skal

konstatere voldsomme trafikstrømme de pågældende steder så man flytter bare rundt med problemet og man får ikke

hvor skal linjeføringen være vil der

er et af forslagene til linjeføring

det er den sædvanlige forkælelse af forstadsbilisterne og det er et udtryk for en helt helt forkert strategi nærmest en ideologi som det jo er og som vi også så i forbindelse

betalingsringen vi mener ikke at

foregå på bilens præmisser

den skal foregå på borgernes præmisser eller på indbyggernes præmisser der skal skabes plads og rum og luft og vind og grønne områder

man skal kunne opholde sig i byen og i byens rum uden at være omgivet

det konservative folkeparti har det klare mål snarest at få igangsat arbejdet med en havnetunnel i københavn det har været en konservativ målsætning i en lang årrække

naturligvis nødvendigt først at få afklaret hvilken linjeføring der er den bedste og finde en løsning på finansieringen en havnetunnel øst om vores hovedstad vil aflaste den indre by for tung gennemkørende trafik

behovet for at håndtere trængsel og forurening i københavn vil helt sikkert vokse de kommende år under vk regeringen satte vi et udredningsarbejde i gang for at få det fornødne beslutningsgrundlag for at træffe de nødvendige beslutninger om etablering af en havnetunnel det arbejde er snart afsluttet og så skal der naturligvis rykkes videre i sagen det er en proces der er aftalt mellem de partier der står bag den store aftale om investeringer i infrastrukturen som vi aftalte i to tusind og ni det konservative folkeparti vil naturligvis respektere den indbyrdes aftale det beslutningsforslag vi drøfter nu lægger op til at privatfinansiere en havnetunnel i det konservative folkeparti mener vi

model med privat deltagelse og finansiering er en god model kan det ske som en rent privat finansieret løsning er det naturligvis ideelt det er imidlertid tvivlsomt om der er private investorer der vil stå for hele finansieringen og i den forbindelse også tage den finansielle risiko

projektet viser sig ikke at kunne hænge sammen økonomisk fordi bilisterne søger andre veje rundt om eller gennem byen for at undgå brugerbetaling

ser derfor positivt på indholdet af beslutningsforslaget men det må afhænge af de analyser der er i gang hvordan vi bedst og hurtigst

stykke tid diskuterede vi en betalingsring

vi sådan set taget for pålydende og derfor var jeg helt overbevist om

være massiv støtte til sådan et forslag fra

det måske alligevel ikke er en problemstilling der optager dem så meget nu da

betænkelige ved en betalingsring på grund af den

detailspørgsmål om hvad det skal koste og kan lade sig gøre

der sidder på det apparat der kan lave alle de her beregninger

nuværende statsminister om at vi jo ikke havde nogen forslag til løsninger

helt sikker på at de der var så bekymrede

det er fint og jeg er spændt på hvornår

sig gøre vi peger på en privatfinansieret havnetunnel det kunne også være

samarbejde det er jo ikke afgørende vi

bud på det vi konstaterer at der har været en række positive udtalelser fra en række potentielle investorer i danmark

investere i infrastrukturen de samme har endog investeret i infrastruktur i udlandet

forvalte en kapital på jeg synes man skal tage

at det ikke er muligt i danmark men kun i udlandet derfor mener vi faktisk at det er nødvendigt at sætte fokus på den her problemstilling og give et forslag til løsning

ellers er enige om at de her trængselsproblemer

især hvis man ser på hele udviklingspotentialet for københavn og for de områder som

nu er der mange muligheder i det her

kombineres med underjordiske p anlæg altså intelligente betalingssystemer som kunne være med til at finansiere det her

sådan set ikke vi beder sådan set bare regeringen om at komme med et bud på

hvad der kan lade sig gøre for at komme videre ad den vej

jeg udtale forundring over at de der har været så optaget af at løse problemet nu pludselig er blevet negative over for løsninger

det problem som de selv har mindet om og som vi kan finde citater

derfor håber jeg da at vi i det her ting kan fortsætte den diskussion om at løse det problem som jeg sådan set

vi står så åbenbart med to forskellige løsningsmodeller den ene er faldet

man desværre viger tilbage fra jeg noterer mig dog at ministeren ikke er tilbageholdende over for

vil gerne kvittere for den signalgivning og håber at vi

de her signaler der er kommet fra forskellig side om finansieringsmuligheder

peger på at det bør finansieres ad anden vej end den traditionelle er det jo fordi ministeren

ikke har lagt skjul på at han mener at hans kasse er tom

dermed ikke kan finde penge til den her opgave

jeg fornemmede ikke på den debat der har været at der sådan var en stemning for at man helt skulle

i hvert fald en mærkelig diskussion der var omkring betalingsringen hvis det

ingen hellige køer i den sammenhæng vi peger kun på en række muligheder

i udvalgsarbejdet at være villig til at stille nærgående spørgsmål som vi så

efterlyses der handlekraft og at vi må have analyser

og på den anden side deltager

i en forligskreds

går jeg ud fra når nu man tror på det er godt så

heller ikke gjort og det gjorde regeringen i øvrigt heller ikke ved sit forslag om betalingsringen når vi taler om det her fra to tusind og ni og fremadrettet så det er der vist ingen der venter på om det lige skulle tilkomme liberal alliance

vi gør det sådan set udelukkende ud fra den side af salens egne argumenter om at det var på høje tid

skulle løses her og nu der kom endda forslag der blev aftalt

derfor undrer det mig hvis ikke stemningen stadig væk er til at det sådan set haster men hvis

selv har været med til at få undersøgt

på hvordan det her problem kan løses

regeringen med sit apparat kan komme frem med vurderinger eller beregninger eller

om at problemet er stort og når interessen er til stede fra eventuelle investorer hvis man læser dagspressen

mikkelsens ordførertale at det bare er et

det er åbenbart ikke vigtigt hvad den skal koste men når nu liberal alliance på tværs af alle analyser

skal være

udbyttet af den påtænkte investering hvis den alene er privatfinansieret og så finde ud af hvad gennemstrømningen er og dermed hvad prisen for at køre igennem

mange beregninger på men nu vedtages den slags opgaver jo ikke

det er et regeringsforslag og derfor peger vi på at det er regeringen der bør komme med det

folkelig oplysning ud fra alt det arbejde en række mennesker har

beregninger på en havnetunnel i københavn

det åbenbart måtte haste vi har tilladt os at lytte lidt

eget forslag kommer vi altså med et andet bud her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

får ordet er ordføreren for forespørgerne fru marie

måneder siden stod jeg der

jeg elsker at arbejde som gymnasielærer og jeg glæder mig til at komme tilbage til klasseværelset men jeg håber at jeg kan være med til at ændre noget i gymnasiet før jeg kommer tilbage til klasseværelset for jeg synes vi svigter de unge mennesker i dag de kunne få en bedre uddannelse hvis vi hvis i politikere ville ændre på nogle strukturer skatteyderne ville få mere for pengene og lærerne ville blive gladere for deres job fordi de ville blive i stand til at gøre en større forskel for eleverne mens jeg stadig arbejdede som gymnasielærer var jeg en blandt de fyrre procent af alle gymnasielærere der underskrev et opråb til politikerne om at justere

for at give de unge en bedre chance ministeren har givet udtryk for at det er vigtigt at lytte til praktikerne som kender til

virkeligheden og det er jeg meget enig i gymnasiereformen indeholdt faktisk nogle gode ideer for eksempel er studieretningstankegangen og muligheden for tværfagligt samarbejde et gode

er også ting i reformen som er faldet så uheldigt ud at vi som politikere bør overveje at korrigere reformen i sig selv er så stor kompleks og uoverskuelig at det er en kamp at forstå hvad der egentlig foregår jeg ønsker at folketinget får åbnet øjnene for de ting der kan rettes op på det er ikke ansvarligt at læne sig tilbage og lade tingene ske fordi man ikke kan få overblik det er ansvarligt at forsøge at sætte sig ind i området og rette op der hvor man kan derfor er det glædeligt at regeringen vil lave et serviceeftersyn af reformen

det faldende faglige niveau

ønsket at sætte gymnasiereformen til

så først gik i gang i to tusind og fem og som

med den brede forligskreds som jo er bag gymnasiereformen i to tusind og ni men netop fordi det

vi kan gøre lidt ekstra og det er også den ånd som jeg hører

det jo heldigvis har vist sig

gymnasiereformen er en grundlæggende både god og meget perspektivrig reform som også opfylder målene i den aftale som

indgik tilbage i to tusind og tre

reformen i kraft og den gælder både gymnasie og hf området i to tusind og fem og de fire gymnasiale ungdomsuddannelser

fik en fælles formålsparagraf som lyder på denne måde uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden fordybelse perspektivering og abstraktion og som primært sigter mod videregående uddannelse derefter følger andre fælles formålsformuleringer hvor det pointeres at de unge gennem uddannelserne skal tilegne sig almendannelse viden og kompetencer faglig indsigt og studiekompetence vægtes højt i formålet ligesom personlig myndighed evne til refleksion evne til at tage ansvar kreative og innovative evner og kritisk sans fremhæves formålsparagraffen afspejler også at ungdomsuddannelserne måtte nytænkes så de blev

fuldt ud vurderes endnu de er stadig under udfoldelse

noget af det pædagogiske ansvar for det enkelte fag over til uddannelsen som helhed

behovet for at styrke fagsamarbejdet skyldes både at fagene selv udvikler sig det kan vi se på universiteterne hvor nye forskningsfelter ofte involverer flere fag

når fagene skal bruges og være tæt på praksis er

for at flere fag arbejder sammen

styrket og kvalificeret fagligt samspil

man startede i to tusind og fem vi hørte derfor i medierne om eksempler på fagsamarbejdet der tog mere hensyn til at få timetal og skemaer til at gå op

de faglige behov for samarbejde og det kunne ingen være tjent med men

er at lærersamarbejdet fungerer bedre og bedre og de justeringer vi politisk har besluttet i gymnasieforligskredsen i forhold til almen studieforberedelse og studieområdet

mere erfaring og bedre praksis for skolerne har gjort at reformens mål langt bedre bliver opfyldt nu end i de første år efter reformen et styrket fagsamarbejde flytter nogle af opgaverne med at få undervisningen til at fungere optimalt fra centralt fastlagte mål i læreplaner eksamener og så videre til lokale beslutninger

kan nemlig godt forvente at gymnasiernes kompetente akademiske arbejdskraft selv bidrager til at definere og udvikle den opgave man nu engang har fået

alle medarbejdere i en moderne virksomhed

udvikle os hvis vi fortsat skal have et af verdens bedste uddannelsessystemer og det mærker jeg stor vilje til hos både elever lærere og ledelser netop den danske tradition hvor både elever og lærere er medbestemmende

undervisningens konkrete indhold og tilrettelæggelse er en fantastisk styrke i forhold til de mere curriculumbaserede uddannelsessystemer hvor enhver ændring skal besluttes centralt vores måde

styre på indeholder et vigtigt potentiale for lokal dynamik som jeg også arbejder med at udfolde inden for rammerne af det vi har lanceret som ny nordisk skole ændringerne har gjort det mere kompliceret at være lærer og

er under forandring det skyldes både gymnasiereformens krav om samarbejde og

it spiller så stor en rolle i elevernes hverdag men meldingen fra både ledere og lærere er klar de vil gerne sætte mere kraft

positivt på en henvendelse fra gymnasieskolernes lærerforening og lederforeningerne som består af rektorforeningen danske erhvervsskoler og

der er møde med parterne her i april om et sådant

har som jeg har nævnt været meget omfattende og derfor foreligger der ikke en samlet evaluering af reformerne men en række evalueringer af forskellige dele af reformerne tilsammen viser de at reformerne langt hen ad vejen er lykkedes samtidig med at de udpeger en række felter hvor der er behov for justeringer nogle af justeringerne er allerede gennemført og andre kommer i tiden fremover danmarks evalueringsinstitut har i to tusind og ni gennemført en international

på stx og htx sammenligningen blev udarbejdet af to internationale ekspertpaneler i matematik var det helt overordnet ekspertpanelets vurdering at faget havde udvikle sig i en rigtig retning set i et internationalt perspektiv både angående læreplanernes krav og de afsluttende prøver i fysik så ekspertpanelet de nye læreplaner som en forlængelse og styrkelse af den udvikling af faget der har stået på over en længere periode så i disse to fag er konklusionen at det afsluttende niveau som det kommer til udtryk i eksempelvis eksamensopgaverne absolut holder international standard eva gennemførte i to tusind og elleve en evaluering af studenternes studiekompetence instituttet fandt at gymnasierne griber opgaven med at give eleverne studiekompetence rigtigt an og at en og halvfems procent af studiestarterne vurderer at deres gymnasiale uddannelser i høj grad eller i nogen grad

har givet dem de nødvendige kompetencer undersøgelsen viste desuden at studenterne især var blevet dygtigere til at overskue store mængder stof til at planlægge deres tid og arbejdsindsats og til at arbejde vedholdende og koncentreret disse områder sætter vi yderligere fokus på med det nye udviklingsprogram undersøgelsen viser yderligere at de videregående uddannelsers

mindre afgørende at nye studerende har en meget indgående faglig viden om de fagområder der indgår i de konkrete videregående uddannelser i stedet peger de på at evnen til at tilegne sig viden er afgørende

bragt i marts to tusind og tolv og som flere medlemmer af folketinget har refereret til

rundspørge til to hundrede undervisere på de videregående uddannelser hvoraf kun godt halvdelen har svaret på fire spørgsmål og derfor synes jeg måske mere skal støtte os op ad den systematiske

evaluering der er gennemført af en række elementer i

nå målene om at fem og halvfems procent får en ungdomsuddannelse at tres procent skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse

videregående uddannelse regeringen vil med udgangspunkt i de uddannelsespolitiske målsætninger foretage et eftersyn af de gymnasiale uddannelsers indhold og rammer eftersynet indebærer ikke at de grundlæggende mål med reformen bliver ændret men vi skal se efter om der er ting der ikke fungerer eller om er ting som kan udvikles bedre vi vil på den baggrund komme

til justeringer og udviklingsfelter der skal understøtte høj faglighed og fleksibilitet i de gymnasiale uddannelser

gymnasieforligskredsen aftalt en række justeringer af gymnasiereformen

det gode samarbejde om opfølgning af reformen

den niende maj med henblik på en lidt mere detaljeret drøftelse af udviklingen jeg ser behov for justeringer på flere felter

vi skal gøre det mere klart hvad det indebærer når man vælger ungdomsuddannelse studieretning og valgfag så flere vælger rigtigt med det samme

sikre at fagligheden skal være for alle vi skal sætte fokus på undervisnings evaluerings og organiseringsformer der øger elevernes udbytte ikke mindst

hos de gymnasiefremmede elever det stiller krav til lærernes kompetencer og lærerrollen skal udvikles yderligere for det tredje skal vi sætte fokus på hvordan undervisnings og arbejdsformer gør mere brug af it sådan at den enkelte elevs faglighed også kan udvikles på den måde for det fjerde vil vi gerne kigge på klasserumskultur inklusion og fraværsbekæmpelse

gymnasiefremmed baggrund men som også sætter fokus på

det fællesskab de er med i

fremlægge en udviklingsplan når vi har haft lejlighed til at drøfte de konkrete initiativer med de berørte parter jeg lægger vægt på at udviklingen skal ske i dialog

med til at realisere planerne i praksis

få men vigtige konkrete forsøg og udviklingsprojekter som skolerne kan byde ind på

regeringens arbejde med fem og halvfems procents målsætningen kan godt føre til flere initiativer hvor justering af reglerne i højere grad kan komme på tale men der må vi afvente resultaterne af disse drøftelser det skal dog ikke afholde os fra at gå i gang allerede nu på nogle af de områder som jeg ridsede op lige før samlet set synes jeg derfor at vi med gymnasiereformen

har fået et rigtig godt fundament som vi i fællesskab bygger videre på for at få

rigtig gode gymnasiale ungdomsuddannelser for fremtiden jeg vil da også her til afslutning nævne

med til at understøtte at vi får et godt gymnasium blandt andet regeringens

med glæde har noteret mig at flere partier har bragt på bane at en god idé at kigge på

behov for et socialt taxameter som netop er et af de punkter som regeringen også har på dagsordenen sådan at gymnasierne får nogle bedre muligheder for at kunne understøtte

fra uddannelsesfremmede hjem jeg ser frem til debatten

sten clod poulsen en kronik i politiken med overskriften undskyld han var forfatter til en bog om reformpædagogik i nitten halvfjerdserne som fik så enorm en succes at den havde afgørende betydning for indretningen af skolevæsenet fra da af men i to tusind og ti sagde han undskyld for den

hærgen som havde gjort de danske skoler dårligere og eleverne dummere det var bare for sent

to tusind og tre var gymnasiereformen blevet vedtaget og den er fyldt med en reformpædagogik der har nogle uheldige konsekvenser formanden for gymnasielærerforeningen har sagt at gymnasiereformen fra to tusind og fem er den største revolution i gymnasiets historie og det tror jeg han har ret i man gik nemlig med reformen endegyldigt bort fra den traditionelle kundskabsskole som byggede på fag med et bestemt pensum

over til læringsskolen bygget op om reformpædagogiske tanker om tværfagligt projektarbejde og fremme af kompetencer i stedet for indlæring af

for reformen har da også medført en række problemer lektorer på universiteterne som aftager eleverne mener at niveauet

ser man på den evaluering af gymnasiet som danmarks evalueringsinstitut har foretaget i to tusind og elleve kan man læse at den faglige viden er ringere nu end før en vurdering der deles af dansk industri det siger også sig selv at den faglige viden begrænses når man indskrænker timetal og pensum i kernefag fordi man afgiver timer til det tværfaglige projektfag almen studieforberedelse forkortet at

og fordi undervisningen i øvrigt hele tiden bliver afbrudt af tværfaglige forløb sådanne forløb tvinges ofte igennem før den særfaglige basis er i orden det skader naturligvis udbyttet af den faglige undervisning men også den tværfaglige lider jo under det studieretningsstrukturen der er gymnasiereformens vigtigste nyskabelse er faktisk en god idé men det tværfaglige potentiale bliver ikke realiseret sådan som en nylig evaluering også viser her kunne man med fordel ændre at

tværfaglighed imellem studieretningsfagene så ville intentionerne

reformen udfoldes på en god måde samtidig med at man undgik at sænke

et faldende vidensniveau er på lang sigt en trussel imod danmark som konkurrencestat og danmark som kulturnation

naturfag og sprogfag har lidt under reformen især er

tysk og fransk voldsomt trængte der er meget der tyder på at problemet hænger sammen med at der er for mange studieretninger at vælge mellem som det er i dag har de fleste skoler mellem syv og elleve studieretninger og enkelte skoler har helt op til atten retninger at vælge mellem i dag er der et sted imellem tre hundrede og fire hundrede studieretninger i danmark flere og flere studenter tager suppleringsfag efter studentereksamen for at få adgang til deres drømmestudium og mange af eleverne indrømmer at de har valgt en forkert studieretning i forhold til deres studium det ville være langt mere ansvarligt at oprette fem seks gode studieretninger med en kerne af fag på højt niveau end at lade den stedse mere fantasifulde knopskydning fortsætte

den sociale arv i form af forældrenes uddannelsesbaggrund har stor betydning for hvordan eleverne klarer sig den tendens er meget tydelig i

at og den overambitiøse tværfaglighed

med fire og tyve timers forberedelse videnskabsteori og tværfaglighed i at

faget foregår i sagens natur på så højt et abstraktionsniveau at kun de børn der i forvejen er trænet i abstrakt tankegang kan være med fra begyndelsen og det er meget svært som lærer at forklare at

videnskabsteori på et fornuftigt begynderniveau undervisningen bliver dermed alt for ofte præget af skjulte koder det vil sige en række antagelser og forventninger som kun akademikerbørnene kender til desuden er en pædagogik der i meget

indre motivation og arbejdet i projektgrupper

ikke i tilstrækkelig grad bruger gentagelsen og hukommelsen også mest

fordel for de børn der har et mål og

motivation med hjemmefra og det er igen ofte akademikerbørnene et andet problem er ordningen med fire og tyve timers forberedelse til eksamen

her er akademikerbarnet jo så meget bedre stillet end arbejder og indvandrerbarnet

det er urimeligt og det er heller ikke godt for samfundet at det forholder sig på den måde samtidig rimer det ualmindelig dårligt med målsætningen om at fem og halvfems procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse en solid gymnasial uddannelse skal naturligvis være tilgængelig

dermed være medvirkende til at udjævne sociale forskelle

vedtagelse som jeg vil

folketinget konstaterer at gymnasiereformen fra to tusind og fem på trods af flere justeringer har haft en række konsekvenser hvoraf nogle er problematiske herunder at der i nogle fag i dag er et lavere fagligt niveau end før reformen

det er blevet sværere at bryde den sociale arv folketinget ser frem til det af regeringen varslede serviceeftersyn af gymnasiet og pålægger regeringen at igangsætte tiltag der kan afhjælpe problemerne for eksempel at afskaffe almen studieforberedelse som eksamensfag afskaffe 24timers forberedelse til eksamen og

i to tusind og tre det var en stor og meget omfattende reform og selvfølgelig er der behov for at vi går tilbage for at se om reformen virker efter hensigten

der er sandsynligvis også behov for et større eftersyn

i den offentlige debat ikke har skortet

holdninger til den gennemførte reform venstre går åbent ind i arbejdet og har ingen hellige køer når bare vi holder os målet i reformen for øje

vi vil holde fast i den politiske aftale fra to tusind og tre hvor der var bred enighed om formålet med reformen et formål der var at styrke og forny kvaliteten og fagligheden i uddannelserne i overensstemmelse med de behov og krav som følger af samfundsudviklingen der står i aftalen omfattende og hastige

forandringer i teknologi og videnskab skaber nye videns og færdighedsområder som skal medtænkes i mål og rammer for uddannelserne fagene og undervisningen og som øger behovet for at udvikle udvikle evner til at arbejde selvstændigt både individuelt og i team og på tværs af fag og fagområder en øget internationalisering inden for teknologi økonomi videnskab kultur og uddannelse indebærer også

udvikling af ny faglighed og relevante kompetencer som matcher behovene i et videnssamfund er helt afgørende for at danmark kan være i front så når ministeren opstarter serviceeftersynet vil venstre holde forligskredsen fast på at kvaliteten og fagligheden skal styrkes der ligger en række evalueringer af gymnasiereformen og hvor rapporten fra

hvad der skal til for at indfri de ambitioner vi var enige om i den politiske aftale hertil kommer at parterne på området også har gode råd og ideer til hvordan vi skal styrke vores uddannelser venstre ved at der til debatten i dag ligger mindst tre forslag til

men vi kommer heller ikke med vores eget vedtagelse vi glæder os dog over at der kommer en revision af reformen og ser frem til arbejdet i forligskredsen et arbejde der bør tage sit udgangspunkt i den politiske aftale fra to tusind og tre

vedtagelse der blev nævnt noget om taxametre og så videre vi synes at

for øje nu skal vi ikke blande for mange ting sammen

åbent ind i det arbejde som ministeren lægger op til men også at høre på hvad parterne på området har at sige

vil ikke lægge os fast på noget på forhånd før vi har haft en drøftelse af de udfordringer vi står over for i forligskredsen det synes

når der ligger tre forslag til vedtagelse i en meget meget bred

godt tage slagsmålet her men det hjælper ikke at slås hvis vi skal løse de udfordringer vi står over for

udbytte og konstaterer at regeringen har iværksat et serviceeftersyn af gymnasiereformen

og høj gennemførelse i de gymnasiale uddannelser

venstre er imod

stod der noget andet end lige at der skulle laves en taxameterreform det var faktisk det vi sådan stejlede mest over

nævnte også i min ordførertale at vi står ved den politiske aftale fra to tusind og tre

vi vil bare gerne gå åbent ind i det samarbejde her og

vil vi gerne sørge for at vi kan mødes et sted og når der er tre vedtagelse som rummer gode ting hver især men også nogle ting som vi ikke kan acceptere så vil vi hellere tage det

en af vores gymnasiale uddannelser

højne det faglige niveau men så synes jeg

faglighed så jeg vil meget gerne høre ordførerens definition

pressen at man mener at der har været et faldende fagligt niveau altså de studerende som har forladt gymnasierne har

med knap så gode færdigheder som man har brug for når man skal læse videre på universiteterne

været nogle universiteter ude at sige at man føler

der er et faldende fagligt niveau og det er jo faktisk en halvskidt start

vi gerne vil tale nærmere om

at give gymnasieeleverne sådan som

er faglighed noget vi måler

hvis man har fulgt undervisningen og arbejdet

kunne få rimelige karakterer men faglighed er jo også at kunne begå sig faglighed er jo også at kunne kombinere den viden man får på tværs af fagene den er også vigtig

faktisk også nævnt i min ordførertale men det kræver jo så også hvis man gerne vil have den faglighed den tværfaglighed som det hedder med et lidt mere moderne udtryk at de lærere som vi sætter til

der har det jo vist sig at der har været nogle indkøringsproblemer og der har jo også været eksempler på at der har været studieretninger hvor man har kombineret for at kombinere ikke for at give et højt fagligt udbytte men mere for at få et skema til at gå op og det var jo ikke lige

for at tage initiativ til denne forespørgselsdebat omhandlende gymnasiereformen nu er barnet

være udmærket at gøre foreløbig status og vurdere dets trivsel og udviklingsmuligheder socialdemokraterne mener grundlæggende at den gymnasiereform som trådte i kraft i to tusind og fem har været en god reform reformen har været til gavn for de fire gymnasiale uddannelser og til gavn for elever og lærere og den har således i store træk fungeret efter hensigten gymnasiereformen brød med den tænkning om undervisning

var ønsket om mere tværfaglighed samt dannelse af et nyt fag almen studieforberedelse der blev stillet skarpt på elevernes studiekompetencer i forhold til at kunne fortsætte med en videregående uddannelse samtidig med at viden og faglig indsigt fortsat skulle vægtes højt gymnasiereformen er altså overordnet

en god reform og opfylder de mål som er aftalt i en bred kreds af folketingets partier reformen opfylder målene om blandt andet at forny de gymnasiale uddannelser i overensstemmelse med samfundets krav og behov om at styrke fagligheden og sammenhængen og sammenspillet mellem fagene om det studieforberedende sigte

internationalisering reformen er blevet justeret i to tusind og ni hvilket er en styrke

og studieretningsprojektet herunder også

vejledningen reduktion i antallet af prøver og tilpasninger vedrørende fremmedsprog regeringen igangsætter inden længe et samarbejde med parterne omkring gymnasieuddannelserne et serviceeftersyn der skal understøtte høj faglighed i de gymnasiale uddannelser

et klart indsatsområde for socialdemokraterne at øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne herunder de gymnasiale uddannelser som udgør den primære vej til videregående uddannelse at få en ungdomsuddannelse er nemlig den bedste vej til videreuddannelse og til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og gymnasiereformen

for at nå målene om at fem og halvfems procent får en ungdomsuddannelse og tres procent en videregående uddannelse behovet

enhedslisten radikale venstre sf og socialdemokraterne

som desuden var et af målene med reformen reformen blev justeret i to tusind og ni med blandt andet tilpasning af almen studieforberedelse folketinget finder det vigtigt at alle elever får et højt fagligt udbytte og konstaterer at regeringen har iværksat et serviceeftersyn af gymnasiereformen som skal understøtte både høj faglighed levende demokrati alsidige kompetencer og høj gennemførsel i de gymnasiale uddannelser folketinget finder det ligeledes vigtigt at alle uddannelsessteder er i stand til at løfte det faglige niveau og ser med tilfredshed på at regeringen har planer om en

rapport fra marts to tusind og elleve siger at den faglige viden er ringere nu end

man deler faglighed op i to dele i studiekompetencer som man

regeringen tager initiativ til et serviceeftersyn og der er der blandt andet også planer om at der skal gennemføres et kvalitetsløft netop med vægt på

i forhold til nye undervisningsformer

jeg mener faktisk

undervejs har været i stand til at justere det blandt andet i to tusind og ni så grundlæggende ser jeg frem til at

kunne betyde at vi kan fastholde en høj grad af faglighed også i

ringere nu end før så det er ikke bare en rent subjektiv bedømmelse

er der også flere af dem der mener at det faglige niveau er lavere

der bliver lanceret her men lad mig så spørge hvordan ordføreren stiller sig til at den sociale arv nu slår hårdere igennem end tidligere det viser sig

eksamensresultaterne at akademikerbørnene klarer sig bedre og bedre

forældre med en høj boglig

hvordan forholder ordføreren sig så til det faktum at gymnasiet skaber

eleverne skal kunne gennemføre gymnasiet og rent faktisk har gymnasiet

pæne gennemførelsestal men det er vigtigt at vi får alle med

gennemfører og efter endt gymnasial uddannelse

rigtig mange også være parate til at gå direkte videre

i dag er rigtig rigtig mange unge mennesker på en ungdomsårgang helt op til halvfjerds procent der søger ind på gymnasierne det betyder også at gymnasierne har flere forskellige elevprofiler end

tresserne var det til sammenligning omkring syv procent af

det stiller gymnasierne over for nogle nye udfordringer i forhold til at rumme de her forskellige eleverprofiler og netop også af den grund er det at vi lægger op til et serviceeftersyn med fokus på at

definition af faglighed eller i

i hvert fald i den offentlige debat

om karakterer og nu har vi jo

ordfører om det også betyder at vi får en

at man kan arbejde tværfagligt

samlet set samlet set erhverver sig en faglighed så

man kan gennemføre en gymnasial uddannelse og og for rigtig manges vedkommende også kan gå videre i en videregående uddannelse

jeg hører fra gymnasierne er at det betyder noget at vi politikere bakker op om deres arbejde gymnasiereformen har været meget omfattende og meget omdiskuteret og jeg tror ikke er nogen der synes at det har været lige let fra begyndelsen men det betyder alligevel noget at vi som politikere står ved det kæmpe arbejde som skolerne har gjort for at få det bedste ud af reformen når vi kigger på evalueringerne slår det

ikke er én samlet evaluering men en række evalueringer af forskellige dele af reformerne evalueringerne viser at dele af reformerne er lykkedes men at der også har været behov for at lave nogle justeringer nogle af justeringerne

regeringen har som man ved taget initiativ til et servicetjek ideen er ikke at gymnasierne kastes ud

grundlæggende reformer men vi skal se efter om der er ting der ikke fungerer og som vi kan gøre bedre

skal vi kigge på overgangen fra grundskole til gymnasial ungdomsuddannelse

hvad det indebærer både når de vælger en ungdomsuddannelse studieretning og valgfag så vi forhåbentlig kan få flere til at vælge rigtigt første gang

om mange andre ting som ligger uden for den her debat i dag er der

mange unge som først går på det almene gymnasium og bagefter på erhvervsskole

til at mesterskaber så alle de ældste skoleelever fik én dag om året hvor de så det bedste fra erhvervsskolerne for det

jo sige meget mere end man kan læse sig til eller blive vejledt

at forbedre undervisningen på gymnasierne vi skal sætte fokus på undervisnings evaluerings og organiseringsformer så alle eleverne i gymnasiet kan lære mere også de elever der kommer fra familier hvor forældrene ikke selv har gået i gymnasiet det stiller krav til lærernes kompetencer og jeg har en vision om at vi bruger det her

til at skabe en rød tråd i det pædagogiske arbejde

til ungdomsuddannelserne vi har rigtig mange dygtige lærere og vi kan arbejde endnu mere målrettet med at forbedre undervisningen ved at bruge forskellige læringsformer

af en række ministre som i fællesskab skal arbejde på fem og halvfems procents målsætningen for nu har vi snakket om den så længe og nu må vi sætte handling bag ordene med til det hører også at vi har et potentiale

at skabe et endnu bedre teamsamarbejde

men en stor del af initiativet skal også netop komme ude fra de enkelte skoler derfor vil vi i

ligesom de andre ordførere helt sikkert også

med parterne om de konkrete initiativer

være relevante i forhold til servicetjekket og tanken herfra er at vi skal lave en udviklingsplan som vi er fælles om for os i det radikale venstre er helt afgørende at vi laver servicetjekket i et ægte

om at de nye studenters faglige niveau ikke er højt nok og at de ikke er godt nok rustet til at

effektive undervisning der var problemet jeg

mig få uddybet om det er det der er tilfældet

ligge bag at

i dag ikke er gode nok til at at de kan

en ting er jo at man har en stærk fagfaglighed og det er

helt afgørende for at man kan læse videre men derudover

også ved den rapport fra eva der viser at det netop er vigtigt at man også som

som er allervigtigst er dels at man skal kunne overskue store mængder stof dels at man skal kunne planlægge sin tid

dels at man skal kunne holde fast i studiet ved at være vedholdende

og studiekompetencer studiekompetencer bliver på nogle punkter

og det er altså åbenbart det som

universitetslærerne til at at være kritiske

de studerende ikke har en stærk nok faglig viden så der er

med en rapport i to tusind og ni der viser at udviklingen i matematik og fysik ikke har været så skræmmende som ordføreren får det til at lyde som om i matematik var det helt overordnet ekspertpanelets vurdering at faget havde udviklet sig i en rigtig retning set i et internationalt perspektiv og også i

man for eksempel skal se matematik i forhold til jo har ændret sig over de sidste ti år fordi der er blevet udviklet en masse it der gør at man kan regne på en helt anden måde det vil sige at det man skal kunne som elev

kunne modellere forskellige ting

se for eksempel faget matematik i den virkelighed

grundskolen og gymnasierne og som det er i

at som elev i niende klasse

skal man kunne se mindst tre år ud i fremtiden for på den måde at være sikker på at man vælger

de rigtige fag som man nu skal bruge til sin videregående

uddannelse på samme tidspunkt kan vi også se af antallet af gsk kurser

hver fjerde gymnasieelev der læser videre

servicetjekket

er at det er en udfordring at vi skal sikre en bedre overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelser

præcis hvordan vi skal gøre er netop det vi skal forhandle i fællesskab i det her servicetjek og den diskussion glæder

opgaven på den måde men jeg synes ikke det er uansvarligt at ordføreren tager den tid

man kan træffe det bedste valg så stor ros til ordføreren for

men vi skal vel også forberede

at de evalueringer vi har fået af at

åbent siger at det har været en stor

lærere og ledelse men at man

også flere ting der peger på at noget af det

at vi gør det noget mere praksisnært og at

får brugt tingene noget mere i virkeligheden skulle

fru lotte rod at gymnasiet selvfølgelig åbner mange

det

af netop gymnasiale uddannelser

ikke kun skal være forberedende til universiteterne

fru marie krarup for at give os muligheden for at diskutere et af de vigtigste emner overhovedet nemlig hvordan vi sikrer flest

unge en god og fremtidssikrende uddannelse

for ordførerens engagement som jeg respekterer uagtet

uenige på nogle punkter

kritikken af markedsgørelsen af gymnasierne jeg synes måske at ordføreren er for

ved taxametersystemet som vi skal se på det står også i regeringsgrundlaget og er godt på vej i vores samarbejde med ministeren

jeg er glad for at dfs ordfører støtter op om

roser loftet på otte og tyve elever og derfor endnu mere

dfs ordfører ikke ville støtte forslaget da vi behandlede det forleden i det hele taget deler jeg

at udjævne sociale skel i uddannelsessystemet lighed i uddannelse er en grundlæggende prioritering for sf formanden for rektorforeningen har udtalt at gymnasierne var tvunget til at asfaltere mens de kørte men så er spørgsmålet jo hvordan vejen ser ud i dag faglighed er og skal være centralt men hvad er faglighed naturligvis er det både at kunne tale og skrive et fremmedsprog lave en litteraturanalyse

også metode kritisk sans kildekritik og informationssøgning i vores informationsalder er det en grundlæggende kompetence at kunne håndtere de enorme mængder usorteret og uprioriteret information på nettet almen dannelse og studieforberedelse har været målet siden atten

halvtreds hvor hc ørsted pointerede at elevernes dannelse ikke kun handlede om mængden af kundskaber men om fornuftens stempel der blev sat på kundskaberne

om gymnasiereformen men vi glæder os samtidig til det arbejde der allerede er igangsat i

der er nok at tage fat på

jeg noterer mig at sf mener at social lighed er vigtig også i

uddannelse men samtidig ser

og det her med fremme af studiekompetencer

lars olsen og jeg har indtryk af at lars olsen er lidt af en guru

og fire og tyve timers eksamen som et eksempel på noget der skaber social ulighed i

uddannelsessystemet det han i sin

at eksamen netop er et eksempel på

akademikerne løber med det hele og

rigtig gode bog om om uddannelsessystemet som jeg

den er som det blev sagt tidligere et lille barn

pointer som ordføreren er kommet med omkring evaluering

også fastslået at det måske er lidt for tidligt at kunne fastslå hundrede procent at det er det der slår igennem

deler ordførerens bekymring ligesom

enhedslistens ordfører også har nævnt det

jeg mener ikke at vi på nogen måde skal trække at

fuldstændig tilbage men at vi godt kan se på udformningen af den jeg tror simpelt hen ikke på at vi kan gå tilbage til en tid hvor det kun handlede om at kunne regne og læse og stave og tale et fremmed sprog vi bliver også nødt til

der der kommer så meget information i dag det er en fuldstændig grundlæggende kompetence

problemet er jo som steen clod poulsen også understreger at man ved en overakademisk

og ikke bruger gentagelsen og hukommelsen så favoriserer

nogle der i virkeligheden har en hel masse med hjemmefra mens dem der ikke har så meget med hjemmefra tabes det er jo simpelt hen undervisningens struktur

en masse kræfter på at give til dem

ikke har og det er noget man kan ændre ved at ændre

strukturen i at ved simpelt

mindre omfattende og for eksempel

henlægge eksamensforberedelser til skolerne så

så det er noget som man kan gøre op med ved at ændre på strukturen og ikke nødvendigvis ved at give sociale

ministeren har givet udtryk for at nu ser vi på det hele vi ser på at

og vi ser på fordelingsudvalg og vi ser på

så gode ungdomsuddannelser som muligt og få flest mulige med

drejes på nogle knapper men jeg synes også det er en lidt sjov debat i dag for

fra dfs og fra venstres side kommer der

er os der har haft magten i ti år men lad det nu ligge for

er sikker på at vi alle sammen gerne vil videre

og som vi skal have på det her område jeg synes måske bare at debatten ikke så meget fra dfs

men herovre fra den yderste højrefløj

inddragende stil og det samarbejde

jeg undrer mig bare en lille smule for nu skal vi jo videre sammen

det er

enhedslisten står uden for det her forlig men det skal jo ikke afholde os fra

de tidligere ordførere har sagt om at det jo

gymnasiale uddannelser

og er rigtig gode

fru marie krarup i at det er afgørende

i vores uddannelsessystem

med til at skabe lighed i samfundet altså at alle har lige muligheder uanset om

pædagoger eller hvilken uddannelse de nu har

det er sjovt at ingen

af den her gymnasiereform

blevet studenter under den

om at netop elever som

den her gymnasiereform er med til at lave det her omtalte serviceeftersyn

oplevet hvordan

nye tiltag i gymnasiereformen fungerer jeg var selv formand for gymnasieeleverne da

og jeg synes at det er afgørende at vi spørger eleverne til råds om hvad de tror der virker og vil virke i forhold til vores gymnasieuddannelser for udgangspunktet

for nogle mennesker hvad er det for nogle elever hvad det er for nogle kommende studerende som kommer ud af vores gymnasiale uddannelser det mener jeg skal være

en tidlig specialisering unge mennesker skal når de vælger deres studieretning også vælge hvilken uddannelse de vil tage efterfølgende og dermed skal de allerede som

skal de jo også forme de første skridt til

femten år jeg tvivler i hvert fald på at jeg var den eneste som ikke helt vidste hvad jeg ville da jeg stoppede i tiende klasse

betydet som venstres ordfører har været inde på at vi har set en stigning i antallet af elever der tager suppleringskurser

muligt at supplere fag op så man kan komme ind på sin drømmeuddannelse for drømmeuddannelsen kan jo netop nå at skifte

femten til man er atten år

synes jeg det er vigtigt at vi har suppleringskurser

se ville være at specialiseringen ikke skete så tidligt

stod som femten årig og skulle vælge

vi får skubbet den specialisering op så synes jeg vi skylder eleverne og

at fjerne brugerbetalingen på de her suppleringskurser netop fordi det ikke skal afhænge af hverken ens egen eller ens forældres pengepung om man kan tage en uddannelse en anden konsekvens

skubber vi ind i at og så bruger vi det ikke ellers

af at forløbene jeg tror at vi kan få meget positivt ud af

en anden konsekvens af gymnasiereformen er at gymnasiet er blevet en smule akademiseret

synes vi det er vigtigt at gymnasiet ikke kun er forberedende til at gå på universitetet

for vi skal huske at universitetet ikke er den eneste vej for studenter

med til at skabe lighed i stedet for at skabe ulighed som det gør i dag som fru marie krarup var inde på

problemet med fire og tyve timers eksamen

den seneste gymnasiereform har som man jo også kan høre på de respektive ordførere haft både nogle positive og nogle negative effekter opgøret med lærernes isolation i klasseværelset var en nødvendig modernisering af arbejdsformen og reformen har dermed givet et skub til et stærkere kollegialt samarbejde og et stærkere stærkere fagligt samarbejde tiden er også løbet fra den privatpraktiserende gymnasielærer og lærerne skal udvikle sig både fagligt og pædagogisk i samarbejde med kollegaerne

stykke vej endnu stik imod hensigten med gymnasiereformen viser undersøgelser jo at mange lærere stadig oftest arbejder på egen hånd når de skal udvikle deres undervisning det tværfaglige samarbejde som der er lagt op til

understøtter vidensamfundet og arbejdsmarkedets ændrede behov

derfor meget tilfredse med at gl har taget initiativ til sammen med lederforeningen at gennemføre et udviklingsprogram som skal sætte yderligere gang i implementeringen af gymnasiereformens intentioner på det her felt

må vi også konstatere at gymnasiereformen ikke har

er tværtimod blevet større og meget anderledes i de senere år derfor synes vi også at det kunne være en idé at

at man bliver lærer på en gymnasial ungdomsuddannelse

pædagogiske og didaktiske udfordring lærerne står for det er noget der bliver klistret på bagefter og det er vi ikke sikker på er den rigtige måde at gøre det på sådan som samfundet ser ud i dag

men taxameteret er i dag med dets fokus på gennemførelsen blevet slidt eller rettere sagt slider det faktisk på det faglige niveau på gymnasierne og

at reformere taxametersystemet med henblik på at sende flere penge til udkantsområder og til gymnasier

mange unge med særlige sociale vanskeligheder

for gymnasieskolen tværtimod gymnasiereformen er fortsat ret ny vi har ikke ret mange årgange at vurdere den ud fra derfor synes vi også at man skal væbne sig med en vis tålmodighed

vi ser gerne at der gennemføres et serviceeftersyn og en evaluering af hvad der eventuelt yderligere kan gøres for at løfte det faglige niveau i gymnasierne vi har en bekymring i forhold til det nuværende meget store antal studieretninger vi vil gerne kigge på også at udvikle prøveformerne yderligere og vi vil gerne være med til at kigge på den faglige effekt af faget almen studieforberedelse vi ved jo at et stigende antal unge bruger tid på supplerende fag efter endt gymnasieuddannelse på trods af at vi

vi ser derfor gerne at antallet af studieretninger forenkles og formindskes og at elevernes muligheder for at sammensætte et fagligt forløb forbedres en eventuel revision eller justeringer af gymnasiereformen synes vi skal ske i tæt samarbejde med også de mellemlange og de videregående uddannelser der skal nemlig skabes et bedre link imellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og vi skal motivere gymnasieskolerne til at se ud over gymnasiets matrikel en gymnasieuddannelse er ikke en afslutning

faldende faglige niveau som dansk industri gør opmærksom på som

gør opmærksom på men jeg forstod ikke hvor det var at ordføreren mente at

at lærernes uddannelse

til at blive lærer

sige pædagogikumuddannelsen er for dårlig hvad var ordførerens bud på det

så mange der gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse

fem og tyve tredive fyrre år siden hvor det kun var en lillebitte del af

til at det faglige niveau falder og hvis vi skal løse den udfordring

se på fagfagligheden men også se på

at de mennesker som bliver ansat i gymnasieskolen kommer til at undervise der

jeg har ingen færdige løsninger på det jeg rejser det bare som en problemstilling

fylder relativt lidt i de uddannelser som typisk fører til at man i lærer i gymnasieskolen

i gymnasiet samtidig med at man altså har lavet en

med en ikkeboglig baggrund så har brug for nogle fastere og tryggere rammer og der er netop de løse rammer

overdrevne akademisering er et meget stort problem så det er en cocktail der må give problemer men jeg

ordføreren rigtigt og jeg deler det

jeg synes sådan set at akademia er fornuftigt og

der tilfører de fleste mennesker et videre udsyn og en dybere indsigt som man kan bruge i alle mulige sammenhænge også hvis man

erhvervsfaglig uddannelse og så videre så jeg ser ikke det med en akademisering som noget dårligt dertil kommer

en hel masse mennesker igennem en gymnasial ungdomsuddannelse hvis man bare slækker på de faglige krav så det er en er rigtig svær

og derfor vil jeg også håbe at liberal alliance som af indlysende grunde ikke er med i den nuværende forligskreds eventuelt bliver inviteret til drøftelserne dem deltager vi rigtig gerne i

godt tænkt da det blev indført

eller udkantstaxametre vi vil hellere se en reform hvor

afsæt i at man på de gymnasiale ungdomsuddannelser

taxameterreform som også kigger på hvordan det lykkes at få de unge bragt videre uanset om det så er på en kort mellemlang eller

de gymnasiale uddannelser

og hvilken indsats

som ikke nødvendigvis har en boglig stærk baggrund derhjemme igennem er ikke nødvendigvis kun et spørgsmål om økonomi det kan også være et spørgsmål om det som jeg nævnte tidligere nemlig det at vi får lærere som er fagligt og didaktisk rustede til at tage imod en bredere kreds af unge

der skal være et tilbud om at få en gymnasial ungdomsuddannelse overalt i landet det er jeg et hundrede procent enig i men jeg tror på at løsningerne kalder på at vi også kigger

for eksempel være

som gør at det også bliver lettere at skifte studieretning og så videre man kan dele lærere på tværs af hvad det er

tale om det ved jeg har fundet sted succes flere steder

at man skal tænke utraditionelt og ikke kun i at tilføre flere midler når vi taler om at

første august to tusind og fem men fra første dag har gymnasiereformen været kritiseret og der er mange der står i kø for at kritisere det er alt lige fra politikere som vi også har hørt her i salen i aften til kritik fra mange lærere til kritik fra aftagerne industrien og de videregående uddannelser vi konservative har også været ude at kommentere gymnasiereformen og det var i form af flere konkrete forslag til hvordan gymnasiereformen kunne ændres forslagene blev udarbejdet af den konservative uddannelsestænketank i tæt samarbejde med vores daværende uddannelsesordfører og det samarbejde har jeg heldigvis overtaget forslagene er flere og jeg nævner ganske kort bare

at antallet af studieretninger slankes så den studerende har en solid faglig ballast

har vist sig ikke at være så anvendelige i den virkelig verden

at altså almen studieforberedelse afkortes til et fag i de sidste to år af gymnasiet og

tredje g kobles med studieretningsprojektet i anden g med det formål at øge fordybelsen og relevansen

give adgang til tilsvarende videregående uddannelser antallet af studerende der har brug for suppleringskurser er steget og det er for højt og det har flere ordførere været inde på her i aften man kan spørge sig selv står det så slemt til som kritikerne siger hvis ikke der er tale om en såkaldt krise i det danske uddannelsessystem

fald tale om en form for paradoks på den ene side forlader femten procent af eleverne folkeskolen og har ikke de basale færdigheder i forhold til at kunne læse regne eller skrive og i internationale målinger præsterer danske uddannelser kun middelmådigt på den anden side

og der er opstillet ambitiøse målsætninger på trods af dette sakker danmark længere bagud i uddannelsesniveau i forhold til de lande som vi skal konkurrere med i fremtiden det er et paradoks jeg tror vi må erkende at det er det faglige indhold som det kniber med i det danske uddannelsessystem og det er fatalt når vi ikke længere bare

vi er her allerede jeg tror vi alle egentlig føler at vi skal gøre noget

vi skal hverken tilbage til den sorte skole eller reformere uddannelsessystemet fuldstændig

vi river alle kendte dele op med rod vi skal derimod forandre det nuværende uddannelsessystem for at bevare de gode ting

nøddeskal vi skal forandre for at bevare

luge ud i de dårlige ting som erfaringen viser

uddannelsessystemet også er kommet til at indeholde et moderne uddannelsessystem kan forene respekten for viden kundskaber og faglighed på den ene side med udviklingen af selvstændighed kreativitet og tværfaglighed på den anden side

de senere årtiers uddannelsespolitik desværre troet at det var tilstrækkeligt at udvikle selvstændighed kreativitet og tværfaglighed og at viden kundskaber og faglighed ville komme helt af sig selv men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt som konservative er vi ikke bange for at sige at vores selvstændige og kreative unge

vi glæder os over at den debat kun er startskuddet vi har lyttet til debatten her

aften og vi kan se at der er en stor velvilje til at ville forbedre vores gymnasier og det er rigtig positivt så vi er fortrøstningsfulde og vi ser frem til

undervisningsministeren indkalder os til møde om ændringer af gymnasiereformen for vi er ambitiøse det er ingen hemmelighed og derfor fremsætter vi også som konservative et forslag til vedtagelse som lyder sådan her

men efterfølgende har været genstand for hård kritik flere steder fra det er til trods for at reformens primære formål var at styrke elevernes faglighed og studiekompetencer kritikken har især handlet om faget almen studieforberedelse

samspillet mellem studieretning og efterfølgende uddannelsesvalg hvor flere studerende i dag har brug for suppleringskurser selv om de har taget den studieretning der øjensynligt skulle give de bedste forudsætninger folketinget pålægger regeringen at være mere ambitiøs end blot at udføre et serviceeftersyn således bør regeringen tage den vigtige opgave på sig at få identificeret de afgørende knaster

summen af de evalueringer der er lavet viser at gymnasiereformen på en lang række punkter lever op

målet da reformen blev vedtaget

illustrere det med et helt konkret eksempel

undervisere i naturfag der var meget bekymrede for at

svække naturfagene selv om målet var præcis det modsatte

er evalueret at det heldigvis ikke er gået sådan naturfagene er faktisk blevet styrket

blevet styrket på en lidt anderledes måde

bare for at illustrere hvad vi egentlig taler om når vi

sket en stigning i antal studenter med to a niveau fag i naturvidenskab det er ikke sket men der er altså heller ikke sket et fald

er der langt flere elever end før der nu kommer ud med kombinationen matematik a fysik b og kemi b som giver direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige studier så har det jo styrket naturvidenskaberne

det handler om en anderledes måde at se på faglighed der er flere der kommer ud med naturvidenskabelige kompetencer til at kunne starte på en videregående

der var før men man kan ikke sige at

gerne og bioteknologi indeholder det der giver adgang til en række naturvidenskabelige fag

forsøg med nemlig geovidenskab på a niveau tiltrækker på samme måde nye grupper af studerende til de naturvidenskabelige fag fordi man tænker dem lidt anderledes

en eva rapport som siger at nogle

eva rapport der blev lavet på det tidspunkt nemlig at at det som reformen introducerer er et nyt faglighedsbegreb som indebærer en række gevinster

det faglighedsbegreb der var fremherskende før reformen fordi det der kombinerer er nogle andre typer studieretninger herunder

bedre til at studere

en kommentar til enhedslisten der har været optaget af

starte på en videregående uddannelse men på hele viften af videregående

at justere i forhold til almen studieforberedelse som har været et stort

man skulle kigge på selve beskrivelsen af almen studieforberedelse fordi det

lidt på sådan et et minibacheloruniversitetsniveau og

også i gang med at kigge på hvordan man får det

med en overskrift der hedder faglighed skal være for alle

undervisnings evaluerings og organiseringsformer

fuldstændig rigtigt som det også er blevet sagt af flere at der er nogle elever

mere strukturerede undervisningsforløb og vi ved at klasserumsledelse i folkeskolen betyder rigtig

det vi gerne vil kigge på i udviklingsprogrammet

er nødt til at tage et gymnasialt suppleringskursus når de er færdige det vil vi også inddrage

vi kan for det første tage en diskussion det

min kollega uddannelsesministeren med universiteterne som har lavet nogle ret ret specifikke adgangskrav som

det de havde troet vi vil selv gå i gang med at vi kan lave en eller anden slags mærkningsordning sådan at

de studerende bliver lidt bedre vejledt når de vælger studieretninger

videre uddannelse og endelig vil vi se på mulighederne for

efter at man har afsluttet sin gymnasieuddannelse

noget der skal kigges på og det er også noget som vi allerede nu har taget fat på

egentlig gerne afslutte med at sige at det jeg hører er en

en gymnasiereform som løfter ret mange elever

har evnerne men som har brug for en lidt mere håndholdt indsats hvis

her får man ikke vejledning i dag vi skal kigge på hvordan man i højere grad kan få noget vejledning så jeg synes der har været masser af ideer som ligger meget i tråd med det som regeringen gerne vil gøre

med serviceeftersynet af gymnasiereformen men med det udgangspunkt at vi faktisk har fået en rigtig god reform som har løftet

at få nogle rigtige kompetente unge mennesker

af ting man skal kunne

en videregående uddannelse og når man skal være en rigtig god medarbejder ud på arbejdsmarkedet hvor det ikke kun er kernefagligheden

både kernefagligheden og evnen til at kunne sætte det i spil i forhold til andre fag og evnen til at kunne arbejde sammen på nye måder

kan levere den viden og de produkter der

i et levende demokrati i en globaliseret verden og ministeren om det er noget som kommer til at skinne igennem

ændringer vi kan gå i gang med her og nu uden

det er de overskrifter som jeg nævnte

en ny runde i efteråret hvor vi så har god tid til at drøfte hvad vi ellers

for at komme helt i mål med at få en rigtig god gymnasieuddannelse så der bliver rig mulighed for indspil i forhold til den næste proces vi har simpelt hen valgt at dele det i to sådan at der er nogle ting som vi mener

læse at det er afgørende at vores unge mennesker og elever

demokrati så skal jeg forstå

til hvordan man kan styrke elevdemokratiet noget af det konkrete de pegede på

de forskellige elevbekendtgørelser der er alt efter om man går på den ene eller den anden

ligefrem skal være en del af udviklingsprogrammet er jeg såmænd ikke sikker på

vi kan kigge på på nogle af de ting allerede nu men vi er

at man er nødt til at se på de her evalueringsrapporter

det er et politisk valg hvad man

mest vægt på i gymnasiereformen lægger man mest vægt på studiekompetencerne det vi ser i

at den faglige viden er blevet mindre og det siger evalueringsrapporterne jo også det er det der bekymrer det er det man kan se fra dansk industris og fra

bedre til at samarbejde og bedre til at finde viden på internettet

man havde før reformen så den del af fagligheden er tilsyneladende

studiekompetencerne er blevet så meget bedre

blandt andet jens oddershede fra syddansk universitet

rektorformand der har sagt at at det de oplever

studiekompetencen er blevet bedre

fordi de hurtigere kan sætte sig ind i det stof de så skal lære jeg synes at det der er vigtigt er at vi selvfølgelig også

der går igen i de evalueringer der er

kompetencerne det var derfor jeg brugte eksemplet inde fra naturvidenskaber men det er også korrekt at en af evalueringerne peger på

i nogle af fagene er kernefagligheden

lidt mindre kernefaglighed i nogle fag holdt op imod

langt dygtigere til at kunne sætte sig ind i at arbejde med fag også når man sætter dem i spil i forhold til hinanden

at det skal være nogle rigtig kompetente unge mennesker der kommer i gang og gennemfører en videregående uddannelse kan man jo ikke lave sådan et facit på det det er i sidste ende et politisk spørgsmål der synes er vigtigt at understrege at de mål der var med gymnasiereformen ser ud til

viser evalueringerne så også at det godt kan være at de har studiekompetence

samarbejde har evnen til at finde ting på internettet tværfaglighed

men de har ikke den faglige viden og de mangler vedholdenhed det er en studiekompetence

meget stort problem når man begynder på en ny uddannelse hvis man ikke har faglig viden og man samtidig mangler vedholdenhed

styrket generelt det er blevet smurt tyndere ud

studieretninger er måske ok men er det ikke et problem at vi har tre

studieretninger i danmark altså så kan det godt være at der er nogle af dem der er stærke med det naturfaglige men er børnene i stand til at gennemskue det som femten årige

høre ministerens holdning til her til sidst

et fald i antallet af elever der har to højniveaufag til til gengæld er der kommet væsentlig flere som har tre naturvidenskabelige fag i en kombination så det giver adgang til en

videregående uddannelse inden for naturfagene så det er faktisk samlet set blevet styrket

studieretninger undskyld må

at gymnasiereformen trådte i kraft for der var der et helt væld af studieretninger der blev

højniveaufag sådan som jeg husker det så man har jo haft fokus på det og jeg mener at det fungerer godt nu for det det giver også en mulighed for forskellige profiler til de forskellige gymnasier

et ret stort udbud af videregående uddannelser som de unge har en

har bedt om ordet så vidt jeg kan se i hvert fald

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på torsdag den nittende